i dag er der følgende anmeldelse martin henriksen

vedtagelse og der kan stemmes nu

slutter afstemningen for stemte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

hundrede imod stemte otte

lovforslaget er vedtaget

det er ikke tilfældet

for stemte seks og halvfems imod stemte fem

en lempelse af familiesammenføringsreglerne det beklager vi dybt

den socialistiske regering vedtager formentlig om et kort øjeblik sammen med enhedslisten og lidt overraskende liberal alliance at pointsystemet herunder beskæftigelseskrav sprogkrav og uddannelseskrav bortfalder og samtidig med dette lemper man tilknytningskravet samt den økonomiske garantistillelse

og på sigt vil en lempeligere udlændingepolitik ligeledes medføre stigende offentlige udgifter det ved vi og derfor kan det undre at regeringen enhedslisten og ikke mindst liberal alliance i en tid med økonomisk krise insisterer på at gennemføre en lempeligere udlændingepolitik jeg synes at liberal alliance er utroværdige i forhold til den økonomiske politik og i forhold til udlændingepolitikken denne regerings udlændingepolitik vil føre til stigende offentlige udgifter og det har den konsekvens at andre områder inden for velfærdssamfundet for eksempel sundhedsvæsenet folkeskolen eller ældreplejen må holde for

anerkender vi naturligvis at der under visse forudsætninger skal være mulighed for at blive familiesammenført til danmark vi ønsker at alle udlændinge uanset hvor de kommer fra skal være i stand til at forsørge sig selv og vi ønsker at belønne de udlændinge som er selvforsørgende og som enten arbejder eller har taget en uddannelse

og det er det som et flertal i folketinget med en vedtagelse af dette forslag gør op med

og jeg håber at det kommende folketingsvalg vil give dansk folkeparti de nødvendige mandater til uanset hvilken regering der måtte sidde at presse resten af folketinget til igen at føre en stram udlændingepolitik i dette tilfælde hvad angår familiesammenføringsdelen jeg opfordrer folketingets medlemmer til at stemme nej til lovforslaget

regeringen til at føre den stramme udlændingepolitik som de både før og efter valget har sagt

gjorde min kollega fra liberal alliance herre joachim b olsen opmærksom på at liberal alliance ikke umiddelbart kunne tilslutte sig lovforslaget herre joachim b olsen understregede også meget kraftigt at liberal alliance er imod pointsystemet for familiesammenføringer

set ikke selve afskaffelsen der afskrækkede os fra at slå til med det samme

med et af de mange skattestigningsforslag som folketingets øvrige partier

og det har vi fået afklaret at det ikke gør og det tilfredsstiller jo meget et parti som liberal alliance for skattelettelser ligger os meget på

om tre år vil det være sådan at hvis ikke

skal vi tage initiativer der sørger for

blandt de familiesammenførte stiger

liberal alliance fordi netop beskæftigelse og selvforsørgelse er noget der ligger os meget på

talt imod det pointsystem som den tidligere regering indførte og vi lovede vælgerne at vi ville afskaffe det hvis vi fik mulighed for det på den baggrund er vi glade for den aftale vi har indgået med regeringen og enhedslisten og vi kan så

at vi på den baggrund stemmer ja

en socialdemokratisk justitsminister var i stand til at berolige

på de offentlige udgifter det kommer lidt

ordførertale under førstebehandlingen af det her lovforslag så vil jeg bare høre om ikke

b olsens ordførertale under førstebehandlingen så man behøver ikke komme og

andre brudstykker jeg vil sige at det jo er på den baggrund vi har haft en snak med regeringen og er dermed blevet beroliget

at dette lovforslag ikke er finansieret ved skattestigninger som for eksempel den bilafgiftsstigning som dansk folkeparti har været med til at vedtage og

at få til at stige for liberal alliance er i modsætning til dansk folkeparti

begynder at tale om energiafgifter og bilafgifter

afslører det måske nok at man har en lidt dårlig sag

liberal alliance ved førstebehandlingen af det her lovforslag

de offentlige udgifter det vil ikke være noget der bidrager positivt det vil være noget der bidrager negativt

justitsminister har været i stand til at bilde liberal alliance ind at en lempeligere udlændingepolitik ikke vil medføre stigende offentlige udgifter sådan har det jo været i rigtig rigtig lang tid og sådan

liberal alliance skulle være et parti af særlig uvenlig karakter

og jeg kan oplyse herre martin henriksen om at når der er elementer i en pakke som man ikke er i

det fordi man laver et kompromis og det må man jo nogle gange leve med det er så tiende gang vi har gjort det med den her regering vi gjorde det over halvtreds gange med den forrige regering så det

så vil jeg sige at jeg er glad for at vi kan leve

nemlig at vi ville afskaffe pointsystemet for familiesammenføring for vi har det sådan i vores parti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

for stemte

hundrede og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

ønsker nogen at udtale sig

lovforslaget er enstemmigt vedtaget

drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er

ikke tilfældet så er forhandlingen

vi slutter afstemningen for stemte otte

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af et flertal udvalget med undtagelse af enhedslisten

nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

for stemte

hundrede og syv

ønsker nogen at udtale sig

vi slutter afstemningen for stemte seks og fyrre

herre kim christiansen som ordfører for dansk folkeparti

regeringen ikke kan støtte det her

hult argument at bruge i og med

sanktion er sådan set ikke trådt i kraft

det andet dårlige argument er jo at det her

set nogen bevisførelse for derfor vil jeg gerne bede om at vi får lovforslaget tilbage

bede regeringen om

nede i eu om det her virkelig kan være en teknisk handelshindring det må vi jo kunne få et svar

op om det her beslutningsforslag

forhandlinger om afbrydelse foregår efter reglerne for korte bemærkninger er der nogen der vil udtale sig i den anledning

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet så vi går til afstemning

stemte fem

forslag som der var et stort og positivt engagement

egentlig rammer ganske godt idet vi her at et erhverv som er sikret imod udflagning det er svært at udflage danske restauranter og det er svært at udflage danske hoteller

noget som helst om hvordan man konkret vil anvise de mange penge der skal til for at det her

offentlige besparelser som så skulle gå lige op med de penge der skulle gives til den her branche

at det ville have været dejligt

så vi alle sammen havde haft en chance for

de gode og sikkert meget velmente initiativer som ligger bag det her beslutningsforslag

der godt kan skaffes nye arbejdspladser i danmark

men vi stemmer nej til beslutningsforslaget

villige til at prioritere konkurrencevilkårene for hotellerne og restaurationerne i danmark

det har man ikke ønsket man har ikke ønsket at gå glip af muligheden for at

og at bruge penge på alt muligt mellem himmel og jord

så man kunne prioritere det at gøre turisterhvervene i danmark konkurrencedygtige vi tager til efterretning

økonomiske præmisser som ligger bag finansieringen af det her

ikke et sekund i tvivl om at der ligger mange dynamiske effekter

og alt muligt andet og flere udenlandske konferencer i

til stockholm london og berlin

en helt legitim og sober finansiering af det her

foregå ved offentlige besparelser

eneste argument vi har imod det her beslutningsforslag

en helt fast sober og legitim finansiering

regeringen har netop i dag spillet ud med en plan en to tusind og tyve plan

de kommende år frem til to tusind og tyve vil øge det offentlige forbrug

om året

er at man skal prioritere et andet formål

turisterhvervs konkurrenceevne ved ikke at øge det offentlige forbrug helt så meget det er ikke en nødvendighed at man sparer for at man gennemføre dette forslag man skal blot ikke øge det offentlige forbrug helt så meget som man ellers havde tænkt sig

kunne være med på

ikke var fordi man ikke var villig til at prioritere dette emne

vi slutter afstemningen for stemte fem imod stemte

det er ikke tilfældet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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til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

den samme tale som min kollega

lykke friis gjorde for to uger siden for der handlede det

førstebehandling af finanspagten og i dag handler det om budgetloven det de to har tilfælles

er at begge lovforslag

om økonomisk snusfornuft kernen i både finanspagten og budgetloven er at sætte sunde økonomiske rammer op for de beslutninger som vi politikere skal træffe og træffer og med budgetloven sikre

også efterleves i

at de økonomiaftaler der blev indgået

blev efterlevet det har ikke været tilfældet og derfor er den offentlige sektor også kommet til at fylde mere end der var

overholder de budgetter vi lægger og det gælder altså både for den kommunale økonomi for regionerne og for staten

tal på hvad det er det offentlige forbrug må være

incitamenter op der sikrer at rammerne også bliver overholdt

at vi ikke bryder det loft vi har sat for den kommunale regionale og statslige økonomi så budgetloven er et fundament for en sund økonomisk

et godt værn for når man ser på hvad den nuværende finansminister lavede af

valgkamp så vil vi med den her budgetlov sikre at det ikke gentager sig for selvfølgelig kan man en dag som i dag glæde sig over at regeringen har besindet sig og lagt en to tyve plan frem der forholder sig til virkeligheden

andet end økonomisk ansvarlig

var underfinansieret med tyve milliard kr og

finansministeren nu lægger frem vil forhindre kunne gentage sig

virkelig over det er en tryghed for alle især for danskerne jeg glæder mig også

udmøntningen ligger et politisk forlig

denne budgetlov er enige om at den ikke kan ændres medmindre alle partier er enige det betyder at enhedslisten ikke vil kunne få indflydelse på budgetloven at svage sjæle i sf

at vi må forvente

falde hårdt på bagdelen slå sig og erkende

så kan man ikke have den slags uansvarlige holdninger

mig over og ellers møder vi gerne op

vi har gjort med denne budgetlov

over at budgetloven i sin struktur er fuldstændig identisk med de tanker som den tidligere regering havde på området

skiftet holdning og overtaget de tanker den tidligere regering havde

der blev sagt fra den nuværende

da vi lancerede ideen om en budgetlov

økonomiske råd at vi synes det er fint at vi får et uafhængigt organ der også kan følge med i overvåge sikre og kommentere at vi politikere overholder den budgetlov vi selv har vedtaget altså at

råd kan komme med kritik anbefalinger og gode råd men det er os politikere der fastlægger den økonomiske politik men udover at have embedsmændene i finansministeriet til at lave vurderinger af dansk økonomi ud over at de selvfølgelig også vil skulle vurdere hvordan det går med at overholde

synes jeg det er glimrende at vi også får et uafhængigt økonomisk råd til at lave og foretage den samme

kigger regeringer efter i sømmene og holder os folketingsmedlemmer orienteret om hvad der er fakta i den førte økonomiske politik så venstre

bakke op om begge lovforslag

det var den tidligere finansminister der satte arbejdet i gang det blev kritiseret hårdt af den nuværende regering men som på så mange andre områder har det at der er blevet lagt lidt afstand til alt hvad der blev sagt før valget fået regeringspartierne til at besinde sig lidt og se fornuften i de tiltag vi arbejdede med og de ønsker vi havde om at sikre en ansvarlig økonomisk politik

siger vi tak til venstres ordfører herre john dyrby paulsen som socialdemokratisk ordfører

jo alle sammen godt det der med

ikke bare i privatøkonomien men også i danmarks nationaløkonomi

også baggrunden for at vi nu behandler forslag budgetloven

har høstet op gennem nullerne omkring styring af budgetterne og såmænd også de erfaringer som socialdemokraterne og radikale høstede op gennem nitten halvfemserne omkring styring

budgetter vi har set at de reelle regnskaber ligger langt over det der var budgetteret med i hvert fald stigningen i dem og det siger sig selv at det ikke er holdbart på lang sigt derfor har der længe været snak om behovet for en budgetlov derfor har vi nu en konkret behandling af et konkret forslag til en sådan altså en budgetlov

går på to ben pointen er at der skal være balance i den offentlige økonomi der skal være tillid til at der er balance også på lang sigt der skal være tillid til at de budgetter der bliver lagt

den ene side af sagen og den anden side af den konkrete udmøntning nemlig

sørger for at den tillid er der

gennemføre konkrete udgiftslofter for de offentlige

på den måde er budgetloven sådan set en ramme omkring de offentlige budgetter der er i tråd

tyve plan og holdningen og ånden i den

og tyve plan som regeringen netop

det er ikke småting vi snakker om i den her sammenhæng det handler

blandt andet om hvilket renteniveau vi har i danmark og udlandets tillid

derfor er det helt helt afgørende at vi også på det her område har nogle regler der er gennemskuelige og klare for hvordan vi ser den offentlige økonomi udvikle sig og hvad vi konkret gør hvis der sker et

i den offentlige økonomi som gør at vi ikke får de budgetter vi havde fastlagt

det er et spørgsmål om at vi også selv vedtager nogle spilleregler så vi ved hvad der sker når nogle budgetter eventuelt måtte

det der ligger i budgetloven er at vi tager fire års rullende budgetter og siger at som vi ser det nu og fire år ud i fremtiden

det sådan vi ser de offentlige budgetter

sådan at vi indretter de udgiftslofter vi vil have i de offentlige

to streger under facit ikke længere er nok specielt ikke når facit er forkert fordi så kommer der nogle mekanismer der øjeblikkelig træder i kraft og siger kære venner

men facit er forkert tilbage til studereværelset om igen og kom tilbage når facit

kan man ikke bare gøre det ud af den blå luft man er nødt til at have

positiv og i plus og ikke

negativ og i minus fordi man synes det er fornuftigt at give ufinansierede skattelettelser fordi man tror at ufinansierede skattelettelser automatisk giver mere vækst og bedre økonomi

det modsatte så er det også vigtigt at sige at den budgetlov vi laver nu indeholder bestemmelser om at vi skal lave udgiftslofter men de udgiftslofter fastsættes ikke i budgetloven den øvelse har vi til gode til et senere tidspunkt og det skal der såmænd nok komme meget debat og meget sjov ud af

det også vigtigt at sige at der er nogle ting der er undtaget for de her udgiftslofter den måde vi har indrettet den danske økonomi

det danske velfærdssamfund på betyder at når vi har en lavkonjunktur altså når der bliver flere ledige og vi mister job så får vi automatisk flere udgifter

ledighedssystemet til beskæftigelsesindsatsen og til kontanthjælp

ikke sådan at nogle andre områder med det samme skal holde for

at vi ikke løber ind i den fælde for så ville dansk økonomi få det overordentlig svært så vi satser på det vi kan styre vi satser på udgiftslofter på driftområdet inden for statens område vi satser på andre styringsmekanismer inden for det vi kalder indkomstoverførselsområdet og det betyder jo at hvis statens driftsudgifter af en

det ikke folkepensionisterne der skal holde for

det er fornuftigt og det er rigtigt og så skal man huske at budgetloven jo ikke er et mål i sig selv men er et styringsredskab så vi bliver bedre til at styre økonomien og det bliver mere synligt

derfor vil der også være en mulighed for finansministeren til at gribe ind hvis det går skævt og en mulighed for

til at gribe ind meget hurtigt

meget konkrete tiltag hvis det går skævt så vi sikrer og er fuldstændig på det rene med at vi har styr på økonomien også på lidt længere sigt budgetloven starter i virkeligheden fra budgetåret to tusind og fjorten det vil sige den første januar to tusind og fjorten men vi forsøger allerede fra to tusind og tretten

implementere nogle af de her mekanismer

statslige niveau man kunne nærmest kalde to tusind og tretten for sådan

prøveår og det er jo godt nok og fornuftigt at vi lige afprøver det i øvrigt er der også indeholdt den mekanisme i loven at vi i to tusind og atten og to tusind og nitten tager loven op

budgetloven her behandler vi et lille forslag om at det økonomiske råd skal være

i mere formelle rammer det er jo sådan at det økonomiske råd også har vurderet dansk økonomi og holdbarheden i dansk økonomi indtil nu nu bliver det lidt mere formelt og det er der kun grund til at

hilse velkommen samlet set er vi tilbage til at hvis pengene

bestemmer vi ikke selv i danmark skal pengene passe vi skal bestemme selv og derfor hilser socialdemokraterne selvfølgelig budgetloven

huske at s og sf for et år siden fremlagde et stort politisk udspil under overskriften fair løsning

var brug for en vækst i de offentlige udgifter på en

huske at der i det udspil blev skrevet at de en

set en hel del siden for et år siden vi har oplevet en ny regering vi har overtaget en økonomi som var noget værre end nogen havde regnet med vi har nogle betydelige udfordringer i forhold til bare den kortsigtede udvikling i dansk økonomi vi har overtaget

et hul om jeg så må sige i forhold til den nuværende finanslov for bare et par måneder siden vurderede vi det til at

nu bliver det måske lidt større det er stadig meget meget meget stort vi har lavet en finanslov hvor vi har skabt ellevetusind arbejdspladser i år vi har lavet en energiaftale

anderledes det afspejler sig også i den budgetlov der nu ligger men man skal hele tiden holde fast i at den budgetlov der nu ligger jo er rammen den ramme skal fyldes ud blandt andet med de konkrete udgiftslofter for to tusind og fjorten to tusind og femten to tusind og seksten og to tusind og sytten og det er vi altså ikke nået til og det er ikke en del af den

firs milliard kroner underskuddet nu for i år har jeg forstået er vurderet til cirka fem og halvfjerds milliard

man kan da godt glæde sig over det det pudsige er jo så at det skal bruges som argument

s og sf skrev i deres program for under et år siden ikke længere står ved magt hvad er det helt afgørende der er ændret siden man nu ikke vil skrive et vækstmål for den offentlige sektor ind i en budgetlov man skriver at der skal være en vækst på en procent årligt i de næste fire år dette ville man skrive ind i en budgetlov nu behandler folketinget i dag forslag til budgetlov det fremgår ikke af det

det de sagde for under et år siden er en del af det

procent i vækst i offentlige udgifter som man så har præsenteret i dag

så en del af budgetloven så så kunne der været den sammenhæng i det hvordan skulle det forstås at man for mindre end et år siden sagde at det vækstmål man havde for den offentlige sektor skulle skrives ind i

sandheden er jo at da vi lavede sidste års finanslov var det skønnede underskud på hundrede milliard kroner lad det ligge

vi nu er i gang med er en rammelov inden for den budgetlov skal der vedtages nogle udgiftslofter på de forskellige områder og det er jo der vi kommer til at diskutere hvad udgiftslofterne

og dermed væksten eller udviklingen i de offentlige budgetter så hvis der skal skrives noget ind

det jo i den sammenhæng og ikke i forbindelse med rammebudgetloven som vi behandler nu der er man jo velkommen til at have alle mulige ønsker også fra dansk folkepartis side til hvordan de

er jo den diskussion vi tager der

vi behandler i dag det fremgår meget klart af bemærkningerne til det lovforslag vi behandler i dag derfor er

dahl stiller netop det spørgsmål

kristian thulesen dahl burde jo vide at den budgetlov vi behandler nu er en rammelov og at udgiftslofterne forhandles på

konkret hvad er det der er ændret i den socialdemokratiske verdensopfattelse

procent det skal skrives ind i en budgetlov nu er man så kommet i regering

tyve plan som er nede på

det der er sket i den socialdemokratiske verdensopfattelse siden man for et år siden meget præcist beskrev at man ville gå til valg på en procent i væksten i den offentlige sektor i dag kan man ikke engang skrive

vi fordi der er lavet en aftale mellem regeringen venstre og konservative i den aftale står meget konkret

de enkelte år ikke er en del af den aftale derfor kan man

indskrive noget som helst om vækstønsker eller krav eller noget som helst når man fastsætter udgiftslofterne på de enkelte områder altså staten kommunerne og regionerne derfor er det jo et lidt

lavet en aftale om at den her budgetlov vi nu behandler er en rammeaftale og den skal danne rammerne om de udgiftslofter der kommer på et senere tidspunkt så det her er styringen

at være regeringens bud på hvad udgiftsloftet skal være nemlig nul procent

arbejder for skal være udgiftsloftet inden for budgetloven men for et år siden da man sad i opposition før valget mente man at der var plads til en

en vækst på en procent i

er mindre end det der var på det tidspunkt

et folketingsvalg så siger man så med det argument at

rammerne for hvilken indgriben

hvis den offentlige sektor ikke overholder de budgetrammer og udgiftslofter der altså bliver fastsat

senere tidspunkt det herre jacob jensen nu spørger om

den diskussion tror jeg vi skal tage i et andet forum jeg ser nu i øvrigt ikke nogen speciel usammenhæng i forhold til de planer vi har fremlagt tidligere med hensyn til at det der er behov for i danmark er at skabe vækst og arbejdspladser og i øvrigt sørge for på bare lidt længere sigt at arbejdsudbuddet i danmark matcher det behov der måtte være arbejdskraft det er fokus det har det også været i

økonomien har ændret sig markant

jeg synes den største overraskelse ved at se to tyve planen er at der ikke er meget nyt

er at man har trukket fem tusind danskere ud af arbejdsmarkedet med finansloven som regeringen selv har lavet eller sagt på en anden måde

at det var et håndværkertilbud

er at man overtog et fornuftigt hus men glemte

være og et hus skal indrettes jeg forstår at venstres standarder er noget lavere end dem vi har men lad nu det ligge så siger venstres ordfører

er meget overraskende at der ikke er noget nyt det kan godt være hvis det ikke er nyt at vi øger ambitionen med hensyn til uddannelsesniveauet i det her land

hvis det ikke er nyt at vi vil skabe hvad der svarer til

og firstusind nye arbejdspladser i det her land ja så er der ikke noget nyt

at vi hiver danmark ud af den her krise og ud af helt ærligt den den økonomiske sump som vk havde hevet danmark med ned i blandt andet fordi vk jo lod en overophedning uden lige af dansk økonomi finde sted

tusind og fem til to tusind og otte så er der ikke noget nyt

fem milliard kroner til nye initiativer og omprioriteringer

skal jeg fra herre peter christensen

at der ikke er sket noget at vi ikke har gjort noget siden valget

genlæse finansloven der skabte vi ellevetusind arbejdspladser i år vi har lavet en energiaftale som skaber mindst syv tusind arbejdspladser i år og vi kunne nævne meget mere der er sket en masse nyt men det virker som om venstre har siddet på hænderne eller rettere ørerne og øjnene de sidste seks måneder

om hvad regeringen havde af ønsker til omprioriteringer og til besparelser men

væk fra de mange løfter man gav danskerne

at den største forværring af dansk økonomi der har været siden valget

den finanslov regeringen selv har gennemført

fremadrettet så

var på grund af krisen

og tyve plan der nu er lagt frem jeg forstår

viske den her overophedning af dansk økonomi og den meget dybe krise som

bort men sandheden er jo at danmark er blevet enormt hårdt ramt af krisen og sandheden er at vi har et hestearbejde foran os for at trække os ud af krisen

den krise skal overstås

mindst to pointer i mente den ene er

styr på økonomien vi skal altså op på balance igen

også sørge for at ikke mindst de unge får en uddannelsesplads og en læreplads og et job efterfølgende

og tyve planen gør og det er det jeg savner at venstre i

fra herre john dyrby paulsen

er der har gjort at den nuværende regering ændrer sit udgiftsniveau fra en procent til nul procent og vælger at spare tyve milliard kroner

vælgerne til rød blok må spørge hvorfor så siger man at man har et hestearbejde at gøre ja hestearbejdet består i at man

fem milliard kroner og forringet vores arbejdsudbud det er det hestearbejde regeringen har givet sig selv

det vel i omegnen af en regning på

per husstand i det her land det er den regning der er sendt videre men men jeg forstår godt at vk gør alt for ligesom at udviske det faktum men sandheden er jo at vi bliver nødt til at se fremad og den her regering har fra dag et sat sig det mål at

styr på økonomien og samtidig skal vi skabe job og beskæftigelse i det her land og på lidt længere sigt

til at løfte de arbejdsopgaver der forhåbentlig kommer i det her land

og tyve planen sætter vi en tyk streg under

lidt slørede billede

sige nej vk gjorde det ikke godt økonomisk vi overtog en betydelig udfordring og den er vi i gang med at løse

kom i arbejdstøjet og ville hjælpe os med at løse den

tyve planen er vi jo ikke færdig med den indikerer nogle løsninger men de skal først til at blive forhandlet

procent i vækst med den røde regering i forhold

så må jeg bare minde om at da vi sad med ansvaret for økonomien annoncerede vi alle de her problemstillinger men det tog man maksimal afstand fra både herre john dyrby paulsen og rød blok i forening de anerkendte ikke de problemstillinger der var og jeg kan bare sige med hensyn til overophedet økonomi at havde den nuværende røde regering haft

udfordringen været dobbelt så stor fordi man skældte

for ikke at bruge penge nok men sagen er at

om er hvad er det for et svar man giver til de socialdemokratiske de socialistiske vælgere hvorfor er det at man nu sparer de tyve milliard

skældte ikke vk regeringen ud for ikke at bruge penge nok vi skældte vk regeringen ud specielt

en mere stabil økonomi det er på plads

procent og og den nuværende regerings nul

opfordre venstre og konservative til at læse lidt videre altså vores

tyve plan er jo andet end vækst i den offentlige sektor

det er en fornyet indsats på uddannelsesområdet det tror jeg i øvrigt at venstre og konservative er enige i det er fornyede initiativer på vækst beskæftigelse

men det er jo et spørgsmål om at sige

den ene side af sagen den anden side af sagen

finde pengene til at løse den her udfordring og det er derfor at vi

store udspil fra regeringen nemlig den her såkaldte

økonomien frem til to tusind og

men en af grundene er jo altså som jeg også var inde på tidligere

herre john dyrby paulsen at

socialistisk folkeparti fra maj måned sidste år altså

procent årligt de næste fire år

dette vil vi skrive ind i en budgetlov

behandling nu

ikke fremgår en vækst i de offentlige udgifter de næste fire år på en

procentpoint og uanset hvordan man så

herre john dyrby paulsen og andre ja så

man vil vil have gennemført hvis man kommer til

ikke gennemført med den budgetlov vi har nu så får vi en sludder for en sladder om

jo bare en ramme og det kommer senere jo jo men indholdsmæssigt

at man ville kræve en vækst i de offentlige udgifter på en

procent som noget der var helt afgørende nødvendigt for

så har man i dag fremlagt et udspil i den her såkaldte

og tyve plan hvor man altså skriver at det offentlige forbrug skal stige med godt nul

både først og sidst på måneden tror jeg økonomi og indenrigsministeren vil betegne

i forskel derfor er det jo ikke mærkeligt at der er ganske mange der interesserer sig for

siden man kan ændre så afgørende på sine forudsætninger

man gør det jo næsten uden blusel jeg kan godt se på det pressemøde der

jo svært det var noget med et underskud på statens finanser i år

seks og firs milliard var det vurderet til og nu er det vurderet til fem og halvfjerds milliard kroner det er jo altså faldet men alligevel så fordi det i mellemtiden

er det blandt andet årsagen til at man åbenbart har flyttet sig så markant fra det man gik til valg på for mindre end et år siden det er dog mageløst må jeg ikke bare lige minde om

procent jo i tidligere tider

så mange år siden blev betegnet som en social massakre blev betegnet som noget der ville medføre de største sociale nedskæringer ja jeg tror der blev sagt siden atten

have sagt at den vækst vi kørte med i den offentlige sektor i de såkaldte nul

ville medføre de største sociale nedskæringer

fire og tres at det så betegner en vis historieløshed tror

men det har dog været et klart budskab til befolkningen nemlig

været fuldstændig uholdbart som den offentlige sektor har udviklet sig gennem de sidste ti år ved et kig i den publikation der er fremlagt i dag kan man så se at den gennemsnitlige vækst i de offentlige udgifter fra to tusind til to tusind og ni var

betyder noget men jeg tror at enhver kan se

er noget der kan få en til at betegne situationen som social massegrav og de største sociale nedskæringer siden atten fire og tres og lignende

procent i stigning så fremadrettet altså jeg spørger bare jeg tror der er rigtig mange ude i fædrelandet der stiller sig selv det spørgsmål netop nu derfor kunne være rart at man bare på et eller andet område fandt

nogen sammenhæng mellem hvad nogle partier har sagt før et valg og efter et valg men det var måske

for nylig i folketingssalen hvor den socialdemokratiske ordfører jo meget

på spørgsmål om den franske valgkamp og den franske præsidentvalgkamp der jo ville betyde at hvis en ny fransk præsident kom til

altså tage det med et gran salt hvad der bliver sagt i en valgkamp det kan man sådan lige tage for

socialdemokrater har erfaring med den slags det medgiver

man skal tage det med et gran salt hvad der bliver sagt i en valgkamp så er det alligevel noget i forhold til

noget nær i sit højeste gear nu har vi så fået en ny

meget stor debat om den almindelige økonomiske situation hvad jeg synes er enormt interessant og vigtigt men når man kigger i budgetloven skal man jo i

side tolv i bemærkningerne for for alvor at se baggrunden for den her budgetlov det er på side tolv i bemærkningerne at man beskriver forholdet mellem finanspagten

at finanspagten altså europagten dikterer at vi i danmark nu skal have sådan en budgetlov og jo også dikterer indholdet

præsident som siger at man vil genforhandle den her finanspagt som altså

regeringen og beder om et svar her når vi senere får ministrene på banen hvad vil konsekvensen være af at der er en fransk præsident der nu beder om at få finanspagten genforhandlet i lyset af at vi nu behandler et lovforslag der udmønter netop den selv samme finanspagt det er jo ikke uinteressant

i folketingssalen i alle mulige anledninger

stillet et spørgsmål og jeg anerkender at jeg nærmede mig noget der lignede et svar

som den jo lod sig gøre på det tidspunkt hvis finanspagtens regler havde været gældende

i virkeligheden et nej men men det var

det var at joh men hvis der var nogle ekstraordinære omstændigheder der gjorde at vi kunne argumentere for at vi havde behov for at lave en kickstart så kunne vi nok godt komme igennem med det men det ville kræve det var lysende klart at vi fik lov til at gennemføre en sådan kickstart der tror jeg egentlig at vi nærmer os noget hvor befolkningen i hvert fald kan få en idé om hvad det her vil betyde

indskrænkning af det her parlaments folketingets selvbestemmelsesret nemlig at hvis ikke vi kan gennemføre en valgkamp

der er nogen partier der kan gå til valg på at ville gennemføre

uden for landet ja så har vi indskrænket

bør finanspagten europagten

være gennemført ud fra

vi i den situation i dag at vi ville skulle have en folkeafstemning hvor befolkningen kunne sige ja eller nej til at danmarks riges selvbestemmelsesret bliver indsnævret på den måde som det her er foreslået vi ønsker jo selvfølgelig ikke

politik skal indsnævres som det er foreslået i budgetloven med finanspagten som baggrund

vi kan føre en ansvarlig økonomisk politik uden at det er via

kommissionen det gør vi faktisk bedst ved at føre en ansvarlig politik her i folketingssalen derfor siger vi altså nej til budgetloven jeg skal afslutningsvis

til det andet forslag vi også har til behandling her nemlig omkring det økonomiske

har nogen som helst problemer med at det økonomiske råd selv om der også er bestemmelser om det i finanspagten

over for folketinget og at det er folketinget der er suverænt det anfægter det lovforslag ikke

er det andet forslag om budgetloven hvor vi får indskrænket vores handlemuligheder som selvstændig stat og det ønsker vi ikke at medvirke til derfor stemmer vi nej til det

i eu men at vi alligevel i folketinget

faste rammer det illustrerer vi jo også vores

de lovforslag vi har til behandling ved siden af det her med budgetloven der handler om

og regioners overholdelse af deres budgetter det har vi været optaget af i årevis

sanktionsregime der i virkeligheden er gældende i dag i forhold til at kommuner og regioner skal holde deres budgetter har vi

føre en ansvarlig økonomisk politik er magtpåliggende for dansk folkeparti

fordi vi er underlagt et eu regelsæt europagten finanspagten der påbyder os

tvunget til det det vi gør her i folketinget skal vi gøre fordi vi

folketinget kan vedtage at være med i det her uden

at det påvirker muligheden for at vi selv bestemmer hvordan vi håndterer de her regelsæt

sig finanspagten men alligevel have en budgetlov med de regler der er her uden at eu kunne komme efter os for det er en mellemstatslig aftale det er jo ikke eu som sådan der pålægger os at gøre det det er os selv der pålægger os

i bemærkningerne og hvis fru marianne jelved vil gøre sig den ulejlighed nu har hun selvfølgelig læst det hele det ved jeg da hun er et grundigt politisk menneske

kunne se alle de steder hvor ting bliver skrevet ind i budgetloven fordi vi er tvunget til det af finanspagtens regler justitsministeriet er inde at vurdere

om det betyder at vi afgiver suverænitet i grundlovens forstand og skal

med et flertal har besluttet at danmark skal være underlagt det her regime

kommissionen hvordan man opgør det strukturelle underskud det er

altså de partier der i september mente det var forsvarligt at gå ind for en kickstart under de daværende økonomiske konditioner

påtvinger sig nu selv den spændetrøje

man ikke være i stand til at gennemføre den selv samme kickstart medmindre man får lov altså det er fuldstændig korrekt at der

her i folketinget der ønsker det og det er mig uforståeligt

tillade mig at bekæmpe og samtidig sige at vi kan i folketinget hvis vi har

økonomiske kurs for det

er det jo i dag en slags første prøve for hvad sådan en budgetlov kan komme til at betyde nemlig at man lægger en ramme frem til to tusind og tyve på sølle nul

det bestemmes suverænt her i

imod det men det skal besluttes i danmark

ikke korrekt at dansk folkeparti støtter og har støttet at rammen for den offentlige

vk regering en plan for udviklingen af den offentlige økonomi frem til to tusind og tyve og vi vurderede at det der

var en vækst i de offentlige udgifter på nul

og det er derfor vores forundring er så meget større

uden blusel næsten uden at rødme på pressemødet siger at de nul

om hvorfor det kommer hvem der bestemmer det og hvordan de bestemmer det så er dansk folkeparti enige i at mens

generelle økonomi vokser med

at det var det der var det rigtige i forhold til at sikre

den aftale vi lavede sidste sommer med den daværende regering var at man prioriterede sundhedsområdet meget højt altså at sygehusene

vi ved at der kommer flere ældre i det danske samfund og

set er en god ting alternativet taget i betragtning men vi ved også godt at

at de ting blev prioriteret at vi turde

og der kan vi selvfølgelig se nogle forskelle til den nye regerings prioriteringer hvor man

lave en større indsats i forhold til unge og uddannelse

en anden prioritering i forhold til de sparsomme midler der er til rådighed og derfor er vi selvfølgelig meget bekymrede over den måde regeringen vil lægge det her an men den diskussion

fortælle hvornår der var holdbarhed i vk regeringens plan den tidligere to tyve plan og hvordan det så ser ud i den nuværende

de fremlagde den klokken halv elleve mens vi havde gruppemøde jeg vil gerne påtage mig at læse planen igennem i detaljen

det jeg har hæftet mig ved er der hvor der er nogle åbenlyse

den politik s og sf stod for i valgkampen og altså så sent som for et år siden da man fremlagde sin store økonomiske plan fair løsning

ville blive for småt vi ville ikke kunne

skulle i forhold til den offentlige velfærd og nu opererer man så med en vækstprocent for den offentlige sektor på det samme som det der blev opereret med sidste sommer det synes jeg ikke er uinteressant

synspunkt den nye regering har lagt for dagen og det er meget til forskel fra det man kæmpede for før valget i september måned

vil man ikke gå ind i

men jeg kan da oplyse at det der lå i vk

dansk folkepartis partileder var ude at sige på et tidspunkt at man ikke accepterede den nulvækst og hele den tilgang

gået til kødet her i folketingssalen og andre steder igennem de seneste år

i de offentlige udgifter var udtryk for noget der nærmede sig en social massakre noget der nærmede sig nogle af de største nedskæringer vel siden atten fire og tres og hvad man brugte af betegnelser i en situation hvor vi havde en gennemsnitlig vækst i de offentlige

som parti i en regering for første gang præsenterer et stort udspil hvor man har en vækst i de offentlige

gå ind i det på de her præmisser og så har man selvfølgelig noget at skulle forklare det forstår jeg godt

derfor er det jo lidt interessant at

dahl så alligevel drager nogle konklusioner i forhold til det

som herre kristian thulesen dahl åbenbart har hørt via journalister eller andre men lad os gemme

og tyve plan men jeg sidder sådan lidt og undrer mig for det lyder som om herre kristian thulesen dahl ikke erkender at der er en betydelig

kristian thulesen dahl ikke enig i at når vi har mistet næsten tohundredetusind arbejdspladser i løbet sidste fire år skal vi gøre noget for at

det faktum punkt 2

kristian thulesen dahl og dansk folkeparti ikke enig i at de betydelige underskud vi har set på de offentlige finanser i de sidste fire år skal vi rette op på at vi skal have styr på økonomien så kan vi ikke bare få det svar

vi skal skabe vækst at vi skal skabe job i danmark og

styr på økonomien og det er en udfordring også over de næste fem seks syv

i september og i tiden op til det handlede

at der var økonomisk krise handlede

at der var økonomisk smalhals handlede det om at vi i to tusind og ni

og at det selvfølgelig havde en masse afledte konsekvenser der gjorde at vi lavede genopretningspakke der gjorde at vi lavede tilbagetrækningsreform

gjorde at vi lavede en stribe af ting som jo kun havde sin

i at der havde været økonomisk krise

der var nye konditioner for dansk økonomi det der var det påfaldende dengang

markant højere end det vi turde operere med inden for det vi

offentlig økonomi og nu

john dyrby paulsen så det vi sagde før valget

ikke at svare på det kan man tolke derhen at enten er kristian thulesen dahl ikke helt sikker på hvad dansk folkeparti mener

kristian thulesen dahl ikke præmissen fordi herre kristian thulesen dahl måske synes

var der to streger under facit og så var alle problemer løst

set fremadrettet at vi har nogle udfordringer der skal løses i det her land med hensyn til at skabe job og beskæftigelse i stedet for de næsten tohundredetusind job

at der er to streger under facit at facit er rigtigt

har løst den økonomiske udfordring

er nødvendigt at gøre noget som helst ved den økonomiske situation vi er i når

fordi jeg

selvfølgelig ændrer verden sig de økonomiske forudsætninger ændrer sig

gjorde vi faktisk i de år der gik fra to tusind og

ni da finanskrisen skyllede ind over os og hvor vi åbent erkendte at det gjorde at vi måtte gøre noget andet end det der var tænkt tidligere fordi det var en nødvendighed vi gjorde det så på den måde at vi gik til valg på det vi gik til valg på det tilbage i september

vi lagde frem det betyder sådan og sådan og så gik vi til valg på det men jeg må erkende

vandt på at der var for meget økonomisk smalhals over

danskerne en større offentlig sektor større vækst i de offentlige budgetter og det

det var da egentlig meget smart så stemmer vi på dem

har regeringsmagten det jeg klandrer nogle partier herinde for nu

vælger man sammenhængende den økonomiske politik

budgetloven og loven om det økonomiske råd samt de to andre love som vedrører kommunerne og regionerne

mellem venstre og konservative og de tre regeringspartier og desværre

flere partier der er med i den aftale

har tilsluttet sig det her regime det er ikke noget vi er pålagt fordi vi er medlem af eu vi har valgt at gøre det

odysseus

binder sig til masten for at undgå at blive fristet af sirenernes sang på samme måde har et stort flertal i folketinget besluttet sig for

styre økonomien på helt frivilligt ved at tilslutte os et regime vi kan kalde det et system som er udfundet i eu sammenhæng

af os selv eftersom det her har været et tema der har været velforberedt inden finanspagten blev vedtaget i eu

måttet erkende hvor svært det er at styre de offentlige udgifter på en måde som er hensigtsmæssig og fornuftig nu prøver vi at give os selv nogle redskaber

skal gøre det muligt og i den sammenhæng opfinder vi kan vi sige to nye begreber

nye i den her sammenhæng

at vi laver målsætninger for det strukturelle underskud

vi har en målsætning som hedder at der skal være balance mellem udgifter og indtægter ikke nok med at vi har det som målsætning vi laver

vi beslutter os for at leve op til de målsætninger som vi har lavet og derfor kommer vores folketingsår

vi fik grundloven og rigsdagen i meget gamle dage vi har stadig væk en finansminister men finansministeren er også blevet en slags korrektionsmekanisme fordi finansministeren

vurdere hvordan det strukturelle underskud kommer til at se ud i det følgende finansår og så skal finansministeren træffe foranstaltninger hvis ikke vi overholder den målsætning som hedder

maksimalt må være en halv procent af bruttonationalproduktet

som bliver indarbejdet i lovgivningen der gør at vi kan agere på det er finansministerens ansvar finansministeren kan få god hjælp fra finansudvalget skulle

som vil følge arbejdet meget nøje fordi vi trods alt i finansudvalget får nogle opgaver

med budgetlovens overholdelse og implementering og måden at agere på

staten har vi lavet et udgiftsloft i lovforslaget som drejer

indkomstoverførsler og et som drejer sig om driftsudgifter men anlæg er holdt udenfor

et andet tema der er holdt udenfor som jeg synes er interessant nemlig de udgifter som er forbundet med det vi kalder de automatiske stabilisatorer som jo virker

fra lavkonjunkturen på beskæftigelsen

i dansk økonomisk politik for de automatiske stabilisatorer er en form for keynes økonomiske politik

fastholder med stor interesse ikke kun i danmark men

psykologi og den mekanisme der ligger i at vi kan lade udgifterne stige når ledigheden stiger og indtægterne falder

og indtægterne stiger igen og udgifterne til dagpenge og kontanthjælp falder

som er rigtig fornuftig og rigtig god og som er brugt af alle og den ville virke hvis alle i øvrigt havde en rimelig sund økonomi og dermed mener

spiller jo en rolle i forbindelse med finansloven så finansministeren skal også

de danner rammen om de forhandlinger som

kommunerne og regionerne hvert år i forårsmånederne og hen på sommeren de udmøntes i et aktstykke som passerer igennem finansudvalget

præger også den måde finansloven bliver til på så har vi det økonomiske råd

en uafhængig institution som vi har haft siden nitten to og tres og som har beriget os med rapporter to gange om året

været analyser blandt andet af den økonomiske udvikling

det økonomiske råd får nu en ny opgave

nemlig at være den uafhængige instans som kontrollerer og vurderer om den økonomiske politik er holdbar i danmark om udgiftslofterne som er vedtaget af folketinget stemmer med de finanspolitiske målsætninger og om lofterne bliver overholdt de kan også give inspiration til hvordan vi i øvrigt får tingene til at hænge bedre sammen hvis vi har problemer med det for at holde disse

jo regelsæt vi pålægger os selv for at give os det bedste

holdbar økonomisk politik

andet er at udvikle hvordan vi så kommer til at arbejde med det i hverdagen og det er at alle ministerierne

det skal kontrollere at de holder udgiftslofterne hvis de ser anledning til

finansministeren bliver også her omdrejningspunktet i den kontrolforanstaltning det vil sige at

finansministeren også gennem loven bemyndiges til at kunne agere i forhold til ministerierne

vil være involveret i og deltage i

rigtig spændende og et nybrud er

udgiftslofterne er fire årige det vil sige at vi hvert år skal vedtage det sidste år som et nyt år altså år nummer fire bliver det kommende fjerde år

er intentionerne for at planlægge og føre en økonomisk politik som ikke kun handler om

vi faktisk kan agere igennem en længere periode det bliver spændende at se hvordan det udvikler sig og hvordan det kan give en større frihed også til kommunerne og regionerne for at handle målrettet og planlægge hvordan deres udvikling kan foregå mest hensigtsmæssigt

er at økonomi og indenrigsministeren jo har kompetence også via budgetloven til at

fastlægge balancen mellem indtægter og udgifter både for regionerne og for kommunerne og det er jo en anden måde at tale om udgiftslofter på kan man sige ved at det fastsættes herindefra så alt i alt bliver det en spændende

at udvikle en ny måde at arbejde sammen på

en helt ny måde at styre vores økonomi på det er

lave den her budgetlov som netop lægger nogle stramme rammer for hvilken økonomisk politik man kan føre

har man en klar forventning om at det er sammen med enhedslisten man skal lave finanslov

så også kommentarer fra enhedslisten gående på at det eneste

er blandt andet den her budgetlov

det giver mig tryghed især på danskernes vegne at

til enhver tid siddende regering følge den lov der er her alt andet er jo fuldstændig usandsynligt

lov kan også laves om det er vi enige om

er fru marianne jelved ikke enig i at det mål om balance som

set også støtter også som svar

kan opnås ved at man sørger for at indtægter nok det behøver ikke

enig i og så må herre frank aaen jo kæmpe for det flertal hvis

jeg hørte også at herre frank aaen sagde at

frank aaen i at balancen handler om balance mellem udgifter og indtægter

nævnt indtægterne så lidt som jeg har det er vilkårene

der også mulighed for at føre en ganske udmærket ekspansiv velfærdspolitik

jeg er ikke helt sikker på at radikale venstre vil være med på det men det

blandt andet vil jeg godt bruge lejligheden til at sige at det

til enhver tid gældende førtidspension

den mest fornuftige måde at have en førtidspension på men nogle gange hører jeg enhedslisten som værende af den opfattelse at den lovgivning som eksisterer i dag på eksempelvis førtidspensionsområdet

havde han lidt svært ved at være imod

franskmænd i de her uger

der mener at finanspagten

er udtryk for at man gør det

samstemmende giver indtryk af at en af de ting der har givet den nye franske præsident valgsejren

at han har lovet franskmændene at han vil kræve finanspagten genforhandlet mit spørgsmål til fru marianne jelved som ordfører for det radikale venstre er hvordan mener fru marianne jelved danmark skal stille sig i forhold til et fransk ønske

få genforhandlet en aftale jeg vil så sige til

ikke er sandsynligt at man vil lukke den finanspagt op til en ny forhandling den er lige vedtaget af fem og tyve lande og derfor er det usandsynligt at de vil

op men det er heller ikke det der bliver talt om fra

altså et initiativ der ligger uden for eller ved siden af finanspagten for at få gang i væksten det synes jeg da på mange måder kan være interessant

mange erfaringer med at lempe finanspolitikken fra en række eu lande hvor man har gjort det og levet over evne fordi man ikke samtidig har ændret den måde som samfundet fungerede på således

ikke i sig selv interessant at lempe en finanspolitik i håb om at det giver flere job

samtidig tager nogle initiativer der gør at skattesystem arbejdsmarkedspolitik og hvad det nu kan være afhængigt af reglerne i det pågældende land bliver ændret

at franskmændene har forstået det sådan at for at kunne lave en vækstorienteret politik kræver det en genforhandling af finanspagten i det omfang

jo interessant at vide om danmark vil sige til franskmændene

sige til franskmændene det kan i godt glemme alt om den har i engang skrevet under på

i valgt en ny men demokratiet fungerer på den måde at det kan vi godt sige nej til og så må i bare acceptere

i eu vi er nogle der synes at demokratiet har lidt en krank skæbne at grækerne går til ekstremer for at udtrykke deres foragt

vælger så ekstreme synspunkter som

blandt andet har gjort i grækenland vi skulle jo gerne undgå at det kommer dertil ved at politikere faktisk

hvis nu den franske befolkning rent faktisk synes

valgte en ny præsident mener fru marianne jelved

det er ethvert lands ret

bede om det og det er også andre landes ret

folkevalgte politikere at tolke deres vælgeres valg og stemmeafgivning det er ikke vores opgave i danmark at tolke det vi hører så på deres repræsentanter når de kommer til eu møderne og ønsker for eksempel at få en vækstpakke ved siden af finanspagten så må vi se på det det vi vil da ikke på forhånd afvise initiativer der kommer fra en regering i et medlemsland

frem og argumentere for så må vi se om det er noget vi mener er ansvarligt

det fører til noget der er positivt det kan godt være vi gør det det vil

ikke afvise omkring grækenland vil jeg lige sige at grækenland

det er deres egne folkevalgte politikere

ikke nogen der beder dem om at blive

at de blev men de er nødt til at indordne sig under de regelsæt som medlemskabet af eu giver

i diskussionen om hvad budgetloven så kunne medføre

mellem indtægter og udgifter det lød jo plausibelt nok men lå der så også i det svar som fru marianne jelved gav til herre frank aaen at de radikale så godt vil være med til at

allerede har gennemført med finansloven det er jo også en mulighed men er det en mulighed som

så er der svaret klart nu men vi har ikke noget imod at skatteindtægterne

fordi der kommer vækst i samfundet der kommer flere i beskæftigelse

store udfordringer og sf og dermed også regeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politik der kan forbedre dansk økonomi ikke bare nu men også i de kommende år det er også baggrunden for at regeringen i dag har fremlagt sin

er også behov for god styring af de offentlige finanser og det er der vi kommer ind på budgetloven det er for mig at se

det også tid til at sige at de mange år med skred i udgiftsvæksten

sikre at vi sætter tæring efter næring vi vil have styr på økonomien budgetoverskridelserne udfordrer os på mange måder de svækker økonomien samlet set men de svækker også udlandets tillid til dansk økonomi og det udgør dermed også en demokratisk demokratisk udfordring hvis de folkevalgtes beslutninger om offentlige budgetter reelt undergraves år efter år de økonomiske aftaler der blev indgået blev altså ikke overholdt sådanne overskridelser fører jo i sidste ende til at der sker tilfældige og ikke særlig kloge besparelser når skuden i givet fald skal rettes op

efterhånden som økonomien bliver sværere og sværere at få ind på rette spor

det også det rette tidspunkt at sætte ind nu en god troværdig økonomisk sikring er afgørende for at vi kan have en offentlig velfærdsstruktur også i fremtiden

derfor er det også både kommuner og regioner som

udviser et ansvar men der er også behov for at vi i fællesskab fremadrettet tager endnu mere ansvar den uheldige tendens med at overskride budgetterne op igennem nullerne ser ud til at være ovre nu sidste år viste det sig rent faktisk at man fik et mindre forbrug i forhold til det budgetterede der

budgetloven understreger vi at det er den rigtige vej at gå det betyder også

vil regeringen gennem en budgetlov sikre at der kommer fuldstændig styr på de offentlige udgifter det er derfor vi behandler budgetloven i dag

der er mere end nogen sinde behov for at vi

alle sammen tager del i det at vi alle sammen sikrer

kommuner og regioner og staten har et ansvar vi har også et ansvar over for at overholde de aftaler vi i givet fald indgår

i privatøkonomien når man på hjemmefronten aftaler hvor meget man bruger til det ene og det andet ender det også med at ægtefællen bliver utilfreds hvis man gang

de fastlagte rammer

og samtidig vil budgetloven gøre det muligt at leve op til kravene i den finanspagt der blev vedtaget i eu for et par måneder siden under den tidligere regering

der en uheldig tendens til at der ikke var sammenhæng mellem de planlagte og de realiserede offentlige udgifter

sådanne overskridelse fører jo i sidste ende til

tilfældige og ikke særlig kloge besparelser

det er det vi nu får sat en stopper for

hverken holdbart eller ansvarligt og

jo også det som budgetloven som

den konkrete udformning af det det der jo konkret sker

stat kommuner og regioner og lofterne sætter en øvre grænse i milliarder af kroner for udgifterne på budgetter og

de skal overholdes lofterne bliver

fastlagt første gang i to tusind og tretten med virkning fra to tusind og og fjorten

sige rullende fire års perioder fremadrettet det giver både en tryghed og

ude i kommunerne og regionerne samtidig sikrer det også en balance år efter år idet der inden for de enkelte

også ende på et rundt nul således at man bruger de penge man

er der det andet forslag som er en del af den sambehandling der er nu i forhold til det økonomiske råd som nu får mulighed for også at følge med lige så vel som finansudvalget nu også bliver pålagt den opgave at følge op på økonomien såfremt statens finanser i givet fald skulle skride budgetkrav

kommer til at lyde på at det maksimale strukturelle underskud bliver på en halv procent af bruttonationalproduktet og det maksimale underskud på den offentlige saldo bliver på tre procent

og tyve plan man i dag har fremlagt netop overholder de to kriterier kravene sikrer ikke bare troværdighed i dansk økonomi

stærkt signal om at vi kommer til at holde økonomien på rette spor

vi behandler her i første runde

den daværende regerings udgiftsniveau som en massakre et blodbad besparelser og minimeringer man aldrig havde set tidligere

kan det være at herre jonas dahl nu kan bakke op om

den konservative partiformand her fra morgenstunden

fra regeringspartiernes side op til en moderat vækst på nul

alt efter hvordan man nu får lavet de økonomiske aftaler med diverse af folketingets partier i de kommende måneder og år

det tror jeg alle erkender derfor må man

det konservative folkeparti nu mener at der skal være nulvækst jeg synes sådan set det er et udtryk for ansvarlighed

er et økonomisk råderum på seks milliard kroner til vækstinitiativer

den offentlige sektor jeg synes det er udtryk for ansvarlighed og det troede

set de konservative anerkendte

er blevet noget stramme i betrækket og

ikke det billede vi ser

er det ikke det man egentlig er godt sure

forventninger om hvad man vil gøre hvis man kommer til

regulerer man maksimalt ned på

en ren fornøjelse at deltage der var rigtig god stemning og i

væltet en højreorienteret regering

stolte af at være del af en ny rød regering men det er klart at vi har overtaget en dansk økonomi der er i en vanskelig situation

den tidligere statsministers og det konservative folkepartis ageren og det tager vi ansvaret for vi

retter skuden op men vi sørger også for at der bliver skabt et råderum således at vi fremadrettet faktisk kan investere i nogle af de ting vi

herre jonas dahl var ude i en forklaring på

jeg var ret interessant så kunne herre jonas dahl ikke lige fortælle hvad det er der er ny viden for sf

som man ikke vidste

den holdbarhed som man i vk kalkulerede der skulle være i to tusind og

og som nu er indskrevet til to tusind og atten det er et spørgsmål om de udfordringer vi står over for i dansk økonomi

side og fra hele regeringens jeg sådan set er et spørgsmål om at man også

også i den offentlige sektor hvis det også samtidig udmøntede sig i at vi havde en generelt høj vækst i samfundet vi må også bare erkende

det offentliges andel af det samlede bruttonationalprodukt steget

til tredive procent det var ikke nødvendigvis en lyksalighed tror jeg for venstre

at bringe den private sektor på ret

tyve planen og her med budgetloven sikrer vi nu at vi også

på ingen måde forklarer hvad det var man ikke vidste da man lovede danskerne guld og grønne skove

forudsætningerne lagt frem dem kendte sf også det gjorde hele folketinget og alligevel

for tyve milliard kroner mere velfærd

har ændret sig ikke en andet end at man er løbet fra sine valgløfter

eller er det enhedslisten der er blevet urimelige når de siger at de gerne

uansvarlige hvordan ser man på det

men det er måske et udtryk for at vi

men det der er det helt afgørende er jo bla

må vi bare være åbne og erkende at udfordringen

at skulle forsvare det som deres partifæller i regeringen gør

i den der fair løsning som blev fremlagt sidste år

maj to tusind og elleve fremgår

skal skrive en vækst i de offentlige udgifter

procents vækst i de offentlige udgifter som skal skrives ind i en budgetlov herre jonas dahl spurgte lidt om relevansen til den her debat vi behandler forslag til budgetlov l en hundrede og fire og halvfjerds vi har et udspil fra sf der er mindre end et år gammelt hvor man siger at

her skal indskrives en vækst i de offentlige udgifter på en

thulesen dahl jo selv måtte erkende at han ikke havde læst to tusind og tyve planen endnu

set gerne være med til men lad os tage debatterne så de

vi gerne ville have en vækst i det offentlige forbrug på en

to tusind og tolv til to tusind og femten

er det jo nu engang i politik men i det fælles regeringsgrundlag fra efteråret to tusind og

indføre en budgetlov og det er jo så det vi behandler her i dag jeg fornemmer

set også at dansk folkeparti er enig i det

her procentsatser men lad os dog tage den når vi i det mindste alle sammen har læst

dykket ned nogle forskellige steder

den årlige realvækst er i det offentlige forbrug i forskellige perioder der skriver man at

at sf i de der

hvor den gennemsnitlige stigning i de offentlige udgifter var på en

på den offentlige sektor at der var smalhals der var sociale nedskæringer der var noget med atten fire og tres som

i forhold til hvordan vi skar ned og

en gennemsnitlig vækst i de offentlige udgifter på en

skærende kontrast til at sf nu som parti i regering

at der ligger en udfordring for dansk økonomi og jeg tror at vi alle sammen må anerkende at der ligger et stort ansvar og jeg tror særligt at den tidligere regering

dermed også den tidligere regerings støtteparti

jeg da gerne slå fast at vi ville have brugt pengene på en anden måde der var blandt andet

thulesen dahl og kompagni på højrefløjen har nogle andre

de næste ti år men det der bare er afgørende

at vi havde valgt nogle andre prioriteringer det var det vi lagde op til det var der så ikke opbakning til der var opbakning til en række ufinansierede skattelettelser

så det der bare er konklusionen i dag det er med til at

vi er i en svær økonomisk tid

en svær økonomisk tid fremlægger en budgetlov og

man opererer med en fremskrivning af

for et halvt år siden ifølge sfs opfattelse af verdensbilledet havde en svær økonomisk tid

sfs opfattelse af hvordan verden ser

så også i fire år en vækst på en

grupperinger på henholdsvis fem og seks milliard kroner

så afhængigt af de politiske aftaler vi indgår kan bruges til forskellige ting jeg synes bare

slå fast er at vi står over for en vanskelig økonomisk situation

at selv venstre erkender siden man foreslår nulvækst

den offentlige sektor men det var jo det der var venstres svar og der må

retorisk var det så fordi man havde for høj vækst i nullerne

vi har nogle store udfordringer og derfor må vi anerkende

faktisk er den rigtige medicin for dansk økonomi i de kommende år

i en økonomisk plan som faktisk flugter med den som den daværende regering

dermed skal ud at fyre offentligt ansatte

passende selv svare på på et tidspunkt

der var en del af det og nu foreslår venstre så nulvækst så det er jo bare en understregning af at

troede for to og tre og en år siden jeg tror også at vi må erkende at det er relativt store udfordringer vi står over for men baggrunden for at vi behandler en budgetlov er vel trods alt at vi i fællesskab er enige om at vi faktisk skal sikre at vi har en budgetbalance generelt i kommunerne regionerne og staten

når vi nu skal diskutere de forskellige elementer af

og tyve planen for at sikre at vi får rettet dansk økonomi op således at vi får en økonomi i balance

så er venstres politik vil føre en nulvækstpolitik det synes jeg trods alt er

svar på i dag så det kunne da være interessant at høre om det er venstres politik jeg synes at vi tager nogle ansvarlige økonomiske beslutninger

er nogle nødvendige beslutninger vi står over for

i forhold til styringen af de økonomiske finanser er jo blandt andet

det centrale i det men jeg synes

et oplæg til de kommende forhandlinger vi står over for og så bliver det da spændende at høre

består i at man betegner er en nulvækst i den offentlige sektor som en massakre hvorefter man selv går ud og lover vælgerne mere end tyve milliard kroner mere i offentligt forbrug end den daværende regering

svarer til cirka halvtredstusind offentligt ansatte det er immer væk en ret stor

halvdelen af det antal indbyggere der er i

en kommune som som randers det er for mig at se en markant forskel

det der er forskellen på venstres politik

åbenbart er venstres venstres diskurs men man har så haft svært ved at bekræfte

der siger det samme i dag som før valgkampen og det gør vi

i venstre venstres politik

det der er udfordringen

man ikke for syv måneder siden da man kom med sit valgprogram fair løsning

turde sige sandheden hvorfor turde man ikke sige sandheden til danskerne

forklare hvorfor sf så ikke

den nye finansminister har

bekræftet at det valgoplæg som s og sf kom med var underfinansieret sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner to og tyve til ni og tredive milliard

man ikke kan levere i stedet for at sige er opstået noget siden valget som gør

man erkender i venstre men det er jo lidt interessant nu at høre herre torsten schack pedersen sige at det er venstres politik med nul

søren pind sige at venstre gik ind for nulvækst det svæver jo ærlig talt noget i luften hvad

er dog en forskel der er til at tage og føle på

jeg også bare gerne sige ja sf gik til valg på blandt andet fair løsning sf fik ikke flertal i folketinget

baggrunden for at man er gået med i en regering med to andre partier så sætter man sig

laver et fælles regeringsgrundlag og

fælles regeringsgrundlag vi udmønter nu er der ting som sf foreslog i fair løsning som ikke er en del af regeringsgrundlaget ja det er der

der er også rigtig mange ting vi har fået gennemført og

set meget stolt af det regeringsgrundlag der ligger men jeg synes bare også det er nødvendigt at slå fast at de udfordringer vi står med i dansk økonomi er rigtig rigtig store

synes jeg det er fuldstændig urimeligt fuldstændig urimeligt at herre jonas dahl

fra folketingets talerstol siger at herre søren pind sagde at venstres politik var en vækst på nul procent

det har vi været i et par år

og sige sandheden til danskerne da man lavede fair løsning to tusind og tyve i maj 2011

at man kunne love stor vækst i de offentlige udgifter uden at det gav noget problem

og tyve plan de negative konsekvenser

den finanslov regeringen har lavet og at holdbarheden svækkes med en milliard

jeg indrømmer det er blevet værre men det skyldes

jonas dahl forholder sig konkret til hvad der bliver sagt

folk ord i munden der notorisk

hvis herre torsten schack pedersen havde gidet at kigge på hvad vi behandler

men fred være med det jeg vil gerne svare jeg står her med en artikel

har herre kristian jensen venstres næstformand meldt ud at man vil have nulvækst

man ikke helt finde ud af om man mente det i venstre eller ej jeg må bare sige at

torsten schack pedersen nu kunne tage at høre efter der er udgangspunktet og jeg bliver dog nødt til at svare på de spørgsmål herre torsten schack pedersen stiller udgangspunktet har været at man ikke har kunnet få et svar fra venstre jeg har spurgt til det gentagne gange i dag om venstre mener at man skal

er at den er udtryk for at eu får større indflydelse på den danske økonomiske politik fordi loven jo er en udmøntning af eus finanspagt som betyder større dominans over den politik

kan vedtages her i folketinget jeg synes man skal lægge mærke til at mens vi står her og vedtager den

som er en udmøntning af finanspagten så kan man

vi lige nu har set at der er skiftet præsident i

at man i højere grad overvejer

eller rettere sagt manglen på samme

om året i gennemsnit

lægger op til en ufattelig stram økonomisk politik som er lavere end gennemsnittet de sidste tredive år det er sådan at det også er lavere end de en

går ud på at når samfundet vokser i økonomien med to

man anslår og man siger at den offentlige sektor kun må vokse med nul

blive mindre på bekostning af det private forbrug

når samfundet bliver rigere så bør velfærden også kunne blive

sige at det mål der er i budgetloven

være balance i den offentlige økonomi

der skal være nogen gældsætning af det offentlige men der er heldigvis to veje til at nå det mål den ene er at man kan spare som

en sparevej vi gør opmærksom på at regeringen op til valget sagde at det gjaldt

har noget imod at der er et uafhængigt organ der ligesom kontrollerer den politik der bliver ført og altså har et kritisk øje på

folketinget men det er da som at sætte

der er ingen forskel på dem

en dårlig økonomisk politik derfor støtter vi heller ikke

vi behandler under det næste punkt på dagsordenen

jo er en del af budgetloven

tage til til møde og kan ikke deltage i debatten

jeg går ud fra at herre frank aaen har været i dialog med herre henning hyllested som jo er valgt i

på samtlige valgmøder annoncerede at i den tilstand

og nærmest spyede ild ud af munden

minimering besparelse ødelæggelse og brændte byer det var den retorik man

af den blå regering når jeg kom rundt i landet var

at love guld og grønne skove og mere af det samme flere penge flere serviceydelser og mere af det hele enhedslisten kunne det hele og fik et bragende valg

den skulle sikres ved at man havde en højere udgift men samtidig højere indtægter eller sparede på dagpenge eller

så er svaret hermed givet

er konsekvensen af

enhedslisten på det ene valgmøde efter det andet i esbjerg og syd og sønderjylland

i hvad jeg har sagt nu har måske lagt mærke til at vi er meget skarpe over for regeringen når vi er uenige i de ting den lægger

at man er lodret imod en offentlig vækst på nul

skal vokse med det den private økonomi vokser med hvordan hvordan skal det krav forstås

der ikke leverer en vækst som den enhedslisten her slår fast minimum skal være

landsmøde i enhedslisten og

hvor venstreorienteret man var og hvor vred man var men nu er vi i folketingssalen og der binder ord jo lidt mere

og det er virkelighed vi snakker

det ikke

vi hvor mange ringe love regeringen har gennemført sammen med venstre og så kigger vi på hvad der skal til for at

kan bære at vi støtter en finanslov men ultimativt ser vi jo på finansloven som en helhed og ikke ud fra en to

engang kommer til afstemning i folketingssalen

ordfører var vel egentlig at man godt kan acceptere en finanslov der giver en vækst i det offentlige forbrug på nul

tage det slagsmål med den her lidt voldsomt venstreorienterede

er det fordi herre frank aaen godt kan lide at sidde med ved magtens bord

hvordan har herre frank aaen det med at have forandret sig så radikalt

det vi har sagt

svarer til det der blev vedtaget på årsmødet i to tusind og ti

blev bekræftet på årsmødet i år nemlig at regeringen

ikke kan få vedtaget en finanslov sammen med enhedslisten hvis den bare er summen

men hvis det er sådan at finansloven er bedre end det

ske noget dramatisk i politik når der var nogle der ligesom havde fået nok af en ført politik og nu ville noget radikalt andet hvornår er nok nok

som bliver der lagt op til at man skal

procent og tidligere skulle det være endnu højere

endnu mere og at man ser på det her spørgsmål som

meget alvorligt og vigtigt spørgsmål

at lægge stemmer til den politik som

ikke nok til at man siger den her regering er så langt fra det enhedslisten vil at vi ikke kan nå revolutionen og derfor må vi tage helt andre midler i brug altså vælte regeringen og så må vi se hvad der sker

det glæde mig så kan det være vi kan tvinge regeringen til at øge tallet

så intensivt som sfs det er mig ubegribeligt for jeg synes dog at enhedslistens

en offentlig vækst i den størrelse ikke mere ikke mindre hvis en finanslov indeholder konsekvenserne af en skattereform hvor der er givet indkomstskattelettelser i toppen af indkomstskalaen og hvis der er sket besparelser på sociale pensioner og lignende hvad skal der så til for at kompensere enhedslisten for

budgetloven jo indeholder nogle budgetmål som kan opfyldes enten ved at man øger indtægterne og sparer på dagpengene fordi man får flere i arbejde

sagt de er umulige at gennemføre sammen med enhedslisten

gøre det ringere for fleksjobbere

søren pind skitserede bliver en realitet

bliver finansloven dyrere heri ligger jo også at vi ikke per automatik siger at vi stemmer imod vi siger bare

de besparelser og effektiviseringer der er leveret

af enhedslisten i en finanslovforhandling for at enhedslisten er tilfreds også selv om det så ligger langt under det ønske man har til væksten i den offentlige økonomi er det krone til krone eller skal vi over de nul

hvordan det sker tager vi stilling til

danmark skal tilslutte sig finanspagten vi mener at det er en unødvendig ekstra binding at

det er et unødvendigt dårligt signal at sende til markederne om at

lige valgt en socialistisk præsident i frankrig som er gået til valg på at love flere offentligt ansatte højere pensionsalder og millionærskat og i grækenland ligger alt i kaos på nuværende tidspunkt præcis i det

bevæge sig tættere ind i forpligtelser over for det europæiske samarbejde nu venter vi egentlig blot på at de såkaldte eu partier i folketinget også melder ud at nu skal

blive tilknyttet euroen inden den fuldstændig kollapser

blevet præget af to tusind og tyve planen som er blevet lagt frem jeg kan huske både to tusind og ti planen og to tusind og femten planen

skal æde en hat hvis man i to tusind og tyve kan konstatere at to tusind og tyve planen er blevet gennemført det bliver den selvfølgelig

på den ene måde eller lidt på den anden måde vi kommer ikke i nærheden af at opfylde

tør sige højt at der skal være en mindre offentlig sektor færre offentligt ansatte og vi skal have råd til at sænke skatten på arbejde for hvis vi ikke gør det

vi ikke opfylde det krav som ligger implicit i regeringsplanen nemlig at der skal skabes vækst

og at vi skal have en øget beskæftigelse

og firstusind om så hele folketinget stillede sig op i det øverste tårn i eftermiddag og råbte ud over hele landet til den private sektor ansæt nogle flere så ville de jo ikke gøre det hvis de ikke var i stand til at afsætte deres varer hvis konkurrenceevnen ikke var

det er derfor vi bliver nødt til at have et fokus på at få sat skatten ned på arbejde og sat skatten ned

det er ikke nok at have gode intentioner ingen familie i danmark kan beslutte sig for at have et øget forbrug i de kommende år og så bare indregne som forudsætning at man kommer til at tjene flere penge

ikke til af sig selv det kommer man kun til

nogle der efterspørger ens arbejdskraft

i købet vurderer at man skal have mere for den end man fik i går

og derfor kan man sige at det er relevant nok at vi også diskuterer to tusind og tyve planen i sammenhæng med de lovforslag der er her i dag

op i vores eget hus først det er måske vigtigere end al denne

om at nu tilslutter vi os den ene pagt og nu lægger vi en plan frem der hedder to tusind og tyve konkret handling er det vi

sammenhæng mellem indtægter og udgifter i danmark det er isoleret

sundt økonomisk princip men budgetloven skal også ses i et bredere europæisk perspektiv forslaget er nemlig fremsat som en konsekvens

som danmark har tilsluttet sig i eu det konservative folkeparti støttede danmarks tiltrædelse

forpligter medlemslandene i europa til noget så enkelt som at overholde en anden pagt nemlig vækst og

fungerede som en slags gentlemens

den overholdt man uden at der var nogen egentlig konsekvens

har med al tydelighed vist sig ikke at være nok for nogle bestemte år efter år også i de gode af slagsen har vi jo set massive budgetoverskridelser umådeholden låntagning nølen med nødvendige reformer og i det hele taget en uansvarlig og lemfældig økonomisk politik i mange lande især sydeuropæiske

med budgetloven overholder vi i danmark vores del af aftalen det er nødvendigt

i samme båd i europa kollapser et lands økonomi som følge af et

hænger de andre eu lande på det uanset

danske kroner pund eller euro budgetloven er lidt forsimplet sagt en dansk lov

lad os håbe at denne føljeton stopper her og at medlemslandene hver især strammer sig an og begynder at overholde det grundlæggende juridiske princip nemlig at aftaler skal holdes det at overholde aftaler er desværre gået hen og blevet en floskel nu om stunder det er igennem ganske mange år

det er ganske enkelt almindelig sund fornuft at der naturligvis skal være en stram budgetdisciplin såvel i danmark som i europa på den måde at de enkelte landes økonomier er rustet til fremtidens kriser

skulle overvære flere græske tragedier den yderste venstrefløj i danmark såvel som i europa skælver i disse dage over udsigten til nationale budgetlove som følge af finanspagten fremover vil venstrefløjens evigt monotone krav om højere offentligt forbrug nemlig få karakter af regulært lovbrud vi deponerer vores nationale selvbestemmelsesret i eu lyder det fra samme kant det er nonsens

en del af et fælles eu og det at budgetterne fremover skal være i balance afskærer ikke

føre eksempelvis en ekspansiv finanspolitik

som konservativ går man ikke ligefrem rundt med eu sokker i skoene men når vi i eu indgår aftaler som er i danmarks interesse så går vi altså heller ikke rundt i sokker med dannebrog budgetloven markerer også en ny og positiv æra for dansk økonomi ved at tvinge os politikere til at tænke langsigtet og ud over næste valg hvis budgetter og regnskaber skal til at stemme overens hvis indtægter skal til at matche udgifter i det her land så bliver det samtidig også en indirekte reformlov en reformlov

der tvinger skiftende regeringer i fremtiden til at tage de

strukturelle og økonomiske reformskridt

det er faktisk vand på de konservatives mølle og derfor tilslutter det konservative folkeparti

deres bidrag til en god og robust debat ikke bare om de fremlagte lovforslag

lagt frem fra regeringens side men det er jo her i dag budgetlovpakken vi behandler og baggrunden for de

er lagt frem og nu drøftes er jo helt enkelt som mange ordførere har

i en længere årrække har været svært for skiftende regeringer at styre væksten i de offentlige udgifter

vi står i nu med aktuelt store underskud på de offentlige

en sund styring af de offentlige finanser øget det gælder udgiftsstyring i

det vi får på plads med de lovforslag der i dag er drøftet

tillægger vi det som regering afgørende betydning at vi kommer igennem med de her lovforslag og vi glæder os over at et bredt flertal har stillet sig bag dem i de forhandlinger der går forud

som vores debat her i dag viser kan der naturligvis være en række

budgetlovens overholdelse

behandle og drøfte i forbindelse med finansudvalgets behandling

fortsat god og konstruktiv debat om budgetlovforslaget

bare gerne bede finansministeren redegøre for

i virkeligheden definerer om danmark er på den ene eller den anden side af den grænse som

man ønsker at få bogført et synspunkt snarere

det her spørgsmål og der er en positiv respons fra europa kommissionen med en anerkendelse af at den danske måde

opgøre det strukturelle underskud den strukturelle saldo på er anderledes end den metode man anvender i eu

fordi vi i i danmark tager højde for når vi opgør vores strukturelle saldo at vi har store udsving i provenuet fra pensionsafkastskat og nordsøindtægterne

det man har set med de stærkt svingende

skøn for de offentlige underskud her i de senere år så der er respekt for i en eu sammenhæng at danmark har særlige

begrundet i de ting som finansministeren nævner mit andet spørgsmål i den her sammenhæng er selvfølgelig hvis der i fremtiden opstår uenighed om hvordan man opgør det strukturelle underskud om danmark så har sikret sig at

en formodning fra kommissionen om at man anerkender den måde

kommissionen der efter reglerne i finanspagten har det sidste ord

dialog der har været at de vil anerkende den danske måde altså hvis

europa kommissionen og danmark er uenige om hvordan man aktuelt skal opgøre det strukturelle underskud er det så danmark der til syvende og sidst bestemmer hvordan man opgør det eller er det europa

føre den her lov ud i livet så vil jeg også lige minde om at det

indføre en budgetlov og det er det vi gør med de behandlinger vi har her i folketinget i dag og senere på måneden forhåbentligt

den øverste chefstrateg i s sf

at gå til valg på at stigningen i

og hvad er svaret fra finansministeren til kommunens borgere

bjarne corydon og hans hold vandt

og tyve plan som i dag er fremlagt som gør problemerne værre end de var

forvisse sig om ved at læse efter skønnene er det

end man sagde i valgkampen fra den tidligere side og det koster det koster et større hul i statskassen det vil man kunne læse sig til

at vi havde en række forslag til forbedringer som alene ville

blive finansieret og vi anviste finansiering ikke mindst via visse skatteindtægter som der efter valget ikke var flertal for at gennemføre så det er meget enkelt synes

på valg hjemme i esbjerg sammen med mig

hjemmehørende i vores egen by lovede bjarne corydon et vist niveau

og en del af vk regeringen gik til valg på at sige at vi er nødt til at forholde os til de udfordringer

vi har ikke penge nok så vi går til valg på det vi mener er det reelle billede det blev trumfet af bjarne corydon og rød blok

ville jo ingen ende tage på valgmøderne når rød blok annoncerede deres julegaver til befolkningen

når jeg redegjorde for at regningen skal betales

og gør det vi sagde

så reel en politiker at han vil medgive mig at jeg gjorde opmærksom på det

var vores politik hvordan vi ønskede finansiere den og at den ikke kunne gennemføres hvis ikke den kunne finansieres det gjorde jeg meget klart i den valgkamp på de valgmøder

sikker på vi kommer til at tage en runde mere om engang bliver valg

er løbet fra hvad de sagde i valgkampen så er det vel det konservative folkeparti

den offentlige sektor vokse med nul procent om året

tyve og som jeg hører signalerne i dag

det kan være jeg har misforstået det men der er da

den publikation som finansministeren øjensynlig har været chefarkitekten bag nemlig

man i den budgetlov som vi nu i dag førstebehandler ville indskrive en økonomisk vækst i den offentlige sektor på en procent

ikke havde optrådt taktisk og havde valgt en position hvor

at lave en så fornuftig aftale så skrev vi ganske klart i vores udspil at den vækst

procent før valget og man skrev det ind i sin egen publikation klokkeklart sort på hvidt

og tyve plan og en budgetlov

opererer med stort set en halvering af den vækst i

om hvor høj vi mente den offentlige vækst kunne være vi sagde meget klart

nu står vi så lige så ærligt og redeligt og peger på hvad vi mener kan finansieres og vi har i dag det er det vi behandler i folketinget en bred aftale om den budgetlov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

den første ordfører er herre jacob jensen

været tilhængere af at der skal være orden i økonomien og derfor er det også helt i tråd med

den tidligere vk regerings politik

vi vi indgår en aftale om en budgetlov

vores baghave og dermed også sikrer redskaber til at styre økonomien i

de forslag som der nu bliver lagt frem for

kommunerne i l en hundrede og fem og tres betyder at man blandt andet

det bliver så kun udbetalt hvis

for kommunerne får man så også et nyt betinget bloktilskud på en milliard kroner på anlægssiden

gøres modregningen endnu mere individuel

de enkelte regioner og kommuner hvis budgetterne alligevel ikke bliver holdt sådan at der stadig væk er et element af kollektivitet blandt

tres procent af den eventuelle nedsættelse af bloktilskuddet de kommende år så bliver gjort individuelt i forhold til

folketingsvalget at der skal være styr på økonomien

overtagelse af vk regeringens forslag og sanktionerne

var for venstrefløjen med socialdemokraterne vil jeg gerne sige i spidsen helt utænkeligt lad mig for eksempel tage en udtalelse fra daværende kommunalordfører

tusind og elleve ved førstebehandlingen af l en hundrede og tolv om nedsættelse

til kommuner ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau udtalte fra socialdemokratisk side kan vi ikke forstå at regeringen og dansk folkeparti ikke er mere optagede af at bekæmpe krisen sætte gang i hjulene og sikre

folkeskole og ordentlig velfærd frem for at bruge krudtet på nye straffesanktioner over for landets kommuner der i forvejen er ved at drukne i statsligt bureaukrati

side er at man måske i stedet for skulle lave en realistisk

vi bryder os ikke om sanktionspolitikken og slet ikke når kommunerne har en så stram og urealistisk økonomisk ramme at arbejde med at foreslå yderligere sanktioner nu hænger derfor slet slet ikke sammen sådan sagde socialdemokraterne før valget og nu efter valget er

holdningen ikke bare ændret det er en hundrede og firs grader forskelligt den anden vej men hvad er så en realistisk

ramme ifølge venstrefløjen

procent det var udtryk for en massakre et blodbad en udsultning af den offentlige velfærd det var den beskrivelse man brugte da man som førende venstrefløjspolitiker skulle beskrive

dag ser vi så de selv samme partier fremlægge henholdsvis en budgetlov med sanktioner og en økonomisk plan

tråd med det som vk regeringen fremførte sidste år

tidligere var det mere reglen end undtagelsen at budgetterne ikke blev overholdt

ud til nu at blive historie

til at kvittere både over for kommuner og regioner

man har taget opgaven alvorligt

holde fast i og derfor støtter vi i venstre selvfølgelig også de her forslag

vores egen baghave men jeg kan ikke lade være med

også trække en lille smule på smilebåndet når man skal høre det fra politikere ikke mindst

og jeg skulle hilse fra liberal alliances ordfører og sige at de støtter også de to

sinde at der er styr på danmarks økonomi som hos enhver af os andre

dur det ikke at bruge flere penge end man har planlagt det er hvad man ville kalde en slap økonomistyring regeringen lægger op til en stram økonomistyring pengene skal passe ellers bestemmer vi ikke selv i samarbejde med kommuner og regioner er det vores politiske forpligtelse at sikre at der ikke bliver brugt flere penge i danmark end vi har aftalt og planlagt derfor har vi netop behandlet budgetloven som et økonomisk styringsredskab og derfor behandler vi nu de to

som skal sikre at budgetterne bliver overholdt i netop kommuner og regioner det gør vi for borgernes skyld og vi viser

er der styr på økonomien her passer pengene pengene passer i kommunerne og pengene passer i regionerne det sikrer vi

videreføre de nuværende muligheder for modregning i bloktilskud til kommunerne hvis de overskrider den aftalte økonomiske ramme når de lægger deres budgetter og økonomi og indenrigsministeren kan så fremover beslutte om en overskridelse af den aftalte økonomiske ramme skal modregnes af kommunerne i fællesskab enkeltvis eller som et miks det samme koncept bliver gældende for regionerne målet er klart det er at der bliver lagt nogle realistiske budgetter som flugter med den aftalte økonomiske ramme når budgetterne

skal de dygtige kommuner og de dygtige regioner for alvor styre økonomien kommunernes regnskaber for to tusind og elleve

er allerede omfattet af modregning i bloktilskuddet hvis en kommune overskrider de aftalte

vil modregningen blive fordelt med tres procent i de kommuner som

deres budgetter og fyrre procent kollektivt i samtlige kommuner det er blevet et velkendt koncept i kommunerne og det gøres nu permanent ligesom en tilsvarende model indføres for regionerne de individuelle dele i modregningen i bloktilskuddet kan være med til

at øge fokus på at netop kommunernes eget budget skal overholdes i sidste ende vil det bidrage til at overholde de samlede økonomiske rammer for kommuner og regioner endelig kan der også på et tidspunkt blive behov for at der

bliver lagt et loft over anlægsaktiviteten

indført mulighed for et særligt betinget bloktilskud på en milliard kroner for kommunerne og en halv milliard for regionerne et sådant særskilt betinget bloktilskud kan anvendes vedrørende kommunernes og regionernes anlægsudgifter det skal sikre at kommuner og regioner budgetterer inden for en eventuelt aftalt ramme for deres anlægsinvesteringer en eventuel modregning i

kollektivt hvis budgetterne overskrider det aftalte loft for en eventuel anlægsramme det ligger socialdemokratiet oprigtigt og meget alvorligt på sinde at der er styr på dansk økonomi regeringen lægger med budgetlovforslagene op til en stram økonomistyring og en stram økonomistyring forpligter staten regionerne og kommunerne er forpligtede til at pengene skal passe vi kan ikke bruge mere

men regeringen forpligter også sig selv med en tættere styring af kommunernes økonomi forpligter regeringen sig samtidig til at understøtte kommunerne

de har den frihed og de redskaber der skal til for at leve op til udgiftsloftet på den måde er der tale om princippet noget for noget og der bliver masser at drøfte ved de årlige økonomiforhandlinger en stram økonomistyring sikrer borgerne i danmark at pengene passer pengene skal passe

bestemmer vi som sagt ikke selv i et tæt politisk samarbejde sikrer vi at pengene passer i kommunerne vi sikrer at pengene passer i regionerne og vi sikrer at pengene passer i staten det mener jeg borgerne kan være tjent med og derfor støtter socialdemokratiet

brugte om den økonomiske politik som den daværende vk regering førte og som jeg må forstå at den nuværende s sf r regering ønsker at føre

i det som også blev sagt i i samme sammenhæng nemlig at den tidligere regering ikke gjorde noget for at sætte gang i danmarks økonomi der blev ikke indført nogen kickstart der blev ikke skubbet på for at skabe job i danmark det gør den nye regering og det er vi stolte over vi har aldrig lagt skjul på

konsekvenser hvis kommunerne ikke levede op til deres økonomiske rammer

der både indeholder kendte elementer og nogle nye elementer og det mener jeg flugter meget præcist med det som er målet med det her borgerne i danmark skal vide at her passer pengene og folk der kigger på danmark udefra skal vide at i danmark passer

skaber nye arbejdspladser når man selv i sin egen publikation

indrømmer at finansloven med ekstra fem milliard kroner i skatter og afgifter faktisk koster fem tusind

nu gået væk fra det synspunkt som man gav udtryk for for en år siden ved herre

ikke går ind for sanktionspolitikken over for kommunerne er man gået væk fra det synspunkt og har man nu indtaget et andet synspunkt hvor man godt vil være med til at lave de sanktioner som vi andre opererede med allerede på daværende tidspunkt fordi vi kunne se

arbejdspladser vi har kickstartet danmarks økonomi og i dag har vi så fremlagt en

ethundrede og firstusind flere

sagt at den her regering har fokus på at skabe arbejdspladser

lagt skjul på at det det skal have konsekvenser hvis kommunerne ikke lever op til deres økonomiske ansvar det giver sig selv for målet

meget klart signal til danskerne om at her passer pengene

meget klart signal til omverdenen

passer pengene det vi fremlægger nu er jo sådan set noget kommunerne

vi kan se at sanktioner fungerer og derfor mener vi at det er

og indførelse af skærpelser for for samme ved

overskridelse af budgetterne lovene

og er begge udarbejdet for at give regeringen flere værktøjer værktøjer at arbejde med når der skal sikres budgetoverholdelse ude lokalt derfor kan vi fra dansk folkepartis side også støtte de to lovændringer da vi ser dem som et skridt i den rigtige retning i dansk folkeparti har vi den grundlæggende holdning

i henhold til til de aftaler der er lavet desværre har man jo i nogle af årene før det set at mens

det gulerod for jeg tror at hvis man fortsat overholder de her aftaler

er kedeligt at det er nødvendigt at den gamle aftale suppleres med nye tiltag i

kontrol og sanktioner spiller en endnu mere central rolle det er måske nok en nødvendighed men jeg tror som sagt ikke at det rent praktisk kommer til udtryk jeg tror kommunerne har forstået budskabet i dansk folkeparti

man erstatter de nuværende rammeaftaler med

individuelle aftaler for hver enkelt region og kommune det var også muligt at man kunne gøre det det er i hvert fald blevet betydelig lettere efter vedtagelsen af kommunalreformen med de færre

det ville have løst nogle af problemerne

individuelle model her i tinget derfor hilser vi trods alt den model der nu ligger velkommen vi mener det er et skridt i den rigtige retning og vi håber som sagt den kan give regeringen de nødvendige værktøjer som den faktisk kan være i stand til at benytte

som sagt tror vi på det også med det vi har set

kommuner og regioner fremover bliver langt bedre til

ordførertalen orden i økonomien økonomien er essentielt ikke mindst i en krisetid det vil vi radikale gerne være garant for når der skal være orden i økonomien er man nødt til at holde sit budget og man er nødt til meget indtrængende at bede andre om at gøre det samme

med lovforslag l en hundrede og fire og tres adresseres denne bøn meget tydeligt til regionerne og de indtræder i en ordning analog med den der allerede findes for kommunerne her er konsekvenserne at overforbrug

i bloktilskuddet det næste år kommunernes ordning permanentgøres hvilket er indholdet af l en hundrede og fem og tres det er nemlig selv om det er et

kedeligt faktum som jeg også kender fra mit eget liv en kendsgerning at penge kun kan bruges én gang

det er også det som sanktionerne er svarende til

sanktionerne er ikke en egentlig straf

at midler ikke kan bruges flere gange derfor synes vi radikale at sanktionerne

altid tage en diskussion om

spørgsmålstegn ved fordelingen mellem individuelle og kollektive sanktioner

men fordelingen viser at det største ansvar ligger hos den enkelte kommune eller region hvor fokus på budgetoverholdelse skal skærpes men det viser samtidig at fællesskabet af kommuner og regioner spiller en væsentlig rolle heri så samlet set synes vi at den foreslåede fordeling er hensigtsmæssig til slut er der blot at sige at vi er helt på det rene med at den økonomiske virkelighed derude er trængt og den er barsk men overholdelse af budgetter og orden i økonomien på alle politiske og administrative niveauer er en del af løsningen således kan radikale venstre støtte

sambehandler vi nu l en hundrede og fire og tres og l en hundrede og fem og tres budgetloven blev nedskrevet i

regeringsgrundlaget og det står vi ved vi skal alle sammen overholde vores budgetter det skal kommunerne det skal regionerne og det skal skal staten

og der skal udstikkes klare mål for budgethåndteringen de to fremsatte lovforslag som vi

sikrer de rette sanktionsmuligheder over for kommuner og regioner til at overholde de fastlagte budgetter vi så i nullerne

otte ud af ni år

simpelt hen ikke leve med at der er så voldsomme budgetoverskridelser med lovforslagene vil regeringen med et bredt flertal i folketinget fastsætte bestemmelser som skal øge incitamentet for kommuner og regioner til at overholde de aftalte budgetter det første lovforslag indeholder bestemmelser som betinger en del af det offentlige bloktilskud på en milliard

budgetterer inden for de fastlagte rammer lovforslaget giver desuden myndighed til at nedsætte bloktilskuddet i det følgende år såfremt regionerne overskrider de fastsatte rammer på sundheds og udviklingsområdet det andet lovforslag l en hundrede og fem og tres giver ministeren mulighed for at fordele det betingede bloktilskud individuelt alt afhængigt af den

ikke alene i regeringsgrundlaget gav vi også kommunerne håndslag på

som har som mål at nedsætte bureaukratiet i kommuner og regioner

tvungen konkurrenceudsættelse søsat projekter med frikommuner og generelt sikret tiltag som kan give kommuner og regioner

arbejdsrammer og mindre med administration

lovforslag at der er nødt til at være nogle sanktioner og nogle regler og dem bakker vi op om det skal ikke betragtes som nogen provokation i kommunerne eller i de statslige institutioner eller i regionerne overhovedet de har jo vist de kan leve op til de forventninger vi havde til dem og de overholder nu reglerne vi vil fra konservativ side hylde det kommunale selvstyre men for at der er holdbarhed

vi også nødt til at have nogle faste regler og det går jeg ud fra alle bakker op om og det håber jeg vi kan gøre i fredsommelighed

jeg skal ikke bruge mange ord på lovforslagenes indhold for ordførerne har på glimrende vis

en samlet lovpakke

først de to vi behandlede under det forrige punkt og så de to vi behandler nu som indebærer et

nyt udgiftspolitisk styringssystem det omfatter staten regionerne og kommunerne jeg vil også sige at uanset

bliver man nødt til at forholde sig til en egentlig ret banal ting

holde dem det er

meget banal konstatering kan man sige men ikke desto mindre er det et godt signal

borgere og til virksomheder at ligesom man dér må holde sine budgetter

også i stat kommune og regioner

kan man sige at vi kan have lange diskussioner om sanktioner og måder og former men frem for alt må man sige at kommuner og regioner har vist

viljen til at tage ansvar for deres økonomi i de seneste år er der lagt særdeles ansvarlige budgetter

det er en af de ting som jeg synes man må notere sig

er fortsat det ansvar som folkevalgte tager for den økonomi og for de budgetter som bliver lagt i kommuner regioner og i staten det synes jeg er

det gør at man får en balance mellem det der bare kunne blive en sanktionsmaskine som kører og så den vilje til at tage det egentlige politiske ansvar og prioritere sine udgifter sådan at det svarer til indtægterne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

at man er i salen når punkterne starter

af en substitut men forhandlingen

regeringen ikke støtte et forslag der går ud på at lette skatten for de allermest velstillede pensionister her i landet

de mest velstillede pensionister der betaler udligningsskat det er vigtigt at understrege det er nemlig kun den del af pensionsudbetalingen der overstiger trehundrede og toogtredstusindottehundrede kroner årligt der betales udligningsskat af det er vores skøn at det kun vil være godt fire procent

personer der har passeret folkepensionsalderen der i to tusind og tretten kommer til at betale udligningsskat

prioriterer regeringen hvilket også fremgår tydeligt af regeringsgrundlaget at gennemføre en skattereform der har en rimelig social balance er fuldt finansieret og markant sænker skatten på arbejde liberal alliance anfører at udligningsskatten har den beklagelige virkning at den tilskynder danskerne til at arbejde mindre og overveje en tidligere pension fordi den økonomiske gevinst ved at blive et ekstra år på arbejdsmarkedet er blev reduceret med udligningsskatten liberal alliance får det til at fremstå som om udligningsskatten har nogle helt særlige virkninger det er sådan at længden af den periode som en given størrelse af pensionsopsparing udbetales over har betydning for beskatningen i kraft af det progressive skattesystem i et progressivt skattesystem får højere løbende indkomster en højere

rammer udbetalinger til personer der har været arbejdsomme og foretaget store fradrag og derved fået store opsparinger

ville en person som fik en høj årlig pension betale en højere skat end en person der fik en lavere årlig pension på grund af progressionsbeskatningen med forårspakke

indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger det betyder at store pensionsudbetalinger ligesom

i det omfang en person bliver længere tid på arbejdsmarkedet end tidligere vil der på den ene side være behov for mindre opsparing end tidligere til

og på den anden side vil den længere tid på arbejdsmarkedet indebære mulighed for at foretage en større opsparing herudover skal understreges at den skattelettelse på lønindkomsten som man får ved at blive på arbejdsmarkedet nogle ekstra år er langt større end den eventuelle udligningsskat der skal betales af den forøgede pensionsudbetaling man får hvis man fortsat indbetaler til pension i de ekstra år man er på arbejdsmarkedet det skyldes at man jo får størstedelen af bruttolønnen udbetalt som løn og at kun en mindre del af bruttolønnen indbetales til pension det er dermed efter min opfattelse ikke rigtigt som liberal alliance mener at udligningsskatten vil tilskynde danskerne til at arbejde mindre og overveje en tidligere pension liberal alliance anfører at finansieringen på finansloven for to tusind og tolv

med tre hundrede og halvtreds million kr skal findes ved et lavere offentligt forbrug jeg skal stilfærdigt bemærke at det jo ikke er en reel finansiering liberal alliance

her det svæver i det uvisse hvad det er for

der skal finansiere det her og med de bemærkninger

vil jeg afslutningsvis gentage at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

udbetalt deres pension under de nye og lidt lavere indkomstskatter som blev vedtaget med skattereformen

anden måde slipper billigere fordi de har kunnet fratrække deres

det man pålagde dem med denne udligningsskat var jo en dobbeltbetaling de skulle betale via de almindelige

på papiret over den samlede indfasning skulle være fuldt finansieret vi har så så fortsat til

i hvert fald er det sikkert at der var en meget dramatisk underfinansiering

her i de første par år af indfasningen og det har vi jo brugt lang tid på

den formelle kontekst er det rigtigt at den er fuldt finansieret men det

vi diskuterer her er jo en

de mest velstillede pensionister sådan som jeg forstår beslutningsforslaget skal have en ufinansieret skattelettelse sådan som liberal alliance ønsker det eller hvorvidt

det ville være ufornuftigt i den nuværende økonomiske situation og regeringen

at man hævede andre afgifter på blandt andet el vand slik alkohol is cigaretter og kød det var det der finansierede at man kunne sænke

betaler jo også de pensionister som man pålægger en udligningsskat

af den lavere skat på indkomst i deres tilfælde pensionsindkomst

forklare hvorfor forårspakke

var en god skattereform det var en skattereform der blev gennemført af den tidligere regering

fordele og ulemper når det så er sagt

for eksempel afgiftsforhøjelser som naturligvis betales af alle

mener jeg bare er en sidediskussion i forhold til beslutningsforslaget

bibeholde den udligningsskat som også blev indført i forbindelse med forårspakke

som sikrer at de mest velstillede pensionister

fået meget høje fradrag på indbetalingstidspunktet

får en utilsigtet lempelse

synes jeg er fornuftigt alt andet ville være skævt og derfor

går regeringen ikke ind for at

forudsætningen for at gøre det er at man ikke bare lader stå til forudsætningen for at vi også i fremtiden kan tage hånd om de svageste sikre hospitalsbehandling til alle er at vi tilpasser os fremtidens udfordring en udfordring hvor der er flere der bliver ældre heldigvis

færre på arbejdsmarkedet og en fremtid hvor landene omkring os og ude i verden

i konkurrencen så vi skal frem i bussen derfor gennemførte den tidligere regering en ambitiøs skattereform forårspakke

skattereform hvor vi målrettet gik efter at lempe skatten på arbejde og dermed styrke incitamentet til

yde en ekstra indsats til at uddanne sig

være aktiv og give den en ekstra skalle det er en indsats der i sidste ende

ser på hvilke udfordringer vi har stået over for

bare konstatere at i to tusind og et overtog den tidligere regering

var økonomien forbedret så vi i stedet for havde et tilgodehavende på to og halvfems milliard kroner det kunne kun

sørge for at samfundet bliver mere konkurrencedygtigt det gjorde vi bestemt også i de ti år i to tusind og fire og i to tusind og syv lempede vi skatten på arbejde fuldt finansieret og fuldt finansieret var også

den midlertidige pensionsskat

det er således en del af den skatteaftale for to tusind og ni som regeringen venstre og konservative gennemførte sammen med dansk

at være på arbejdsmarkedet og yde en ekstra indsats og uddanne sig men også at gøre det endnu mere attraktivt for udenlandsk arbejdskraft at vælge danmark for det er vigtigt

yde en ekstra indsats og det er vigtigt at det danske arbejdsmarked også er attraktivt for højt kvalificeret arbejdskraft udefra lad mig bare

et konkret eksempel af effekterne af forårspakke

havde kun syv og tredive kroner tilovers efter skat for hver gang han tjente hundrede kroner ekstra men skattereformen forårspakke

betyder at den samme håndværker nu kan gå hjem med seks og halvtreds

vedkommende tjener en hundredkroneseddel ekstra lavere indkomstskatter styrker vores konkurrenceevne de gør det mere attraktivt for virksomhederne at tiltrække den dygtige og nødvendige arbejdskraft også til en samlet pris som ikke hæmmer konkurrencen

igennem krisen med færrest mulige omkostninger

det danske skattesystem blev konkurrencedygtigt og at vi

sat skatten på arbejde markant nederst det var den største nedsættelse af skatten på arbejde siden indkomstskattens indførelse i nitten

var en del af finansieringen og det står vi i venstre ved derfor kan vi ikke støtte

danskere at vi i liberal alliance helhjertet støtter at man sænker skatten på arbejde så man både får et mere menneskeligt skattesystem i danmark

man valgte dengang

man hævede en lang række skatter og afgifter

skulle betale en særskat

derfor målrettede vk regeringen sammen med dansk folkeparti den lavere skat på arbejdet

vi synes faktisk at folk der står uden for arbejdsmarkedet og er gået på pension

nyde deres otium men så valgte vi at målrette lettelserne til folk på arbejdsmarkedet derfor lavede vi en midlertidig

set meget enig i ville have været

så skal man altså også lige huske på at de personer der betaler udligningsskatten

opmærksom på at udligningsskatten som i dag er

nedsættelse af bundskatten på en procentpoint

stigende skatter og afgifter der har været andre steder har

skatteordfører jeg stiller et ganske simpelt spørgsmål

hvorfor var det rimeligt hvorfor er det rimeligt at folk der får udbetalt deres private pension skal betale

at sænke skatten på arbejde fordi det giver et større arbejdsudbud

så er det altså bare vigtigt for mig at slå fast at personer der betaler en midlertidig udligningsskat som er seks procent i de første år og som sagt aftrappes og er væk i to tusind og tyve

en del af den generelle sænkelse af indkomstskatten som

har fået ved at vi sænkede bundskatten med

sige at der er nogle der betaler to gange for alle har fået en lavere skat på deres indkomst hvad enten det er løn

kilder altså offentlige overførselsindkomster

så har der selvfølgelig og afgørende med forårspakke

været en lavere skat på arbejde så det bedre kunne betale sig at uddanne sig yde en ekstra indsats

skattereformen fra to tusind og ni som jo gav et voldsomt løft i arbejdsudbuddet som

alliances dna nemlig skattelettelser til de mest velhavende pensionister betalt af nedskæringer i den offentlige velfærd for alle andre også for de pensionister der har allermindst til rådighed i et særdeles højreorienteret parti karakteriserer man den her øvelse som rimelig ja tak for kaffe liberal alliance forslaget går konkret ud på at lempe skatten for de fire procent allermest velstillede pensionister

nemlig kun de mest velstillede pensionister der betaler udligningsskat der som bekendt er på små seks procent af en pensionsudbetaling

et bundfradrag på trehundrede og toogtredstusindottehundrede kroner er det kun pensionister med en månedlig pension på rundt regnet over tredivetusind

pensionsudligningsskat når vi i dag på liberal alliances opfordring diskuterer rimeligheden af pensionsudligningsskat synes jeg at det er på sin plads at minde hinanden

liberal alliance om hvorfor skatten blev indført for forhistorien

den midlertidige udligningsskat er jo at det er en skat der har til formål at udligne den skattelettelse

fået med den tidligere regerings skattereform forårspakke

den midlertidige udligningsskat har paradoksalt nok ikke den konsekvens at pensionister med store pensionsudbetalinger bliver beskattet hårdere eller på samme niveau

den tidligere vk regering og støttepartiet dansk folkeparti gjorde nemlig udligningsskatten lempeligere end den rent faktisk burde have været hvis den reelt set skulle have neutraliseret den indkomstskattelettelse på pensionsudbetalingerne

sikre en pensionsudligningsskat der gav det forudsatte varige provenu på firs million

så valgte vk regeringen og dansk folkeparti at beskatte på et niveau som giver under det halve nemlig et varigt finansieringsbidrag på fem og tredive million kroner på den måde gav dansk folkeparti og vk regeringen en skattelettelse til de absolut mest velstillede pensionister i samfundet og socialdemokraterne lagde ved behandlingen af lovforslaget ikke skjul på at vi fandt det langt mere retfærdigt at pengene

gå til de pensionister som har mindst til rådighed

i direkte forlængelse af at vi i socialdemokraterne ikke kan give yderligere skattelettelser

de mest velstillede pensionisters pensionsudbetalinger så kan vi naturligvis ikke støtte det her beslutningsforslag jeg skal huske

hilse fra sfs skatteordfører som desværre er forhindret

sf heller ikke støtter forslaget jeg skal også hilse fra det radikale venstres ordfører som også

ordfører nej der er lige en kort bemærkning fra herre

så pensionen ikke har betalt så

i årene hvor de sparede

de nu en glæde som de ikke burde have af at skatten på udbetalingen af pensionen er lavere end den var dengang de

at de betaler for den skattelettelse i en fuldt finansieret

blandt andet el vand slik alkohol is

at de ikke også bidrager til den lettelse de får

fuldt finansieret det er ikke den tolkning jeg har af det jeg vil påstå at den er underfinansieret frem til

vi jo se til den tid hvis er sket betydelige ændringer danske skattesystem om

det så også holder om den så er fuldt finansieret

sige at det her konkrete forslag stemte socialdemokraterne hverken for eller imod da det blev vedtaget

regering og dansk folkeparti under forårspakke

heller ikke stå og forsvare den samlede skattereform som de pågældende partier gennemførte

bare i dag holde mig til det beslutningsforslag som liberal alliance jo har fremsat og som vi forholder os til i dag og som vi debatterer nu og sige at socialdemokraterne

en skattereform som blev vedtaget dengang men det ændrer jo ikke på at hvis der er noget man er utilfreds med nu har man jo lejligheden til

tilslutte sig liberal alliances beslutningsforslag hvis man synes at det som den daværende regering vedtog var forkert

så hvis man nu

må man jo tage ansvar det er ikke kun det man vedtager i folketinget som er ens ansvar det er også det man ikke vedtager

ansvarlig for den lovs eksistens så derfor må herre thomas jensen jo tage ansvar for det her og måske svare på spørgsmålet

og den så samtidig også ville føre til en lavere beskatning af pensionsudbetalinger

har sagt i min ordførertale

vko flertallet ikke sørgede for at gå hele vejen og

provenu varigt provenu på firs million

indførte den man gav faktisk en en lettelse i forhold til hvad man burde have gjort

været rimeligere men i den her samling hvor vi behandler det her forslag afviser vi at give skattelettelser til de rigeste pensionister som liberal alliance vil også fordi liberal alliance jo ikke har mandsmodet til

og man kommer med alle mulige krumspring for ikke at stå til ansvar

konkrete områder man skal ud at gennemføre nedskæringer på så den nuværende regering ser frem til og har ambitioner om at gennemføre en fuldt

og som skaber et godt og solidt økonomisk råderum og det er det som vi koncentrerer os om her i denne folketingssamling

understrege for det er jo en skat der bliver udfaset stille og roligt

to tusind og tyve

stort fradrag for sine indbetalinger helt op til tre og halvfjerds procent i nogle perioder mod at man så ved udbetalingstidspunktet nu har den her midlertidige midlertidige udligningsskat som gør at er lidt mere parallelitet i forhold til skattebetalinger og det synes jeg

en fair nok måde at gøre det på

det er en misundelsesskat det synes jeg bestemt ikke

skattefradrag man har fået ved indbetalingstidspunktet

synes bestemt det er en rimelig skat

at det ændrer den situation at

heller ikke enig i for jeg har indtryk af at man rundt i i resten af verden ser op til den måde vi har valgt at lave vores pensionssystem på i danmark når det kommer til finansieringen af forslaget synes

ærligt at det er dybt utroværdigt at vi gang på gang skal behandle forslag fra liberal

ikke bare har en tynd finansiering men stort set ikke har nogen finansiering fordi man hver eneste gang bare siger at det skal finansieres ved at skære

det sygehusvæsenet hvad er det man skal skære

beskrivelse af hvad finansieringen skal være det kan

ordfører for forespørgerne jeg synes det er rigtig ærgerligt at man

kommer med useriøse forslag som indholdsmæssigt kan være fornuftige nok ikke lige det her men hele tiden bare

i den offentlige sektor det er aldeles seriøst

når det er sagt vil jeg gerne spørge

lagde stemmer til to skattelettelser hvorfor

det så ikke en del af de skattelettelsers finansiering

kunnet fratrække deres indbetalinger til en højere skat dengang de gjorde det og nu fik mulighed

udgifter men så kunne man i det mindste forklare hvilke offentlige

og det er det useriøse i det

at der skal skæres i det

vi siger at der skal være et mindre

og regeringen har jo netop fremlagt at den planlægger at det offentlige forbrug

få finansiering til

at den her afskaffelse af udligningsskatten kan ske

så når regeringen siger at den vil øge det

skal ske så er det useriøst for hvorfor skal vi øge

øges så meget det skal øges mindre og så er der finansiering til at vi kan afskaffe den her udligningsskat hvad er der galt med

der man fandt sin finansiering og det der er det ærgerlige ved det man er så ukonkret

i løbet af de næste mange år frem til to tusind og tyve

i de sidste ti år da vi sad i regering

daværende regering og det arbejder vi med nu efter der er kommet en ny regering det er lykkedes for os i alle tre valgperioder da vi sidst sad i regering frem til oktober to tusind og elleve at sørge for tre markante skattenedsættelser senest i to tusind og ni

to tusind og ti hvor vi fik sænket marginalskatten med syv en halv pct danmarkshistoriens største skattelettelse alle danskere ude på arbejdsmarkedet kunne mærke det og det blev rigtig godt modtaget med til finansieringen og sådan

være når man laver en skattereform i det danske folketing med de politiske konditioner der

en af tidslerne vil jeg skjul på var udligningsskatten men når man ser på plusser og minusser hvad det har betydet for skattesystemet at vi har

sænket marginalskatten med syv en halv pct at vi har gjort det langt mere attraktivt at arbejde at vi har fået vendt op og ned på diskussionen om man skal betale højere marginalskat i danmark for det fik vi vendt op og ned på da vi fik sænket marginalskatten så nu taler alle om at få sænket marginalskatten og altså ikke om at hæve marginalskatten

var det det værd når man samtidig diskuterer udligningsskat som følge af liberal alliances

groet i vores have men man skal også

at man ikke overdramatisere konsekvensen af det og lige begiver sig sådan på kanten

der er ingen danskere der har betalt mere i skat end hvis de ikke havde sparet op det der er sket med

ikke gjort det uattraktivt at spare op

ikke skadet det danske pensionssystem

i princippet enige i at pensionssystemet

ikke bør være et udflugtsmål for skatteglade politikere og derfor har vi også kraftigt advaret den nuværende regering mod at tage fat på pensionerne for det vil hæmme opsparingslysten i det danske samfund og være til ugunst for det danske samfund

høje skatter svækker lysten til at yde en ekstra indsats høje skatter sætter det danske samfund i stå derfor var vi glade for at vi fik sænket skatten markant ved sidste skattereform og derfor har vi også flere forslag på tapetet i

folkeparti der sænker skatten på arbejde markant

brian mikkelsen sagde at der var tale om en skattelettelse da man vedtog

at man lettede skatten nogle steder men tilsvarende

som fuldt ud kunne finansiere en lettelse der var

arbejde så

tale om en skatteomlægning

faktisk var det sådan at hvis regeringen skulle

efter skattereformen end inden skattereformen så kan vi ikke lige få slået fast at der ikke var tale om en skattelettelse men en skatteomlægning hvor man

reelle reelle lettelser for nogen som helst danskere

var fuldt finansieret men alle alle der var ude på arbejdsmarkedet fik en reel skattelettelse den største

er en skam sådan er virkeligheden bare

man ikke har medvirket til vi er for eksempel glade for at vi ikke har medvirket til at etablere en udligningsskat

at vi ikke har været med til at lave en fedtskat i dansk politik vi er glade for at vi ikke har været med til at lave en iværksætterskat i dansk politik

nye skatter nye skattekilder som det konservative folkeparti har været med til at opfinde

samfund skattekilder som kommende regeringer til enhver tid kan skrue på håndtag på så de bliver højere og højere og atter højere det synes vi ikke er god politik

det er rimeligt at pensionister skal betale

hvis vi ikke havde fået sænket marginalskatten betragteligt med danmarkshistoriens største lettelse som alle lønmodtagere har fået gavn af jeg

at værne om pensionssystemet og

undrer det mig betragteligt at liberal alliance selv lufter tanker om at fremrykke pensionsbeskatningen det vil for alvor

robustheden ud af systemet og gøre pensionsmidlerne meget sårbare i fremtiden ligesom det dybest set vil være det største generationstyveri i sin nyeste form men det må vi jo så diskutere en anden gang når vi nu taler hykleri fra

brud på hele fundamentet for det danske pensionssystem nemlig at man trygt skal kunne spare op til sin egen alderdom det stod allerede klart da pensionen ved den forrige regering og dansk folkepartis aftale den femtende april to tusind og ti som opfølgning på forårspakke

der kan særbeskattes man argumenterede dengang for at pensionsopsparerne ligesom alle andre ville få del i skattereformen men som liberal alliances ordfører også dengang understregede falder den argumentation jo hurtigt fra hinanden skattereformen indeholdt som bekendt rigtig mange nye dyre afgifter på alt fra el og vand til slik alkohol is cigaretter og kød og alle disse udgifter slap pensionisterne jo ikke for liberal alliance er ikke i tvivl om at udligningsskatten er en ren misundelsesafgift

tyve det kom frem ved behandlingen af det oprindelige lovforslag at det indeholder flere eksempler på åbenlyse uretfærdigheder gruppen af tjenestemænd er en gruppe som ikke havde haft noget valg i forhold til deres pensionsopsparing og en del af dem blev alligevel pålagt udligningsskatten mener man virkelig at det er rimeligt og hvad med de tilbageværende ægtefæller der efter den enes død skal betale udligningsskat fordi

selv om de aldrig har haft de påståede fordele ved skattereformen

fordi man har valgt at få sin pension udbetalt over få år skal rammes af udligningsskatten mens man ikke ville blive ramt hvis man i stedet havde valgt at få pensionen udbetalt over mange år

på alle disse spørgsmål savnes fortsat gode svar udligningsskatten er desværre ikke kun et midlertidigt problem den har som jeg var inde på før også medvirket til at undergrave tilliden til vores pensionssystem finansrådet bemærkede allerede i høringssvaret til lovforslaget at et indgreb i pensionssystemet skaber længerevarende utryghed og reduceret tillid til kontinuiteten i det danske pensionssystem og i den fremtidige skattemæssige behandling af fremtidig pensionsopsparing det er negativt for samfundet som helhed idet opsparing til pension ikke kun er positivt for den enkelte pensionsopsparer men også for samfundet som helhed foruden den reducerede tillid til det danske pensionssystem har udligningsskatten også den yderst beklagelige virkning at den tilskynder danskerne til at arbejde mindre og overveje en tidligere pension fordi den økonomiske gevinst ved

ekstra år på arbejdsmarkedet er blevet reduceret med særskatten på pensioner set i lyset af de store vækst og demografiudfordringer der som tunge sorte skyer hænger over den danske velstand er særskatten særdeles uhensigtsmæssig danskerne har behov for incitamenter der øger tilskyndelsen til at blive på arbejdsmarkedet ikke det modsatte med en afskaffelse af udligningsskatten på pensioner ønsker vi i liberal alliance at genoprette tilliden til det danske pensionssystem ved at fritage pensionsopsparere for en urimelig beskatning ifølge skatteministeriet

at den nødvendige finansiering til det findes ved et lavere offentligt

står finansieringen hertil findes ved lavere offentligt forbrug

der skal være et lavere offentligt forbrug og i dag er der kommet nogle udtalelser i

ole birk olesen som jeg synes

en bedre forklaring på

har jo tidligere sammen

tilbage på to tusind og et niveau og i dag begynder herre ole birk olesen at sige at man faktisk godt vil støtte den siddende regerings

men bare justere lidt ned i det så kan vi her i dag

ved det offentlige forbrug er der et tal er der et område hvor man gerne

jeg har ikke i dag sagt at vi støtter regeringens målsætning om en

i det offentlige forbrug jeg har blot sagt at hvis man reducerer den målsætning med en decimal formentlig kun til nul

procent

så har man finansiering til det her forslag

herre dennis flydtkjær som påstod at

mit svar til herre dennis flydtkjær fra dansk

med en meget lille procentdel

jeg synes at det sådan blafrer lidt i vinden hvad det præcis er man vil

men jeg ved ikke om ordføreren har gjort sig klart hvad samtlige af de skattepolitiske

efterhånden har kostet i offentligt forbrug er der et estimat af

høre hvor det er at der så skal skæres til

vi vil reducere udgifter for at få råd til

den lavere skat på arbejde og på virksomheder som skal sikre danmarks økonomiske velstand jeg kan nævne tre hovedelementer

afskaffe efterlønnen fuldstændig vi vil hæve folkepensionsalderen fra syv og tres

vi vil have fyrretusind færre ansat i den offentlige sektor ligesom der var under nyrup det er hovedelementer i vores finansieringskatalog jeg synes

at der har været nogen uklarhed i dag jeg siger ganske klart og sikkert liberal alliance ønsker et lavere offentligt forbrug end der er i dag men jeg siger også at dette forslag om at afskaffe udligningsskatten kan gennemføres ved at man blot ikke hæver det offentlige forbrug så meget som regeringen vil i stedet for at have en offentlig forbrugsvækst på nul

vil man formentlig kunne nøjes med at have en offentlig forbrugsvækst på nul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

god til at sige de rigtige ting om vækst arbejdspladser investeringer og tiltrækning

velkendt man siger det rigtige men desværre gør regeringen i handling det modsatte det har vi set gentagne gange man taler om øget arbejdsudbud og så laver man en finanslov som vi i dag har fået oplyst

og man laver en finanslov der koster en gennemsnitlig lo familie tre tusind fire hundrede kroner i stigende skatter og afgifter

det lovforslag som vi nu behandler er endnu et bevis på at

her begrænser nemlig virksomhedernes ret til at få fradrag for deres reelt afholdte udgifter

innovation og alt det som vi har brug for i danmark alt det vi efterspørger skal nu ikke længere kunne få fradrag for alle deres afholdte udgifter i beregningen af skatten

frem til et produkt eller et patent hvad ved jeg som så kan generere et overskud

det forhold har naturligvis også været et gennemgående tema i en række meget klare høringssvar fra brede dele af dansk erhvervsliv organisationer med videre forslaget vil koste investeringer i danmark det vil gøre det mindre attraktivt at drive virksomhed i danmark og som jeg omtalte særlig for virksomheder der kræver meget store investeringer i

helt oplagte områder men også når man ser høringssvarene fra håndværksrådet og dansk byggeri bare for at tage et par eksempler

meget meget skeptiske tal fra dansk byggeri viser øvrigt at hvis reglerne havde været gældende fra to tusind og otte ville det have kostet deres medlemsvirksomheder hundrede million kroner

men regeringen indrømmer selv de negative konsekvenser af lovforslaget i bemærkningerne på side tredive står det sort på hvidt underskudsfremførslen vil føre til et mindre fald i det forventede afkast af investeringer i danmark det skyldes at der sker en fremrykning af tidspunktet for hvornår selskaberne skal betale selskabsskat

være en øget risiko for at underskuddene går endeligt tabt det skønnes således at underskudsfremførsel vil medføre en begrænset reduktion i tilskyndelsen til at investere

det er klar tale regeringen er med på at det her koster investeringer det her gør det mindre attraktivt at investere i danmark der kommer mindre risikovillig kapital til danmark det koster

det hverken kan eller vil vi være med til i venstre i stedet burde man faktisk gå den modsatte vej og sørge for at det er attraktivt at drive virksomhed i danmark at det er attraktivt at investere i danmark at det er attraktivt at skabe arbejdspladser for vi har brug for at der investeres og udvikles

forudsætning for det velfærdssamfund som vi alle taler så meget om

at der er produktion i danmark og der er virksomheder der ansætter folk og virksomheder der tjener penge forslagets øvrige elementer får i øvrigt også ganske ganske hårde ord med på vejen i høringssvarene vi har i danmark i forvejen vel verdens skrappeste regler

jeg tror det er advokatrådet der skriver i et høringssvar at der reelt er tale om en privatisering af skats

et element om at virksomhedernes skattebetalinger skal offentliggøres dermed gøres der op med den fortrolighed som normalt gælder

forslaget virker som rendyrket symbollovgivning som kun har til formål at udstille og mistænkeliggøre virksomheder der af den ene eller anden grund ikke betaler selskabsskat

det virker som sagt som om skatteministeren ønsker at mistænkeliggøre enhver

det sender bestemt heller ikke et positivt signal til virksomheder der overvejer at investere i danmark skatteministeren har tidligere sagt at kravet om åbenhed har

gavnlige effekter i andre lande men den påstand måtte ministeren så trække tilbage for

kunne ikke fremlægges nogen som helst form for dokumentation for den påstand

i venstre synes vi at det skal være attraktivt at drive virksomhed i danmark igennem ti år under vk regeringen sænkede vi blandt andet selskabsskatten fra tredive

så det her lovforslag går i stik modsat retning af det vi ønsker i venstre det gør det mindre attraktivt at investere i danmark og det koster arbejdspladser det kan vi ikke

ved man at det er en person der ved hvad vedkommende taler om for faktum er jo at

men sendte mere end en hundrede og tredive arbejdspladser ud af danmark

har fuld fokus på

arbejde til danskerne skabe

håber jeg også at det er en dagsorden som venstre vil støtte

som skal sikre at almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere som

sørger for at få betalt den skat som de skal efter den danske skattelovgivning det er kun ret og rimeligt

starte med at slå fast at at det sidste

altså det her lovforslag skal vel ikke sikre at man skal betale det man skal efter gældende lovgivning det her er en stramning af skattelovgivningen det er en stramning af skattelovgivningen så det er vel ikke noget med at der er nogle der ikke betaler det de skal nej man lægger op til at der er nogle der skal betale noget mere jeg synes jo det er ret interessant i dag

af den finanslovaftale

som regeringen har indgået med enhedslisten for i år svækker arbejdsudbuddet

i finanspolitisk holdbarhed så det med at den her regering siger et og gør noget andet

står fuldstændig til troende det er også kommet frem med regeringens to tyve plan i dag

procent i offentlig vækst nu er fint da vi andre foreslog det

vil selvfølgelig altid begynde at lede efter hår i suppen for at

modstandere som prøver at gøre et rigtig rigtig godt job jeg håber at venstre virkelig

finanslov der blev vedtaget for to tusind og tolv og sammenholder den med den kickstart

fokus på at

at herre thomas jensen noget sted kan finde at at det var vk regeringen der

tror alligevel at selv

lige i overkanten at beskylde den tidligere regering for

er at blive målt på den politik man har ført der synes jeg det er noget af en beskyldning at sige

det bliver også kun ved nogle nogle vage formuleringer for

som sendte arbejdspladser ud af landet vi ved jo lige nu og her

grænsehandelsfølsomme varer hvor vi ved at grænsehandelen

vigtigt med et retfærdigt skattesystem

danske velfærdssamfund derfor underminerer det også tilliden når nogle selskaber spekulerer i kreative skattefiduser for at undgå at betale skat derved undlader selskaberne at bidrage til det velfærdssamfund med veluddannet arbejdskraft god infrastruktur og ingen korruption som de selv nyder godt af det er usolidarisk hvis de prøver at snyde det er derfor godt at vi med det her lovforslag sikrer en mere robust og solidarisk beskatning af selskaber lovforslaget sikrer samtidig et merprovenu til fælleskassen på seks hundrede

firs million kroner i to tusind og tretten og derefter et varigt merprovenu på halvfjerds million kroner årligt

der skal bruges til at forbedre det danske velfærdssamfund på sigt lovforslaget rummer en begrænsning af selskabers mulighed for at modregne deres underskud i efterfølgende års overskud det betyder at selskaber kan underskudsmodregne op til syv million

mens et resterende underskud højst kan nedbringe selskabets overskud med tres procent sagt med andre ord

har selskaber ikke længere mulighed for at trække hele deres overskud

ud af danmark og dermed undgå at betale skat fordi

underskud her i landet

i erkendelse af at mange små og nystartede virksomheder

visse brancher oplever store udfordringer med svingende indtægter de virksomheder holder vi hånden under med den her grænse og det gør vi fordi danske virksomheder og arbejdspladser har vores første prioritet hermed sikrer vi at alle selskaber uanset branchens særlige regler

og reguleringer skal bidrage til det danske samfund

lovforslaget indeholder et nyt kontrolværktøj til skat

første januar to tusind og tretten kan skat kræve en særlig revisorerklæring af selskaber der har påkaldt sig opmærksomhed enten på grund af flere års underskud eller mange mange transaktioner med lavskattelande erklæringen tjener det formål

eller bekræfte skats formodning om at dokumentationen for transaktionerne enten ikke er tilstrækkelig eller

er mangelfuld for at sikre at håndhævelsen af denne mere robuste solidariske beskatning af selskaber indføres

hvis skat finder dokumentationen utilstrækkelig eller mangelfuld

der fremover være en fast bødestørrelse på

og halvtredstusind kroner i grundbeløb hvor der oveni

for transaktioner hermed vil blive bedre end den er i dag

slut med at nogle koncerner udnytter reglerne om hæftelse for sambeskattede selskaber derfor udvider det her lovforslag reglerne og differentierer hæftelsen så den fremadrettet bliver afhængig af om det hæftende selskab er helt eller kun delvis ejet af andre selskaber i koncernen på den måde sikrer vi bedre muligheder for at en koncern reelt bliver beskattet af den samlede koncernindkomst uanset hvordan de skattepligtige indkomster og værdier i øvrigt er fordelt i koncernen det er for rigtig mange danskere uigennemskueligt hvad selskaber betaler i

som selskaber der ikke bidrager til det danske velfærdssamfund

sikrer vi med det her lovforslag større åbenhed omkring selskabers skattebetaling fremover vil oplysninger om selskabers skattepligtige indkomst anvendte gamle underskud

fremgå af skats hjemmeside det er min overbevisning at

som socialdemokrat tolererer jeg ikke spekulation i kreative skattefiduser på bekostning af det danske velfærdssamfund derfor er det godt at vi med det her lovforslag sikrer en robust og solidarisk beskatning af selskaber det skaber tillid til vores skattesystem

jeg sige at socialdemokraterne selvfølgelig støtter lovforslaget jeg skal huske

sfs skatteordfører ikke kan være til stede i salen på grund af andre gøremål her

sf også støtter lovforslaget og hvis radikale venstres

ikke når at dukke op i salen inden det er det radikale venstres tur til at træde op på talerstolen

er for at beskytte de virksomheder som betaler skat

skal lægges frem kunne herre thomas jensen bare

selv vælge at gøre det men nu gør herre thomas jensen

tvang

med den argumentation er mange der ville være meget skeptiske for at skulle modtage jeg skal høre herre thomas jensen om de meget meget klare advarsler der er imod det her lovforslag i høringssvarene

mulighed for at tiltrække investeringer

ikke gør noget indtryk på herre thomas jensen

noget indtryk at medico biotek håndværksrådet og så videre

med milliardtunge forskningsinvesteringer men også almindelige håndværksmæssige virksomheder er stærkt stærkt bekymret over det her lovforslag gør det overhovedet ikke noget indtryk når skatteministeren selv skriver at det det vil gøre det mindre attraktivt at investere i danmark betyder det ikke noget for herre thomas jensen i forhold til

arbejde til danskerne vi skal sørge for at vi på den måde sikrer en robust finansiering af vores velfærdssamfund mange mange mange år frem i tiden ikke bare til at opretholde det nuværende niveau men til hele tiden at modernisere og sørge for

der kan sikre den service som danskerne både borgere og virksomheder har behov for

overvejer at investere i danmark hvor der skal være ansat internationalt arbejdskraft og dansk arbejdskraft

at de gerne vil placere deres investeringer et sted hvor der er højtuddannet arbejdsstyrke hvor der er et godt arbejdsmiljø hvor der virkelig er nogle

høringssvarene og jeg er glad for

med til at sikre at de folk der går på arbejde

i lønningsposen og at vi også får sikret at vi har en robust finansiering af vores velfærdssamfund sådan at vi kan skabe gode forhold for de virksomheder som ønsker

er uenige med herre thomas jensen i men nu kan virksomheder altså ikke leve af flotte hensigter og de hårdtarbejdende danskere kan ikke gå ud på en arbejdsplads som kun er der i form af pæne hensigter

ikke længere kan få fuldt fradrag for de helt rimelige almindelige udgifter

at skulle betale skat selv om man over en periode

at man skal betale skat selv om man ikke har tjent penge det

thomas jensen ikke at det gør et stort indtryk

og en melding fra skatteministeren selv om at det bliver mindre attraktivt at investere

regering som hver dag under lars løkke rasmussens statsministertid sendte mere end

jo bare sådan at det kan strækkes ud over flere år torsten schack pedersen så på den måde

får man jo en mere ensartet beskatning over årene og får mulighed for at fratrække de her

er det bare i de enkelte år

har læst høringssvarene håber jeg også at herre

schack pedersen har lagt mærke til at i forhold til det lovforslag som blev sendt i høring har regeringen

bygge og anlæg som har sagt at en grænse på en million kroner var alt for lavt sat det har regeringen lyttet til

en million euro nemlig på syv million kroner det er at lytte til virksomhederne i danmark og tilpasse når vi laver lovgivning på skatteområdet sådan at det passer til de virksomheder

vi ikke lige få slået fast

ikke er nogen her der er under mistanke for at snyde alle de virksomheder vi taler om her som vil blive ramt af lovgivningen har vi ikke anden forventning til

følger lovgivningen som den er der er ikke noget snyderi der er ikke mere snyderi forbundet med det

thomas jensens partiformand statsministeren leaser en bil i tyskland og sparer dansk moms der er ikke mere snyderi i det her end når herre thomas jensens

udnytter at hendes mand opholder sig en del i schweiz

heller ikke det er snyderi det er blot at følge reglerne

kan vi så ikke til sidst få herre thomas jensen til at forholde sig til at danske virksomheders konkurrenceevne bliver mindre som følge

private forhold og så vil jeg godt slå fast at

skal være naiv når det kommer til skattepolitikken der er nogle der

nogle der er lidt mere kreative i forhold til hvordan man skal opføre sig

og blandt de mere kreative vil man kunne finde nogle som nok prøver at slippe billigst muligt

det her lovforslag flere ting blandt andet sikrer vi en

det sikrer jo at man ikke længere kan

med større tryghed vil lægge sine penge hos de folk

de virksomheder som ikke har rent mel i posen vil man nok komme frem til en

virksomheder for at snyde med deres skattebetaling når vi ingen som helst viden har om at det skulle ske kan herre thomas jensen nævne de utallige domme hvor virksomheder er blevet

det kan herre thomas jensen jo ikke der er ikke nogen der er dømt for at bryde loven her der er ikke nogen der er dømt for at snyde alligevel står ordføreren

vitterlig et nybrud mit andet spørgsmål var jo kan herre thomas jensen bekræfte at danske virksomheders konkurrenceevne bliver gjort dårligere

lidt op i en spids og overfortolker hvad andre siger her i salen

når vi debatterer skattepolitik med herre ole birk olesen skal det altid trækkes

gunstigt for et godt debatniveau her i folketinget

der måske vil være lidt mere kreative omkring skattelovgivningen

herre ole birk olesen birk olesen er den eneste som ikke

jo se på hvad en af de tidligere skatteministre under den borgerlige regering herre

der var tusind milliard kr

jo et vidnesbyrd om at

i sin tid som skatteminister havde fået færten af at der var noget

at man ikke skal være fuldstændig hamrende naiv skal sørge for at lave en god lovgivning og her

fremlagt nogle tiltag som jeg da håber at der

som vil sikre at danmark igen får en god konkurrenceevne

forklaring på hvilken effekt

ved indførelsen af et forslag hvor man kan se en effekt på virksomhedernes skattebetaling

at vi med det her forslag som jo er en samlet buket

de virksomheder der er i danmark og opererer

og jeg tror også at de som måske ikke har gjort sig så meget umage med at efterleve den i fremtiden vil gøre sig mere umage med at gøre det

pludselig at lave den her øvelse

grund af investeringsudgifter

at for eksempel delelementet omkring fremføring af underskud er noget der er indført i tyskland under

frankrig under en snart tidligere

regeringen har gjort her under høringsfasen er at vi har lyttet til

er kommet fra især bygge og anlægsområdet hvor man har sagt at det

og derfor har vi lagt det på cirka det samme niveau som

i tyskland nemlig på omkring syv million kroner svarende til cirka

man får det bedste svar hvis man sidder med ved bordet når

der skal findes svar på udfordringer fremadrettet men når vi ser tilbage på det

svækket jeg synes også at der er

industriområdet der har været nogle tiltag fremme tidligere

man har kunnet give nogle straksafskrivninger

investeres i et bedre kapitalapparat i virksomhederne sådan at

kunne få øget produktiviteten og dermed også konkurrenceevnen

nu handler det jo ikke om at stå og dømme den borgerlige regering vi må bare konstatere at

nu handler det om at vi har en ny regering vi har en ny regering som har fremlagt en

kan gøre for at styrke konkurrenceevnen

da også at liberal alliance vil bidrage positivt til at få skabt

at når der blev talt om at lave reformer i nullerne reformer som netop ville have styrket danmarks konkurrenceevne gennem at øge arbejdsudbuddet

for eksempel at afskaffe efterlønnen forkorte dagpengeperioden og sænke skatterne på arbejde

ikke begejstring der kom

det modsatte og de tiltag

ville jo netop da økonomien var overophedet have styrket danmarks konkurrenceevne de ville have sænket lønpresset men det var socialdemokratiet ikke med på så

og tyve plan der er fremlagt i dag siger ordføreren at det er det er noget som vil styrke dansk industri karsten dybvad

de høje danske skatter og afgifter hænger som en tung klods om benet på vores virksomheder og her mangler regeringen at komme med et bud på hvordan vi sænker verdens højeste skattetryk det lyder ikke som om industrien er synderlig begejstret over det

alt hvad man kan gøre for at lønmodtagerne

kan man ellers styrke en konkurrenceevne hvis herre joachim b olsen

man kan for eksempel investere i mennesker

investere i at mennesker kan blive mere produktive og der synes jeg at der er blevet underinvesteret i danmark

herre joachim b olsen fokuserer på

olsen med glæde skal se frem til at den her regering har en ambition om

en skattereform hvor man sænker skatten på på lønindkomst især for de lønindkomster der er flest af nemlig de hårdtarbejdende lønmodtagere med almindelige indkomster og det er en skattereform som vi ser frem til skal være fuldt finansieret og have en god social balance det er noget der vil sikre en god holdbarhed vi har et sigte der hedder tre milliard

og det er noget der skal skabe et øget arbejdsudbud

mig til det konkrete lovforslag for jeg synes ærlig talt det er lidt pinligt at

der er to regeringspartier som slet ikke kan være til stede under behandlingen

er to store partier regeringspartier

er en anelse ærgerligt at man ikke lige kan få

en suppleant herned for at kunne holde ordførertalen

er roden til alt ondt det her er

som indeholder meget få positive ting men til gengæld

andre er ren symbollovgivning for at hænge nogle selskaber ud det første område jeg vil

til virksomhedernes mulighed for overførelse af underskud som omhandler en begrænsning af

at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års positive skattepligtige indkomst forslaget betyder at selskabers tidligere underskud kun kan modregnes fuldt ud i positiv indkomst op til syv million

utrolig negativt forslag som vi

en forhøjelse af selskabsskatten det vil reducere tilskyndelsen til at investere i danmark hvilket vil

have i danmark det kan være medicinalvirksomheder og it virksomheder som er kendetegnet

de igennem en årrække har nogle store udviklingsomkostninger indtil de får udviklet

så senere kan skabe noget velstand

masse arbejdspladser med alt sammen til gavn for danmark det er de virksomheder man nu er efter

den risikovillige kapital fordi det gør det mindre attraktivt at investere i danmark fordi virksomhederne ikke kan få lov til at overføre deres underskud når man ser på de provenumæssige konsekvenser af

efter et tilbageløb på fire hundrede og firs

reelt betyder at man påvirker likviditeten i selskaber med fire hundrede og firs

lidt kritisk i en tid hvor virksomhederne skriger på kapital har svært ved at låne i bankerne for at

investeringer som netop skabe gang i væksten det er så det man

af skatteforhold hvor man nu vil hænge virksomheder ud der kan man bare spørge hvad det egentlig

formålet egentlig er med det her

vil skabe en større gennemsigtighed men man skriver ikke

ikke givet nogen mærkbare provenuforbedringer

står tilbage er såmænd bare at man nu skal køre en hetz mod

slå fast at alle selvfølgelig skal betale den skat de ifølge reglerne

i en ideologisk kamp fordi der er rykket socialister ind i skatteministeriet som bare vil køre en hetz mod de udenlandske virksomheder fordi det nu

talerrækken det er herre frank aaen

undertegnede og enhedslisten i rigtig mange år har arbejdet med multinationale selskaber som har været

skat jeg tror

to og tyve år uden at betale skat

nok heller ikke til lige med det samme men regner med at komme til det engang jeg glæder mig til at se hvor lang

det kan være at det her forslag hjælper dem for jeg tror de har brug for lidt hjælp det er selskaber som kellogs

multinationale selskaber som har fundet det ulejligheden værd

være i danmark og sælge deres varer i

har de ikke skullet betale skat man kan jo godt undre sig over at selskaber befinder sig mere end tyve år i danmark uden at tjene penge og dermed ikke

selskaber der ikke tjener

anden grund opretholdt afdelingen og

salgsapparatet og reklameret for

produkterne for at sælge nogle flere selv om det tilsyneladende ikke giver

stærkere i den her lov men alligevel kan nogle af de ting

hvor de faktisk også har en indtjening

at få selskaber til at betale skat på grund af den kampagne enhedslisten

selskab som mcdonalds som ellers stod på listen i rigtig mange år

fandt lige pludselig ud af at det måske var en god idé at betale skat i danmark

til at betale et relativt stort

alene i den ene

var en debat før om hvorvidt de snyder eller ikke snyder

sige selskabernes omhu med at

kun udenlandske multinationale selskaber vi

i ap møller hvor jeg har

betalte de forrige år fem og halvtreds million

jeg spurgte igen i år hvordan det var gået i

og det var da gået fremad nu var de kommet op på seks og halvtreds

men samtidig lovede de nærmest fra talerstolen at der nok snart kommer nogle flere skattebetalinger fra det store selskab det synes jeg ærlig talt også de skylder os

tror jeg har en meget gavnlig virkning det er da også anslået her i forslaget

aaen omtaler konstaterer at

end skatteforholdene i udlandet hvor meget ekstraskat bliver der så lagt i statskassen i danmark hvis kelloggs

den del af virksomheden som i dag ligger i danmark i tyskland hvor meget ekstraskat

så det eneste kelloggs har af interesser i danmark er at sælge deres produkter og det

de allerdyreste og

de bliver ved med gerne at ville sælge deres produkter i danmark skulle de finde på

et landekontor og beslutte at operere på markedet i for eksempel danmark fra sverige man kunne lave et fælles nordisk kontor i sverige eller man kunne lave et fælles nordeuropæisk kontor i tyskland

mange muligheder summa summarum er at uanset om det er produktionsarbejdspladser eller ikke produktionsarbejdspladser kan dette at man

multinationale virksomheder i danmark medføre at de vælger at lægge deres arbejdspladser i andre lande

er det nødt til at være til stede i danmark men det er helt rigtigt at man godt

det for eksempel kunne man jo forlange at selskaber der opererer i danmark har

en fast repræsentation i danmark det synes jeg faktisk ville være en rigtig god

for på den måde også at få bedre kontrol med med hvordan de finansielle transaktioner er inden for koncernen det er et forslag

hvis man vil sælge produkter i danmark jeg plejer at sige at hvis man vil sælge burgere som mcdonalds i danmark så bliver man nødt til at være til stede i danmark

ikke så bange for at dem der ikke har nogen produktion skulle flytte ud af landet og dem der har produktion er i landet ikke fordi de betaler skat af det de sælger men fordi det

for at virksomheder nedlægger deres produktion i danmark set i forhold til hvor dyrt

flytter deres produktion ud af landet men jeg er helt sikker på at det at man skal betale skat af sit overskud

omkostningerne ved at have en produktion og det gælder ligegyldigt om det er i danmark eller i tyskland eller hvor

at etablere eller nedlægge en produktion er meget større end det at man også betaler

at

af den opfattelse at der ikke er nogen sammenhæng mellem hvor dyrt

sin produktion i det land og anerkender ordføreren at jo højere skat

jo større sandsynlighed er der også for at den flytter produktionen ud af landet det

det fordi det er godt at producere i danmark af forskellige årsager men det at man skal betale skat af sit overskud betyder jo at man har et overskud og mon ikke man beholder produktionen så længe man har et overskud

korrekt at man kan flytte produktionen til et land hvor man helt slipper for at

det er en udtalelse fra statsminister helle thorning schmidt angående

tusind og tyve plan som regeringen netop har fremlagt

hun fortæller derom at formålet med regeringens plan for økonomien frem til år to tusind og tyve er at klare tre store udfordringer og så siger hun for det første vores konkurrenceevne vores konkurrenceevne er faldet med tyve procent over for udlandet den skal vi have genskabt

siden regeringen er kommet til har den ikke gjort andet end at forværre virksomhedernes konkurrenceevne

som vil gøre det uattraktivt for bestemte virksomheder at have et hjemmemarked i danmark så det for dem bedre kan betale sig at

og så bare sende til danmark den har vedtaget nye forhøjede energiafgifter den har mindsket udbuddet af arbejdskraft i danmark med fem tusind personer i sin første finanslov

nu kommer så dette hvor man vil dræne danske virksomheder for likviditet ved at forhindre dem i at fremføre underskud og fradrage det i næste års skattebetaling hvis der da er et overskud

vil blive opsuget fra virksomhederne og puttet ind i staten i første omgang og den langsigtede effekt vil være at der bliver afleveret halvfjerds million kroner fra virksomheder oven i alt det andet vi har set her til staten det siger sig selv at det vi har med at gøre her er en politik der bevidst

i medierne at hun gør det stik modsatte

befolkningen føres bag lyset af den her regering befolkningen holdes for nar man kalder sig arbejderpartier mens man bevidst arbejder på at sende danske arbejdspladser ud af landet det er en skændsel det er ikke så meget det at man gør det det er mere det at man taler usandt om det det er det at man mens man gør konkurrenceevnen mindre i danmark hævder at man vil det modsatte

en skændsel kunne man dog bare

så kunne vi diskutere den

den forudsætning at regeringen vedkender sig at ville ødelægge danske virksomheders konkurrenceevne og vi er så nogle andre der mener noget andet men regeringen gør det ikke regeringen ødelægger konkurrenceevnen og siger at den vil noget helt andet nemlig forbedre konkurrenceevnen

det her forslag rummer også en idé om at

offentliggøre deres skattebetalinger

vi har lige haft enhedslistens ordfører på talerstolen og det der undrer

at han har detaljeret viden om at en masse virksomheder ikke har betalt noget i selskabsskat og dog hævder han at der er lukkethed omkring hvor meget de betaler i selskabsskat der er tilsyneladende en rimelig stor åbenhed om hvad virksomheder betaler i selskabsskat og jeg går ud fra at enhedslistens ordfører har det fra deres årsregnskaber som offentliggøres

er det fordi vi skal danne en ny præcedens hvor også borgere ligesom i

blevet smurt godt til med brun sæbe skal kunne risikere at finde sig selv på en offentlig liste hvor de kan se hvor meget de har betalt i skat og hvor meget naboen har betalt i skat er det det der er den ultimative målsætning eller hvad er meningen med det her summa summarum det vil ødelægge konkurrenceevnen for danske virksomheder

ikke noget problem vel men der er ikke den åbenhed

studeret ganske mange regnskaber

skriver faktisk meget store tal for hvad de betaler i skat og enten skal man have en revisor til at grave det igennem eller

skal man spørge eller på anden måde kunne gennemskue at det tal er forkert for det kan godt

det er bare ikke i danmark så derfor er der ingen tvivl om at det giver større åbenhed at få dem til at lægge de der lister frem og hvis ikke de snyder og det går jeg

borgerne hvis de har noget at skjule hvad har de så imod det hvad har herre frank aaen og resten af venstrefløjen egentlig imod at stå i

sådan kunne man også spørge

det jo altid vi ønsker ikke nødvendigvis

man kunne ønske var privat skal fremgå offentligt og i det her tilfælde fremgår det jo i store træk offentligt ellers ville herre frank aaen

kunne stå heroppe på talerstolen og fortælle med stor ekspertviden at han ved hvor

meget virksomheder betaler i skat det har herre frank aaen vel fra offentligt

om de betaler rigtig meget nogle gange ved jeg at de bare har nedskrevet deres såkaldte skatteaktiv altså penge de mener at have til gode

at betalingerne er foregået til udenlandske datterselskaber eller moderselskaber

ud af landet men altså ikke er kommet i den danske statskasse

der ganske stor viden at få om den faktiske skattebetaling og ikke bare den ofte fiktive skattebetaling der står i regnskaberne

selv liberal alliance burde synes

rigtige tal for deres omsætning og have rigtige tal for deres overskud og på andre måder har regnskabsregler og revisorer til at tjekke efter

ellers snyder man jo aktionærerne på samme måde er det en god idé at have åbenhed også om deres faktiske

til formål for aktionærerne det tror jeg ikke herre frank aaen behøver at bekymre sig om der er trods alt en form for demokrati

internt i aktieselskaber

tjekke hinandens skattebetaling på nettet vi er ikke tilhængere af den norske model hvor herre jensen kan gå ind og se hvad herre hansen har betalt i skat

er herre frank aaen tilhænger af den model hvis ikke hvorfor så

første skridt på vejen til at danskerne også skal kunne overvåge hinandens skattebetalinger er det det

holde konkurrencen ude af danmark det gjorde man

østeuropa hvor man forsøgte at holde konkurrenter ude men det passer jo ikke helt til sådan en verden

ville det også få konsekvenser i forhold til andre lande derfor skal vi behandle selskaber ordentligt i danmark så de bliver i danmark og investerer i arbejdspladser i udvikling i innovation

der er ikke nogen tvivl om at det vil koste arbejdspladser i danmark og er nogen tvivl om

som lige siden sin tiltræden primo oktober har talt om at man vil skaffe arbejdspladser i danmark og

de eneste tiltag den her regering har gennemført indtil nu

så godt som alle industrier der har at gøre med grænsehandel at operere i danmark fordi man har sat afgifterne op og man påtænker nye skatter og afgifter inden for forskellige områder så bundlinjen

arbejdspladser i danmark stik imod alle de ønsker som regeringen er

nu behandler vi så endnu et forslag som på bundlinjen vil koste arbejdspladser og vil koste konkurrenceevne det er selvfølgelig et flot buzzword

hvad er bundlinjen når vi ser på de store internationale selskaber i danmark

det er at de skaffer i hundredtusindvis af arbejdspladser

vi kan finansiere vores velfærdssamfund i danmark

nu skal vi være efter de multinationale selskaber fordi de

de investeringer i danmark i produktion og innovation og udvikling for de flytter selvfølgelig hen hvor det bedst kan betale sig

så det buzzword hjælper altså slet ikke vi kunne tage alle elementerne i det her forslag så godt som ingen af dem er sympatiske

investere i danmark og det vil koste investeringer i det danske samfund

tage diskussionen om åbenhed i forhold til selskabers skattebetaling det er jo en mistænkeliggørelse af selskaber i danmark at man lige netop vil ramme de her selskaber

noget parti tale positivt for at man skal åbne skattebøger i danmark men her vil ramme nogle virksomheder som skaffer arbejdspladser og indtægter hjem til det

folkeparti meget imod forslaget

koste arbejdspladser konkurrenceevne investeringer innovation og produktion i danmark så derfor vil vi

forslaget udmønter som bekendt den del af finansloven for to tusind og tolv som vedrører selskabsbeskatningen

har som hovedformål at sikre at at også virksomhederne og særlig

store internationale virksomheder i højere grad løfter en del af den finansieringsopgave der er for vores velfærdssamfund det har været vigtigt for regeringen at sikre at alle bidrager i en svær økonomisk tid og derfor har vi

enhedslisten fundet det naturligt at fremme de her forslag

nye tiltag som har til formål ikke

påvirke selskabernes adfærd positivt således at vi motiverer flere selskaber til at efterleve reglerne forslagets

ene hovedelement nemlig opstramningen i forhold til underskudsfremførsel har den vigtige effekt at der

en virksomhed har en positiv indkomst skal ske en vis skattebetaling det betyder at hvis en virksomhed rent faktisk har overskud

i udgangspunktet også naturligt at der betales

virksomhedernes bekymringer i høringsfasen og derfor også

skærpelse af underskudsfremførslen træder i kraft til

netop ud fra en målsætning om at tage hensyn til til små virksomheder så er der en stribe øvrige elementer i form af revisorerklæringer bøder og

er alle sammen kendetegnet ved at man ikke bliver berørt hvis man ellers opfører sig ordentligt så at sige

vil jeg fremhæve forslaget om åbenhed om selskabers skattebetaling det er en ny vinkel på tingene

det der sådan set er en helt

hensigt er

åbenhed sikre at der er gennemskuelighed bidrage til at der er myter der bliver aflivet

en gabestok eller en udstilling

visse virksomheder det er ikke tilfældet det er vigtigt for mig at understrege at der er tale om

som kommer til at gælde for alle selskaber jeg ser frem

arbejde med med forslaget her og vil igen understrege at i en svær økonomisk tid

om skatteministeren kan komme det lidt nærmere

at det vil gøre det mindre attraktivt at investere i danmark har skatteministeren gjort sig nogle overvejelser om hvor mange færre investeringer der vil komme til danmark hvor mange færre arbejdspladser det her lovforslag vil medføre man er god til at regne på nogle provenutal

man konstaterer selv at lovforslaget gør det mindre attraktivt at investere i danmark

ret væsentligt at få belyst hvor meget investeringerne vil falde

høringsfasen har har taget behørigt

sikrer flere arbejdspladser i danmark og også har et skarpt fokus på at øge

investeringer eller er det begrænset i forhold til den forventede udvikling eller hvad det er

gør det mindre attraktivt at investere i

vi har brugt en del af debattiden i dag på at slå fast at regeringen sådan set er god nok til at sige de rigtige ting skatteministeren gjorde det lige nu

investeringer og det skal være attraktivt og virksomhederne skal være velkomne men når vi bliver konkrete og skal måles på handling går det den gale

at aftvinge skatteministeren et svar på hvor mange investeringer det her vil koste hvor mange arbejdspladser jeg ved godt at skatteministerens tilgang

bestemmelser der gør det muligt at undgå at betale selskabsskat det skal være sådan at alle selskaber i

har der også været brug for nogle skærpelser på det her område

skat de bør det er kun ret og rimeligt også

tiltrækning af udenlandske investeringer

som sagt vurderingen at det her i meget meget begrænset omfang vil have

fremme investeringer det er også derfor at regeringen er optaget af

og i det hele taget har en politik der understøtter jobskabelse og dansk

lige henvise til en handlingsplan fra skatteministeriet

procent af skatteindtægterne altså lidt under tre procent af selskaberne bidrager

internationale selskaber

der opererer i danmark betaler den skat de

minde om at også den tidligere regering og min forgænger som skatteminister i den grad markerede behovet for at

internationale virksomheder i danmark

også bidrager ved skat det er jeg rigtig glad for og sådan skal det blive ved med at være men det er da også sådan at de brodne kar

betaler den skat de rettelig bør det mener jeg er en intention der

til at offentliggøre virksomhedernes skatteoplysninger

at regeringen kun er optaget af at multinationale selskaber skal betale den skat som multinationale selskaber bør betale regeringen er naturligvis optaget af at alle selskaber i danmark betaler den skat

at skat har gennemført et stort complianceprojekt der viser at der desværre er i omegnen af ti procent af virksomhederne i danmark som man kan

det er naturligvis også en del af baggrunden for at vi har stort fokus på at

sikre at virksomhederne i højere grad betaler den skat

skattebetaling så mener jeg faktisk at det

den skat de skal at de nu åbnet

kan få syn for sagen og at at de

de bidrager så det kun er de brodne kar der

jobskabelse siger skatteministeren

peger i den modsatte retning regeringens finanslov for to tusind og tolv mindsker beskæftigelsen i danmark med fem tusind personer

i første omgang et arbejdsudbud der mindskes med fem tusind personer og det resulterer så i en mindre beskæftigelse på fem tusind personer siden hen har regeringen vedtaget et energiforlig

med to hundrede og senere

alt hvad vi ser fra regeringen

nemlig at vi vil gennemføre reformer og gennemføre en politik der samlet øger beskæftigelsen med hvad der svarer til ethundrede og firstusind

et ambitiøst mål men også et nødvendigt mål fordi danmark har brug for at komme i arbejde i forhold til den finanslov som

det vigtigt at understrege at den finanslov vi har vedtaget faktisk skaber arbejdspladser på den korte bane

regeringen at der holdes en hånd under beskæftigelsen i forhold til det mindre arbejdsudbud der på den meget lange bane er resultatet af finansloven for to tusind og tolv har vi naturligvis også gjort det klart at

opveje det i form af de mange reformer der er planlagt i

regeringens ministerier i finansministeriet at en primær forudsætning for øget beskæftigelse er øget arbejdsudbud går man den anden vej og

fra regeringen skaber et lavere arbejdsudbud derfor fører det også på sigt til lavere beskæftigelse så siger skatteministeren nu har regeringen fremlagt en to tusind og tyve plan og den har en målsætning om at øge beskæftigelsen

ja tak men der er jo ikke sat nogen redskaber af

tyve plan der nu er fremlagt anviser helt konkrete redskaber til hvordan vi øger arbejdsudbuddet og derigennem øger beskæftigelsen i danmark det drejer sig dels om en trepartsaftale der skal bidrage med hvad der svarer til fire milliard kroner i arbejdsudbud det drejer sig om en skattereform vi er allerede i gang med forhandlinger om

og på den måde synes jeg faktisk ikke at der mangler

konkrete reformer i regeringens politik

måske adskiller os lidt er at regeringen

har blik for at der skal en aktiv politik til for også at sikre at der er job at få

og og det korte stræk i forhold til at bekæmpe arbejdsløsheden her og nu og ikke kun at øge arbejdsudbuddet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

den første der får ordet er beskæftigelsesministeren

beslutningsforslaget her vi er jo som jeg tror det er mange bekendt fuldstændig enige med enhedslisten i behovet for at styrke indsatsen mod social dumping og fremkomsten af et decideret illegalt arbejdsmarked i danmark jeg er rigtig rigtig glad for at et af de mest synlige beviser på at vi har fået et nyt politisk flertal i danmark er at indsatsen mod den sociale dumping er blevet skærpet

lavet en rigtig god finanslovaftale

styrker myndighedssamarbejdet sådan at skat politiet og arbejdstilsynet nu for alvor begynder

vi har også skærpet indsatsen i forhold til kontrollen og vi har skærpet indsatsen i forhold til cabotagekørsel som er et rigtig rigtig stort problem hvor vi nu både kontrollerer mere på motorvejene i forhold til den ulovlige lastbilkørsel

bødestørrelserne det er rigtig godt jeg kan også her sige at de første

fælles kontrolaktioner er

dels tilbage i i det tidlige forår hvor både jeg og min kollega skatteministeren var med myndighederne ude

en række aktioner blandt andet

restaurationsbranchen når vi nu er inde på

den branche vil jeg da gerne gøre opmærksom på at vi fra regeringens side har foreslået et

tilsyn på restaurationsbranchen og på serviceområdet fordi vi kan se

sociale dumping startede som et problem

blandt andet på rengøringsområdet og derfor

skærpe indsatsen der så vi har altså lavet en rigtig rigtig god finanslovaftale den kan mærkes derude det er også en del af den finanslovaftale at vi har nedsat et et tværministerielt udvalg

yderligere initiativer det handler blandt andet om hvordan andre lande har grebet indsatsen an om vi kan indføre en endnu bedre kontrol med udenlandske tjenesteydere om vi kan sikre en mere effektiv håndhævelse og inddrivelse

bruge arbejdsklausuler endnu mere i offentligt udbud og så er der endelig også spørgsmålet om cabotagekørsel der skal afdækkes yderligere når jeg gør lidt ud af udvalgsarbejdet er det jo selvfølgelig dels for at sige at der er et udviklingsarbejde i gang

kædeansvar naturligt følger af udvalgets

noget helt enkelt område det er et svært juridisk felt hvor eu retten spiller en

og og derfor har det altså været nødvendigt synes vi som regering både at igangsætte nogle konkrete initiativer

også igangsætte et større udvalgs og udviklingsarbejde

jeg gerne sige at udenlandsk arbejdskraft er velkommen i danmark vi er en

nation der historisk har tradition for at

har knebet lidt i nogle sammenhænge igennem de senere år men ellers har vi altid haft tradition for at være en åben nation hvor man rejser ind og ud

mennesker senere i arbejdslivet har mod på at rejse ud og gøre sig erfaringer måske

bruge kompetencer andre steder er en enorm styrke både for danske virksomheder og for den danske økonomi og for de mennesker

muligheder og oplevelser den vej rundt men det er selvfølgelig tilsvarende også en styrke for danmark for danske virksomheder og for det danske arbejdsmarked at vi er en del af det indre marked og at arbejdskraften også kan kan vandre ind i danmark så

det er vigtigt i enhver diskussion i folketingssalen om social dumping og udenlandsk arbejdskraft at få slået fast at udenlandsk arbejdskraft er velkommen i danmark men det er vigtigt at det foregår på en ordentlig måde og i respekt for de spilleregler der er og sådan er det jo ikke altid tværtimod vi ser mange eksempler på grove lovovertrædelser vi ser mange eksempler på mennesker der arbejder i danmark under

både fra virksomheders side udenlandske virksomheder

for at sikre at der er et ordentligt arbejdsmiljø ordentlige løn og arbejdsforhold i danmark men selvfølgelig også fordi

grundlæggende uretfærdigt over for de danske lønmodtagere og over for de danske virksomheder der overholder reglerne og gerne vil spille efter de spilleregler der nu engang er

det udvalgsarbejde der er sat i gang og

dem der lytter på debatten kan nok godt fornemme at jeg

sagens kerne nemlig om vi støtter beslutningsforslaget fra enhedslisten eller ej jeg synes at indledningen var nødvendig fordi

få afsluttet det arbejde der allerede er er igangsat men også fordi vi står over for i hvert fald et par vigtige begivenheder først og fremmest

trepartsforhandlinger hvor man jo altså sagtens kan forestille sig at spørgsmålet om social dumping bliver

for en trepartsaftale det er noget der optager arbejdsmarkedets parter både på arbejdstager og arbejdsgiversiden

til bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet

side en positiv tilgang

en mere effektiv sanktionering der er gode elementer i det udkast

betinget solidarisk ansvar i forhold til

selvfølgelig er vigtigt for os som regering

er også at få diskuteret det her grundigt

tidligere været sådan at arbejdsmarkedets parter

mig bekendt forholder det sig stadig væk

bevare og fastholde den danske model hvor løn er noget der fastsættes via

på lønområdet uden at det betyder enten en almengørelse af overenskomster eller

minimumsløn og det er vi ikke tilhængere af det undrer mig også lidt at enhedslisten

fordi det her er så fundamental en del af den danske model

forslaget men jeg vil gerne

set er enig med enhedslisten i at det som udgangspunkt

mig bekendt sådan at de lande i eu der har indført det alle sammen

almengjort deres overenskomster

der er en række indholdsmæssige problemer i det forslag der ligger men jeg synes mest af alt at når vi nu har en regering der vælger at tage det her endog meget alvorligt og har nedsat et udvalg i øvrigt sammen med enhedslisten der skal arbejde grundigt

med området her når vi står forud for en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter

en vurdering af den danske holdning til udstationeringsdirektivet

er der altså en række ting der bør være afklaret inden vi går ind i

en mere indholdsmæssig diskussion i spørgsmålet om kædeansvar eller solidarisk ansvar

det der må være afgørende ude på de danske byggepladser

er at vi nu får

politiet arbejdstilsynet og skat arbejder sammen kan reagere hurtigt kan gøre det samtidig det har ikke været muligt

tidligere det er muligheden nu og jeg ser god grund til

følge det her område meget meget tæt for problemet med social dumping er her

hele tiden fra politisk hold og det har vi tænkt os

rose ministeren for alle de mange udmærkede initiativer som ministeren nævnte jeg tror ministeren er klar over at vi er vældig tilfredse med samarbejdet på det her felt så jeg vil kun holde mig til nogle spørgsmål

er ministeren opmærksom på

jo ikke kun retter sig mod udenlandske virksomheder når vi taler om et

er det alle der bestiller en tjenesteydelse over en vis bagatelgrænse altså uanset om det er danske eller udenlandske virksomheder

offentlige eller private virksomheder vi taler om det

så bliver jeg lidt usikker på om ministeren mener at der er problemer i forhold til eu retten ved at indføre sådant eller

min opfattelse er der ikke nogen problemer i det heller ikke når man ser på kommissionens forslag om kædeansvar hvor det jo klart siges at landene har mulighed for at indføre mere vidtgående ordninger ja

og derfor beror det jo på om man politisk

en almengørelse eller en mindsteløn der er lovgivningsbestemt og det er i modstrid med de danske traditioner

at arbejdsmarkedets parter er de rette til at fastsætte det lønniveau der er i danmark jeg er jo også som

skal lovgive om indholdet i overenskomsterne derfor vil jeg spørge ministeren om ministeren er opmærksom på at det gør vores

blander sig jo ikke i om de aftaler der er indgået med de ansatte er indgået individuelt eller kollektivt

aftalerne så derfor forstår jeg ikke kritikken af vores forslag på det felt men jeg kunne jo lidt drillende spørge om ministeren så har ændret opfattelse selv

noget før valget en plan der hed en fair løsning det

der er kommet i dag men den tidligere hvor der stod

indføres så vidt muligt kædeansvar så muligheden for at omgå

det har så stor og vital betydning for det danske arbejdsmarked

finansloven for to tusind og tolv var et af de områder vi brugte allermest tid på

i den forhandling og det var jo fordi det her område er utrolig vigtigt for at sikre stabilitet og ordentlige forhold på det danske arbejdsmarked men mange af spørgsmålene er også komplekse fordi

på grænsedragningen af det juridiske

spiller en rolle i forhold til hvad man kan og hvad man ikke kan i den danske lovgivning men jeg vil gerne understrege igen at jeg er enig med enhedslisten i at det her her som udgangspunkt ikke

anledning til

ministeren er opmærksom på at ved at indføre et bestilleransvar

kan man gå direkte efter speditørerne de såkaldte banditter i habitter

de speditører der på vegne af godsafsenderne jo sidder og

ville et bestilleransvar jo umiddelbart få den virkning at man

stoppe den der sociale dumping fordi man samtidig ville stoppe ulovlig

et kæmpestort problem og transportområdet har

set udviklet sig til at være et af de områder

erkendt på arbejdsgiver og arbejdstagersiden

at fokusere specifikt på cabotageområdet

gør vi det på sanktionssiden altså bødestørrelsessiden men vi har jo også specifikt aftalt med enhedslisten at det udvalg

skal arbejde specifikt med cabotageområdet derfor vil jeg altså selv om det en gang imellem

at politiets tungvognssektion eller

betjentene som foretager det her

det er svært at finde ud af derfor undlader de mange gange at

glad for at ministeren er opmærksom på

jeg håber at ministeren er opmærksom på at enhedslisten til

vil gerne høre om ministeren tror at man så kan støtte enhedslistens ændringsforslag når det kommer til behandling her i

skal bede spørgeren om at rette spørgsmålet til min kollega

det er i regi af både transportministeriet og transportudvalget at spørgsmålet

det har vores fulde opmærksomhed fordi området ændrer karakter

i de her år og fordi og det må vi jo være åbne og ærlige

det er et rigtig svært område at regulere det er i hvert fald sværere

end nogle af de andre områder alene af den årsag at

hvad man jo selvfølgelig af gode grunde

på en skole eller har anden form for

beskæftigelse der knytter sig til et sted

hele tiden derfor er det et svært område at indkredse både i

jeg er helt opmærksom på de problemstillinger der er og vil bare igen gøre opmærksom på at det

kan være til stede i dag vil jeg på vegne af venstre sige følgende og jeg skal indrømme at da ministeren startede sin tale var jeg lidt i tvivl om om det var den rigtige jeg var kommet til

det var ikke lige mig der var med i starten af det som det det drejer sig om men

en delvis genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag fra enhedslisten fra februar sidste år og venstre har den samme holdning som vi havde sidste år og derfor støtter vi ikke beslutningsforslaget jeg skal kort gentage hvad venstre sagde sidste gang vi behandlede forslaget det er at hver gang vi har diskuteret det

konstatere at der er en udstrakt enighed om at arbejde i danmark naturligvis skal udføres og foregå på en ordentlig måde og på ordentlige vilkår vi skal værne om den danske model og vi skal sikre fair konkurrence spørgsmålet er så hvordan vi gør det bedst

kan blive holdt økonomisk ansvarlig for tilgodehavender som lønmodtagere og det offentlige måtte have hos tjenesteyderen eller hos dennes underentreprenør det første led i kæden bestilleren bliver således gjort ansvarlig for opfyldelse af aftaler og krav som en anden part hæfter for siden hen det er på flere områder et meget vidtgående forslag som giver nogle principielle betænkeligheder og venstre er ganske enkelt ikke enig

vi mener egentlig at forslaget rejser flere spørgsmål og problemer end det giver svar og løsninger

er registreret hos myndighederne

at arbejdstilsynet kan føre tilsyn med om den udenlandske tjenesteyder er registreret i rut ligesom der blev indført et skærpet

er herre henning hyllested fra enhedslisten værsgo

til en som er sendt

og det spørgsmål jeg havde

bestilleransvar ad bagvejen ved at

jo også det som som ministeren sagde her og det er jo egentlig det vi alle

men jeg er ikke helt enig med herre henning hyllested

er banditter i habitter

men problemerne er der

bevisbyrden det er at få dem stoppet og få bevist hvad det er

i gang med det tror jeg egentlig er det største problem og der har vi jo fra venstres side foreslået at man får lavet

jo netop have den specialviden så vi kan godt nærme os hinanden på det her område

for at stille spørgsmål vil jeg bare benytte denne korte taletid til lige at oplyse ordføreren om at man måske skulle kigge på

en gang til med hensyn til om det skulle være uoverskueligt

har den der bestiller tjenesteydelsen jo mulighed for at sikre sig ved kontraktens indgåelse at man kender de forhold som man i givet fald kan blive draget til ansvar for og at man jo også det nævner vi i

findes i byggeriet

man forlanger en garantistillelse som betingelse for at få en entreprise så det med uoverskueligheden

det med arbejdsmarkedets parter vil jeg bare sige at arbejdsmarkedets parter jo

kan løse problemet med en bestillers ansvar de kan løse et indbyrdes problem i overenskomsterne mellem hinanden men de kan jo ikke løse

jeg glad for at ordføreren nævner hvervgiveransvaret i rut for det er jo faktisk et lille skridt

det kunne måske være det gjorde det hos socialdemokraternes ordfører

og hos ministeren det gjorde det tilsyneladende ikke

den næste ordfører i talerækken og det er fru ane halsboe larsen fra socialdemokraterne værsgo

rejse den her debat udenlandske virksomheder og arbejdstagere

er mere end velkomne i danmark men det må være en forudsætning at de er her på ordentlige vilkår og overholder de danske regler selv om mange kommer hertil for at yde et positivt bidrag

er social dumping et voksende problem og det med at

virksomheder der unddrager sig at betale skat og moms ikke overholder sikkerhedskravene og ignorerer arbejdsmiljøhensyn er et stort problem det er det også at der er udenlandsk arbejdskraft der udnyttes og misbruges og ikke får en ordentlig løn

betyder det uacceptable vilkår for de udenlandske arbejdstagere der arbejder i danmark

betyder at vi taber danske arbejdspladser det betyder også at vi må lukke danske virksomheder og det betyder at vi får færre penge i den danske statskasse derfor deler vi fuldt ud enhedslistens bekymring på det her område

gøre noget ved det heldigvis har vi jo fået et nyt flertal her i folketinget og dermed også en reel politisk vilje til rent faktisk at sætte ind med konkrete politiske tiltag

vi jo rigtig rigtig meget med finanslovaftalen allerede i forhandlingerne i efteråret og det betyder at vi allerede både har sat ekstra penge og ressourcer af til at dæmme op for den sociale dumping faktisk fem og tres million

det betyder også at vi er

vi også nedsat det udvalg

det udvalg skal jo som eksperter sammen med arbejdsmarkedets parter komme med nogle ordentlige bud på hvordan vi løser de meget meget svære udfordringer der er på det her område det synes jeg vi skal respektere

inden for få måneder og derfor

vi deler også ønsket om at gøre noget ved problemerne men vi kan ikke støtte det konkrete forslag i

er tale om en principiel afvisning af vores

alle mulige og tænkelige løsninger på det her problem fordi jeg synes det er

afviser jeg ingenting det hørte jeg heller ikke ministeren gøre

hos socialdemokraterne er vi mere end interesserede i at

og det gælder også bestilleransvar så meldingen fra socialdemokraterne er at timingen er dårlig men at vi ikke

med at timingen er dårlig det må jeg jo sige vi har en situation hvor der er et sted mellem

politiet har har skønnet det skal siges

i forvejen har vi en lang række andre problemer på det område som er blevet nævnt vi har har noget lovgivning som gør at man kan udlicitere i et uendeligt antal led i kæden hvilket har givet skat store problemer de taler om kædesvig altså at man vasker sorte penge hvide gennem alle de her udliciteringsled

at indføre et instrument som det vi foreslår her der vil jeg da gerne høre ordføreren er ordføreren ikke enig

at det ville være en rimelig effektiv måde så at sige at få tørret problemet ud ved kilden

man indfører en ansvarlighed som den vi peger på her fordi det jo vil gøre

der bestiller tjenesteydelser vil være meget omhyggelige med at bruge firmaer

af at der i høj grad er brug for at gøre noget derfor er det jo også rigtig rigtig opløftende at det allerede er lykkedes at gøre meget men jeg mener også at ordføreren bør erkende

nogle ting vi kunne løse meget konkret

er også nogle udfordringer som vi ikke på stående fod

sige hvad de bedste løsningsforslag er på fordi det her er så komplekst et område derfor nedsatte vi jo i fællesskab et hurtigtarbejdende udvalg der netop skulle komme med input til hvordan vi løser

seks andre ministerier sætte sig sammen for at finde nogle ordentlige løsninger på det her de er endda blevet bedt om og det har de også gjort og er i fuld gang med

arbejdstagere og arbejdsgivere

fra det her udvalgsarbejde og når vi nu i fællesskab har været med til at anerkende

brug for det synes jeg også at vi i fællesskab skal være med til lige at vente de få måneder på at deres

en af de store vognmandsorganisationer dtl har meldt ud at det danske vognmandserhverv i hvert fald den del af det som handler om

og på det nærmeste ikke længere er eksisterende på grund af ublu konkurrence blandt andet på området for cabotage og i det hele taget man kan simpelt hen ikke konkurrere

udenlandske vognmænd og også danske udflagede vognmandsfirmaer som ligger og kører med underbetalt

som arbejder meget ihærdigt og meget aggressivt for

at nedbryde alle regler nedbryde alle grænser og give vognmandserhvervet fuldstændig frit i hele europa så der kan køres på et helt åbent marked med fuldstændig

at der nu skal ske noget for ellers bryder hele vognmandserhvervet jo i virkeligheden sammen

og falder over de ting jeg siger men jeg deler

det gør jeg også fordi jeg løbende er i er i dialog

jeg er fuldstændig bevidst om at vi har en meget akut situation i transportbranchen i danmark jeg var selv ordfører da vi diskuterede det tilbage i december hvor vi oplevede at højrefløjen stod og sagde at det var en udvikling der ikke kunne undgås men hvor vi jo heldigvis i regeringspartierne og med enhedslisten

på danske plader i danmark

vi jo tidligere har nedsat et sagkyndigt nævn da vi diskuterede det her vi har tidligere taget initiativer af forskellig art inklusive flere ressourcer til at vi har myndigheder stående ude på vejene til at kontrollere de her ting men når vi nedsatte et udvalg i forbindelse med finanslovforhandlingerne

det jo fordi der var dele af det her der ikke kunne løses med flere penge og de konklusioner synes jeg

kommer inden for få måneder dem synes jeg vi skal vente

i overført betydning at ordføreren jo netop siger at der er et akut behov

vognmandsområdet eller på chaufførområdet

så kan det vel ikke være helt galt med timingen i

den ene er en diskussion om bestilleransvar generelt på det danske arbejdsmarked den anden er meget konkret i forhold til hvad vi stiller op

jeg mener at vi isoleret set med cabotagekørsel er i fuld gang inklusive det sagkyndige nævn som vi i fællesskab har nedsat og som skal sidde og overvåge om overenskomsterne bliver overholdt på det danske arbejdsmarked så jeg mener i forhold til cabotage er et helt særskilt spor som kræver nogle helt særskilte løsninger

vi er i fuld gang med at finde i et godt samarbejde mellem regeringspartierne og enhedslisten den anden diskussion er et bestilleransvar eller kædeansvar bredt set på det danske arbejdsmarked

at man ikke afviser noget og at man synes en vigtig problemstilling

sammen med enhedslisten

se på hvad man overordnet set kan gøre ved de her udfordringer fordelt på fem forskellige områder der er

der ingen tvivl om og det tror jeg også bliver gjort

er jo en vis frustration

vokser og vokser jeg har den samme frustration og den samme utålmodighed ikke mindst forårsaget af at vi har haft en regering i ti år

har været ret ligeglade med at gøre noget på det her område

og dermed forhindre at problemet blev så stort det har man ikke haft politisk vilje til nu har vi et andet flertal som har den politiske vilje og så ønsker vi selvfølgelig at der skal ske noget hurtigst muligt

i talerækken er herre bent bøgsted fra dansk folkeparti

en genfremsættelse af et tidligere forslag

dengang man indgik denne aftale østaftalen der

med i østaftalen vi sagde at det var

en stor tilstrømning af arbejdskraft fra østeuropa så snart det blev kendt men dengang

man som bestiller skal have ansvaret for at det hele nu er i orden på byggepladsen det hænger ikke rigtig

på den måde her og jeg er enig med ministeren i at

den danske model og det er da egentlig helt fint at ministeren siger det

ikke er enig med ministeren i at det

den danske model der vil kræve lovgivning om minimumsløn

ordføreren for enhedslisten herre finn sørensen ved en hel del om

så siger til ministeren at ministeren er

tog med ind dengang man lavede finanslovaftalen

de andre tiltag mod social dumping

statsministeren vi skal lige have det her

det jo været på plads jeg er egentlig også lidt spændt

på at høre hvad socialistisk

var de jo varme fortalere for et kædeansvar

var ordfører talte varmt for at der skulle være et kædeansvar så jeg er lidt spændt på

kommer fra socialistisk

vedrørende det her med kædeansvaret på den måde der

man laver et bestilleransvar

at støtte det så jeg ved snart ikke

at sørge for at den tjenesteydelse der nu leveres er udført under ordnede forhold det vil sige at der er betalt skat

opfyldt de aftaler de nu har indgået

og hvorfor er det så forfærdeligt at indføre en sådan ordning det

indgår en aftale med en entreprenør eller et byggefirma om

mod herre finn sørensen fordi det byggefirma ikke

pengene videre til underleverandørerne så herre finn sørensen

det synes jeg ikke er ret og rimeligt jeg ved ikke om herre finn sørensen

er involveret hvor mange der hører til det firma som man laver aftalen med

jeg ville nemlig sikre mig ved indgåelsen af kontrakten

så jeg i givet fald ville være dækket ind økonomisk

som man allerede gør i dag i byggeriet hvor der jo skal stilles

en sådan ordning kunne man sagtens indføre

så dem der bestiller tjenesteydelser ikke kommer i klemme så ville der blive stillet et sådant krav så spørger jeg herre bent bøgsted hvis vi gør det og herre bent bøgsted ikke ville kunne komme i klemme ligesom jeg heller ikke ville hvad er så problemet ved at indføre et sådant bestilleransvar når man er

at der bliver betaling hele vejen

det er den entreprenør man laver aftalen med der skal stille

til at sikre betaling for alle medarbejderne jeg tror stadig væk at herre finn sørensen lever i en drømmeverden og tror at

eu lovgivningen eu lovgivningen bliver hele tiden baseret på

fra enhedslisten om bestilleransvar det er jeg fordi jeg har bemærket at dansk folkeparti i

de seneste tre fire måneder har gjort sig voldsomt til talsmænd talsmænd for

chauffører og vognmænd som er hårdt ramt af

social dumping som vi har været inde

et bestilleransvar lige nøjagtig på det her område

og ville få umiddelbar virkning fordi der er en umiddelbar sammenhæng

og speditørerne

som afsender godset mange af

i de store vognmandsfirmaer i øvrigt så der er en umiddelbar sammenhæng og ved at have et bestilleransvar der gør speditører og godsafsendere ansvarlige

man ramme direkte og hurtigt

ikke helt hvor hvor sammenhængen er imellem at man er imod bestilleransvar som enhedslisten har

og så det at man gør sig til talsmænd mod social dumping

også en seks syv minutter siden så sagde jeg netop at jeg ikke ville udelukke at der var noget

passe noget ind på transportområdet at det måske er mere enkelt

på forhånd jeg har også registreret hvad herre kim

grundlæggende tanker der ligger bag dette forslag det er afgørende at vi gør alt hvad vi kan for at undgå social dumping det er og bliver aldeles uacceptabelt at danske job undermineres gennem underbetaling og manglende betaling af skat og moms men hvis vi skulle stemme

det blive et nej fra vores side

at regeringsudvalget der skal undersøge flere muligheder for at skærpe kontrollen til social dumping har som en af sine opgaver

at analysere fordele og ulemper og de praktiske og juridiske muligheder

en eventuel indførelse af et kædeansvar udvalget

som en del af finanslovaftalen hvor det er blevet aftalt at det her tværministerielle udvalg skulle nedsættes

blevet nævnt være færdig med sit arbejde den første oktober og den kulegravning og analyse skal vi selvfølgelig afvente men jeg regner da med at der i det virkelige liv

social dumping i forbindelse med finansloven for to tusind og tretten

måske kan det også blive et element i de trepartsforhandlinger som meget snart begynder

sådan at vi ikke er færdige med at analysere det nye eu forslag til et direktiv om

håndhævelse af udstationeringsdirektivet der som det også

visse tanker om kædeansvar der er for eksempel en teknisk gennemgang af forslaget ved beskæftigelsesministeriet i morgen så det peger også i retning af at man må vente med at træffe beslutninger på det her område til det hele er belyst bedre

jo rigtig interessant skal man forstå det

ud af ordførerens tale sådan helt konkludere om man i sf stadig

politiske holdning ned over det udvalg og

at det er en god idé

så det vil sige at vores holdning til kædeansvar som vi så kalder det i vores version

grundlæggende positiv

en afklaring når det her udvalgsarbejde er slut

jo også et emne som skal forhandles mellem de tre regeringspartier jeg tror det er en situation man kender hos de konservative fra

genfremsætter

vi har et resultat af udvalgsarbejdet og så vil sf tage stilling til hvad der skal ske til den tid men det er jo klart at vi også er en del af regeringen og har en dialog med vores regeringspartnere

og ser også frem til de drøftelser vi skal have i forbindelse med udvalgsarbejdet men men jeg tænkte på om ordføreren kunne løfte sløret lidt mere

ordføreren siger at han deler de fleste af de grundlæggende ideer eller holdninger sådan tror jeg

om at der skulle indføres kædeansvar for så vidt angår en sikring af overenskomstmæssig løn betyder det så at

ordføreren er parat til at gå videre til de andre dele som ligger i vores forslag nemlig at et bestilleransvar også skal omfatte at der er betalt skat og

og sociale bidrag og at

men der stod at man går ind for et kædeansvar og den grundtanke er rigtig når jeg siger det på den måde hænger det sammen med at arbejdsmarkedets parter

jo indtil videre har frabedt sig at der skulle lovgives om lønspørgsmålet det respekterer vi også i sf det

som man så kan overveje og og som vi har en positiv grundholdning over for

indføre et kædeansvar for så vidt angår betaling af

vil jeg bare lige spørge ordføreren om ordføreren er opmærksom på at der i enhedslistens

indholdet i en lønaftale mellem en arbejdsgiver og og en ansat jeg skal bare høre om ordføreren har forstået vores

arbejdsmarkedets parter og det er jeg enig med dem i

at der er nogle forskellige juridiske ting som skal overvejes i

mere klart med den mulighed der kunne være for så vidt angår betaling af skat og moms men altså som sagt det hele er noget som vil blive drøftet mellem regeringspartierne når det her udvalgsarbejde

redegjort meget godt for hvad der også er vores holdning vi kan ikke tilslutte os det her beslutningsforslag om bestilleransvar vi er af den opfattelse at udgangspunktet må være at den der bryder reglerne kommer til at hæfte ansvaret skal ikke tørres af på andre vi mener også at vi har et velfungerende arbejdsmarked i danmark

arbejdsmarkedets parter er gode til at løse de problemer som opstår og det synes jeg egentlig vi skal værne om

uregelmæssigheden der skal hæfte er ordføreren bekendt med at der er noget lovgivning herhjemme som hvis jeg må sige det lidt folkeligt går ud på at hæleren er lige så god som stjæleren altså forstået på den måde at hvis man på et værtshus får tilbudt et rolexur til fem hundrede

hvis ordføreren er enig i det princip hvorfor skal det så ikke også udstrækkes til når man bestiller tjenesteydelser at man har pligt til at sikre sig

de er blevet til under ordnede

er gennemsigtigheden slet ikke lige så høj som den er hvis man sidder småfuld på et værtshus og køber et rolexur af en anden person

og i den situation kommer til at købe et rolexur så skal man straffes for så er man hæler men hvis man fuldt bevidst sådan som villaejere i nordsjælland ifølge arbejdstilsynet og skat gør køber en tjenesteydelse

ombygning til en pris der er langt langt under den

det var jo ham der udbyderen af tjenesteydelsen der begik en fejl det skal jeg ikke hæfte for og behøver ikke

jeg det ved godt at enhedslisten godt kan lide

tale om nordsjælland og dér er alle åbenbart efter enhedslistens opfattelse forbrydere lige

hus altså jeg køber den ikke

skal hæfte sådan er det

har også konsekvenser man skal

masse ressourcer og en masse tid på at sætte sig ind i om lovgivningen bliver bliver overholdt om andre mennesker overholder lovgivningen det er jo ressourcer tid der kunne bruges på meget andet godt

hvor vi har en helt aktuel sag med banedanmark som bestiller nogle lastbiltransporter

fra fredericia til sporarbejde ved skanderborg og

og som jo er fuldt bevidst om at det kan man altså ikke gøre med de tilladte tre nationale transporter skal langt langt flere til alligevel indgår man en kontrakt med et tysk vognmandsfirma som herefter giver kontrakten videre til et hollandsk firma som selvfølgelig bryder alle regler på området

ordføreren for enhedslisten tidligere nævnte

man jo fuldt bevidst om at man ikke kan holde sig inden for reglerne og alligevel

indgår man kontrakterne og bryder loven

når man bestiller en vare hos nogen så må dem man bestiller varen

være ansvarlige for om lovgivningen bliver overholdt sådan er det

meget godt til at man sidder på et værtshus og får tilbudt et rolexur til seks hundrede kroner man bestiller en vare og ved at det

også fordi man ved hvordan tilstandene i branchen er det er vel egentlig et meget godt eksempel på det som

for at sætte mig ind i ville være fair over for dem der er involveret i sådan

jeg kan kun sige hvad

at det er et princip for os at det er dem der begår forbrydelserne der må

beslutningsforslag som skal pålægge regeringen at den der bestiller en tjenesteydelse eller aftaler en entreprise hæfter for alle led i kæden der deltager i arbejdets udførelse jeg

enige i at det er uacceptabelt

det skal stoppes for det er uacceptabelt når udenlandske virksomheder eller udlændinge opererer i danmark uden om danske love og regler men selv om vi har sympati for tanken bag forslaget

den rigtige vej at gå konservative ønsker at værne om den danske model

for det er arbejdsmarkeds parter der enes om at fastlægge løn og arbejdsvilkår og dette beslutningsforslag vil fratage dem den ret og det ansvar alene det er nok for os konservative til at sige nej tak til forslaget derudover synes det noget vanskeligt at gennemskue de økonomiske og juridiske konsekvenser af dette forslag hvis man som privatperson hvis man som virksomhed

hænge på en kæmperegning fordi underleverandørerne for eksempel snyder med momsen så vil det afholde alle fra at få lavet opgaver fremover og rigtig meget aktivitet vil stoppe med

det er ikke særlig solidarisk hvem vil som privatperson bygge nyt hus hvilken kommune

i udbud og hvilket firma vil overhovedet bruge leverandører de eneste som får rigtig travlt og de vil få rigtig travlt vil være advokatfirmaer for der vil blive årelange tovtrækkerier og kampe så konservative er enige med enhedslisten om problemstillingen

vi kan blive enige om løsningerne indtil nu har de konservative ikke så vidt jeg husker støttet den

være der er nye toner på vej det vil jeg da håbe der er og det må

gerne spørge ordføreren hvor griber vores vores

ind i den danske model der står jo udtrykkeligt at forslaget ikke blander sig i hvilke aftaler der bliver indgået mellem arbejdsgivere og lønmodtagere altså om det er kollektive aftaler

så der er jo ikke tale om nogen indgriben i den danske model men så vil jeg gerne spørge hvis det nu er sådan at vi piller det der med løndelen ud fordi ordføreren ikke helt har forstået hvad vores

ud på så lad os sætte at vi piller den del ud så kan ordføreren vel godt være med på resten for det er vel rimeligt at når man bestiller en tjenesteydelse sikrer man sig også at den er leveret under lovlige forhold det vil sige at der er betalt

er en god idé og er med i det her udvalgsarbejde jamen det hænger jo sammen med hvordan det udvalgsarbejde er kommet i gang det er en del af finansloven

som ordføreren sikkert er bekendt med så takkede vi jo nej

en del af finansloven fordi vi ikke mener

kommer danskerne til gode

bestiller skal holdes ansvarlig nej vi mener

faktisk ikke at bestiller skal holdes ansvarlig for andre dispositioner og andre valg som altså nogle helt andre aktører træffer det må være de enkelte aktører som begår lovbrud eller som snyder

ikke i konservative at det at det skal hæftes op

enkeltpersoner eller virksomheder men vi kan være fuldstændig enige om

man håndterer det nede fra eu af så det kunne være en rigtig god idé

også at man vil gøre det er vel sådan med de parlamentariske spilleregler at man

tilslutte sig aftaler som man ikke selv har forhandlet selvfølgelig skal man lige snakke om det i forligskredsen men

sådan at de konservative gerne vil tilslutte sig den konkrete aftale der er lavet om at bekæmpe social dumping så må vi jo drøfte det

at man ikke kan gøre bestilleren ansvarlig og der blev nikket hvordan kan det så være at fru mai henriksen tilsluttede sig

den lovændring der blev lavet i forbindelse med rut registeret hvor det jo blev slået fast at hvervgiveren har ansvaret for

at den der leverer tjenesteydelsen den udenlandske virksomhed er registreret i rut og at hvervgiveren kan få en bøde på titusind

set meget klart at jeg har sympati for intentionen bag forslaget

jeg synes det er rigtig godt at enhedslisten vælger at fremsætte det her forslag igen jeg kan godt forstå hvis enhedslisten er frustreret over den her debat og er skuffet over ikke at få den opbakning fra sine partnere hvis man må vælge at kalde

jo godt have forventet at der kom noget den anden vej det gør der så formentlig

der er særlig stor sympati for selve forslagets karakter altså løsningsmodellen hos regeringen

den debat der blev ført sidste år

måske lidt skuffet over at specielt den borgerlige side her i salen ikke har

at læse referatet af mødet sidste år hvor mange af de misforståelser man gentager her faktisk blev forklaret men det har været en god debat alligevel det synes jeg og jeg fornemmede måske for optimistisk en lille sprække i den borgerlige lejr i forhold til fru mai henriksens meget positive udmeldinger

det her arbejde der gøres mod social dumping selv om fru mai henriksen ikke kan tilslutte sig det her

og derfor er enhedslisten bestemt hverken frustreret eller skuffet vi har nemlig fået trukket en meget klar linje op

bortset fra de radikale for det ved vi ikke når de ikke er her men vi må gå ud fra at de er nogenlunde dækket ind

positive over for ikke bare intentionerne

den mere praktiske hensigt

men nej vi er ikke frustrerede vi synes der er kommet nogle positive tilkendegivelser om at det er noget vi skal drøfte videre i det udvalgsarbejde vi har gang i og det ser vi meget frem til der kan jo også tænkes mange forskellige modeller

det her område og jeg jeg vil bestemt ikke udelukke at vi kan komme et skridt i den retning gennem nogle konkrete tiltag om end det så ikke skulle være vores model i sin helhed

er rigtigt er det fru ane

ja vi er utålmodige er nok lidt forskellige grader hvad det angår grunden til at vi er utålmodige er jo at vi ser på de faktiske forhold på arbejdsmarkedet lad mig bare nævne nogle få ting politiet skønner at der nu er et sted imellem

udlicitering som gør at man kan udlicitere opgaver i et uendeligt antal led i kæden og

af sorte penge hvilket skat jo har en løbende kampagne imod

har mulighed for at forsvinde ud af landet før myndigheder og fagforeninger får fat i dem i de tilfælde hvor skat griber udenlandske virksomheder i skattesnyd

det jo ofte et stort problem at få drevet pengene ind hvilket vi for nylig har fået nogle tal for nemlig at otte hundrede og ni udenlandske virksomheder tilsammen skylder to hundrede og tyve million

i skat og meget ofte må skat jo opgive at inddrive disse beløb

ikke kun hos virksomhederne det kniber med viljen til at betale til fællesskabet ugebrevet a4 har offentliggjort den undersøgelse jeg refererede til før om de store problemer der er i de nordsjællandske villakvarterer hvor skat jo finder rigtig mange eksempler på snyd med moms a skat og bilafgifter rockwool fonden har for nylig offentliggjort en undersøgelse der viser at hver fjerde dansker arbejder sort og at hver anden dansker køber sort arbejde vi taler jo ikke kun om social dumping her vi taler om et stort samfundsproblem nemlig at alt for mange borgere mener at det er i orden at man gør tingene på den måde fonden vurderer at staten går glip af op imod otte og fyrre milliard kroner om året skatteministeren mener at tabet er væsentlig mindre otte milliard

er en forfærdelig masse penge som vi kunne få en forfærdelig masse god

det er derfor at enhedslisten bliver ved med

at gentage vores argumenter for at indføre et bestilleransvar det vil være med til

højne moralen her i landet det vil være et klart signal om at sort arbejde og social dumping ikke er i orden vi tror

vil der meget hurtigt brede sig en forståelse for at det nok er klogt at benytte sig af virksomheder der har orden

kan man sige i vores del af spektret i det politiske liv derhjemme

for at at vi er nødt til at indføre den form for lovgivning

se hvor langt vi kan komme lo og fagbevægelsen har jo også rejst krav om et kædeansvar ved lovgivning når det drejer sig om skat og moms og sociale bidrag og det blev gentaget med stor styrke af 3fs formand i hans første maj

har kommissionen jo også sit forslag om håndhævelse af udstationeringsdirektivet hvor der foreslås en meget begrænset form for kædeansvar der direkte relaterer sig til udstationeringsdirektivet

med hensyn til mindsteløn og visse minimumslovkrav men dog således og det er så det der betrygger mig lidt i kommissionens forslag at landene har mulighed for at indføre mere vidtgående ordninger og så synes vi jo bare at vi skulle se at komme i gang selv om vi må konstatere at vi kommer til at tøjle vores utålmodighed

jeg vil afslutningsvis lige kommentere nogle af de argumenter der er blevet fremført og det er så specielt fra vores gode venner

håndteres grundigt og det bliver der jo så lejlighed til ved udarbejdelsen det kunne man jo sige at der blev lejlighed til ved udarbejdelsen af et lovforslag så det er vel egentlig ikke nogen begrundelse for

sige jamen så lad os da kigge på

muligheder og de lovmæssige muligheder der kan være i

ikke er noget som er i strid med eu retten hvilket

også bestyrkes af kommissionens

udkast til et håndhævelsesdirektiv på det her område jeg er glad for at der ikke er tale om en principiel afvisning og at det er noget vi kan arbejde videre med

arbejdsmarkedets parter kan jo ikke løse det problem vi har her de kan blive enige om at de i overenskomsterne vil indskrive et kædeansvar det har de ikke kunnet blive enige om og der skal jeg så sige

de vil jo i hvert fald ikke kunne sidde og bestemme hvordan landets lovgivning skal være på det her område men alt i alt og til fru mai henriksens fortrøstning nu er hun gået vil jeg bare sige at enhedslisten er ved rigtig godt mod vi synes det har været en god debat og vi er stadig væk utålmodige men det er jo en god drivkraft i politik så man skal nok regne med at vi kommer til at drøfte det her videre

og så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

overordnet tager sigte på at styrke ytrings og tankefriheden

bemærkninger at de bestemmelser der foreslås ændret eller ophævet på en eller anden måde ifølge

at slå fast at regeringen naturligvis er helt enig i at ytringsfriheden er helt grundlæggende i et

er det selvfølgelig også afgørende for regeringen at ytringsfriheden udøves

med fornøden respekt og tolerance over for andre mennesker

i den forbindelse er vigtigt allerede her indledningsvis at understrege at de bestemmelser som

allerede skal fortolkes i lyset

ytringsfriheden og ytringsfriheden vejer i den sammenhæng ganske tungt hvis jeg herefter skal vende mig mod racismeparagraffen vil jeg først nævne at straffelovens § to hundrede og seks og tres b

være uhyre varsom med at ændre på bestemmelsen

har meget høj prioritet at danmark lever op til vores internationale forpligtelser og når det gælder § to

så er denne bestemmelse formuleret så den nøje afspejler på den ene siden hensynet til bekæmpelsen af racistiske udtalelser og på den anden side borgernes ret til at give udtryk for deres holdninger

under hensyn til ytringsfriheden og udtalelser vil altid blive vurderet i lyset af den konkrete sammenhæng de er fremsat i det indebærer bla

den offentlige debat eller som led i en saglig videnskabelig debat i praksis er det alene ytringer af en vis grovhed der er omfattet af bestemmelsen

straffelovens § to hundrede og seks og tres b således ikke nogen hindring for

tres b kan omformuleres så bestemmelsen i højere grad begrænses til at gælde tilfælde hvor trusler samt nedværdigende og forhånende ytringer mod visse grupperinger medfører nærliggende fare

peger i den forbindelse på eus rammeafgørelse fra to tusind og otte om bekæmpelse af racisme og fremmedhad med fare for at det bliver lidt teknisk nu

dog gerne sige følgende efter den her rammeafgørelse

kan den enkelte medlemsstat vælge at begrænse det strafbare område til kun at omfatte adfærd der enten udøves på en måde der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden eller som er truende nedværdigende eller forhånende det er altså ikke muligt at begrænse det strafbare område til adfærd

se hvordan § to hundrede og seks og tres b kan ændres som foreslået af

ikke bare rammeafgørelsen men også

drøftet det her spørgsmål i folketinget

i forbindelse med den seneste drøftelse af spørgsmålet i folketinget opfordrede folketingets retsudvalg den daværende

til at anmode straffelovrådet om at overveje spørgsmålet det førte til at den daværende regering anmodede straffelovrådet om at vurdere de juridiske konsekvenser af en ophævelse af bestemmelsen og jeg mener faktisk det er rigtigst at

at holde sig for øje at også den bestemmelse jo skal fortolkes i lyset af ytringsfriheden og der er praksis for at der foretages en afvejning af hensynet til ytringsfriheden

over for hensynet til de interesser som bestemmelsen har til formål at beskytte at hensynet til ytringsfriheden også i denne sammenhæng vejer tungest understreges jo endvidere af den meget beskedne praksis på

bestemmelsen er indrettet sådan

første det man kalder sigtelser det kan for eksempel være beskyldninger om strafbare forhold

man kalder ringeagtsytringer det kan

skal ringeagtsytringer altså kunne tåles i den offentlige debat

der stadig være et strafferetsligt værn mod den slags

krænkende ytringer regeringen mener ikke

man så at sige skal tåle hvad som helst man skal igen huske på at også den bestemmelse fortolkes snævert i lyset af lige nøjagtig ytringsfriheden

mig så videre til det sidste emne og sidste element i beslutningsforslaget nemlig det der handler om at ændre straffelovens § en hundrede og fjorten e efter bestemmelsen

er enhver form for støtte til terrororganisationer strafbar også selv om støtten ikke kan henføres til konkrete terrorhandlinger

det almindelige strafferetslige medvirkensbegreb efter bestemmelsen kræves det dog at der er tale om en medvirken der på en eller anden måde fremmer den kriminelle virksomhed rene sympatitilkendegivelser i forhold til terrororganisationer er altså ikke omfattet af denne bestemmelse bestemmelsen der jo oprindelig blev indsat i straffeloven med henblik på at sikre opfyldelsen af internationale forpligtelser

almenfarlig karakter for at opnå det stærkest mulige

har det derfor været nødvendigt at kriminalisere medvirken i sådanne sager i videre omfang end hvad der i øvrigt gælder for andre forbrydelser

selvsagt ingen planer om at ændre på

gerne tilføje at jeg noterede mig

i bemærkningerne til beslutningsforslaget på dette punkt henviser til

jeg synes for en god ordens skyld at jeg vil slå fast at jeg jo af principielle grunde ikke vil udtale mig om en konkret sag

alle ved stadig verserer ved domstolene afslutningsvis

jeg endnu en gang gerne understrege at regeringen selvsagt sætter ytringsfriheden meget højt men jeg må også fastholde at der fortsat er behov for et strafferetsligt værn i forhold til visse former for ytringer og jeg har faktisk fuld tillid til at de danske domstole formår at lægge snittet

helt rigtige sted i forhold til at afveje hensynet til ytringsfriheden over for hensynet til bekæmpelsen af for eksempel visse nedværdigende og krænkende udtalelser så regeringen kan på den baggrund

demokrati hele vores vestlige samfundsform

hvad man vil at ordet kan brydes i en offentlig debat

bange for at borgerne kan sige hvad de mener selvfølgelig skal man kriminalisere trusler og lignende hvor der er ofre

bliver misbrugt i anden krænkelsesideologi

blasfemiparagraffen bliver overvejet nu i straffelovrådet efter utallige debatter her i folketingssalen om samme og en enig indstilling fra retsudvalget tidligere om at straffelovrådet skulle se på det

når man ser på det danske demokratis udvikling så synes jeg jo ikke man kan påstå

de har stået i vejen for en fri debat og en debat der har kunnet bidrage til at vi har kunnet

skabe et samfund hvor vi har kunnet leve leve sammen

samlende form at de på den ene side er med til

varetage det hensyn der skal være til at have en fri debat

så havner vi ovre i en anden debatform

med en helt argumentationsløs holdningstilkendegivelse man er imod

historisk set og hvad ved jeg ja jacob brønnum scavenius estrup mente også at det var fint at have en

eller konseilspræsidenten og hvad så undskyld jeg spørger men

ikke må sige noget forhånende forstår jeg

nedværdigende udtalelser forhånelser og andet og jeg forstår sådan

en fælles forståelse af at der var ganske mange eksempler på at man var gået for langt

set fungerer ganske udmærket inden for de rammer vi har i dag der er et stærkt hensyn til ytringsfriheden der er også et hensyn til at vi skal have en debat

har hverken

udtalelser nedværdigende udtalelser eller

i de områder vi drøfter der har

modsat nogle af vores skandinaviske broderlande

nogle bestemmelser ikke decideret forhindrer en debat kunne det jo godt være at debatten kunne blive endnu bedre hvis man gik ind og

eventuelle ændringer af racismeparagraffen

i stand til at rumme en diskussion af hvordan

har ytringsfrihed og den anden side ikke

ytringsfrihed lige så dybt hader vi racisme og det er et dilemma hvordan man bedst kæmper for ytringsfrihed og samtidig kæmper

derfor ikke klar til at stemme for beslutningsforslag nummer b tres om at fjerne blasfemiparagraffen

racismeparagraffen og injurieparagraffen samt gøre det lovligt under visse omstændigheder at medvirke til terrorisme men vi er klar til en fordomsfri debat på et oplyst grundlag og derfor ser vi gerne at straffelovrådet der jo allerede vurderer blasfemiparagraffen

til at vurdere racismeparagraffen og injurieparagraffen vi tager dog fuldstændig afstand fra enhver form for lovliggørelse af medvirken til terrorisme

og som liberale er vi fælles om at sætte ytringsfriheden højt vi må aldrig tvinge en mening til tavshed for som john stuart mill skrev i

ni og halvtreds hvis den pågældende mening er rigtig mister vi muligheden for at komme sandheden nærmere hvis den omvendt er forkert mister vi en lige så vigtig mulighed for at bekræfte og vitalisere sandheden gennem konfrontation med dens modsætning selv ikke den mest liberale kan dog støtte ubegrænset ytringsfrihed hvis jeg under finanslovdebatten fortæller politiet at jeg har lagt en bombe her i folketingssalen

ikke dække mig ind under ytringsfriheden

er enige i for der står i beslutningsforslaget at det fortsat skal være ulovligt at fremsætte trusler samt nedværdigende og forhånende ytringer mod visse grupper hvis det kan forstyrre den offentlige orden

det skal også være ulovligt at fornærme andre ved at fremsætte urigtige sigtelser det er venstre enig i for man kan godt være liberal selv om man går ind for begrænsninger i ytringsfriheden debatten i dag handler således om hvor grænsen

mellem lovlige og ulovlige ytringer og ikke om hvorvidt samtlige ytringer skal være lovlige

at ændre racismeparagraffen så den kun omfatter ytringer der kan føre til en forstyrrelse af den offentlige orden forslaget begrundes blandt andet med at danskerne gennem årene er blevet mere tolerante over for indvandrere vi ved imidlertid ikke om racismeparagraffen er en medvirkende årsag til denne udvikling

at personer forhånes på baggrund af race nationalitet

på den anden side ved vi heller ikke om racismeparagraffen gør mere skade end gavn når en person dømmes risikerer vi at han bliver en martyr blandt dem der deler hans holdninger og lige så slemt når en person frifindes her risikerer vi at domstolen giver udtalelserne det blå stempel i det hele taget er venstre bekymret for at kriminaliseringen fjerner fokus fra indholdet af en ytring

til retten til at fremføre ytringen i stedet for eksempelvis at diskutere lars hedegaards dybt ubehagelige generaliseringer af muslimer diskuterer vi i stedet hans ret til at fremkomme med ytringerne under alle omstændigheder

kan straffeloven ikke stå alene den væsentligste kamp mod diskrimination må foregå på frihedens vilkår gennem debat og oplysning straffeloven er nemlig ikke egnet til at påvirke de holdninger der ligger til grund for intolerance men straffeloven kan være et nødvendigt værn for at beskytte personer der udsættes for grov diskrimination i hvert fald hvis det fører til trusler og vold hvis racismeparagraffen på et tidspunkt skal ændres skal det imidlertid ske efter en saglig debat på et oplyst grundlag ellers risikerer vi at debatten kører af sporet og kommer til at handle om at fremme racisme i stedet for

handle om at fremme ytringsfrihed i forhold til blasfemiparagraffen afventer vi straffelovrådets udtalelse vi har tidligere været imod en afskaffelse men

til at drøfte om paragraffen stadig er nødvendig eller om den kan undværes eventuelt i sammenhæng med en ændring af racismeparagraffen og injuriebestemmelserne hvad angår terrorparagraffen mener vi at straffelovens § en hundrede og fjorten e er afvejet i forhold til respekten for en fri presse vi accepterer ikke terrorfremmende virksomhed heller ikke i dens mere subtile former ændringerne i injurieparagraffen må i øvrigt ses sammen med reglerne for at anvende paragraffen i dag er det nemlig vanskeligt som gruppe at benytte sig af paragraffen ligesom injurier jo ikke kan anmeldes til politiet der er privat påtale og man er derfor nødt til at gå til en advokat

afholder mange fra at gå videre med deres sag venstre stemmer som sagt imod beslutningsforslaget

ikke modstandere af at styrke ytringsfriheden for ytringsfriheden er under pres hvilket vi desværre fik bekræftet så sent som i sidste uge øksemanden der overfaldt kurt

bare et medmenneske han angreb også ytringsfriheden og dermed fundamentet for vores demokrati

venlige modtagelse af beslutningsforslaget

som liberal alliance har stillet her det

rigtig rigtig glad for det eneste spørgsmål der

mit hoved er i forhold til punkt tre

altså at den skulle bruges mere end det sker i dag eller

stempler en hel befolkningsgruppe som nogle der voldtager deres egne børn

grov og injurierende krænkelse

eksempler på at politiforbundet

paragraffen på vegne af deres medlemmer som er blevet beskyldt for at være voldspsykopater og så videre

på vegne af en større og bredere kreds men det er vanskeligt

benytte sig af de her bestemmelser i dag samtidig

altså at man har ressourcerne ikke kun de økonomiske men ressourcerne bredt forstået

skulle føre en civilsag i stedet for at man

alle mulige andre straffelovsovertrædelser bare

gøre at man skal begrænse ytringsfriheden altså injurier hvor der er tale om løgne eller kriminelle

andres liv og lemmer er der

men hvis jeg alene

det man krænker er måske ikke en anden persons

krop eller ejendom men det er en anden persons ære og sådan en er vi da i hvert fald stadig væk nogle der bilder os ind at vi har og derfor er der ikke tale om en offerløs forbrydelse så kan vi diskutere om

men der er ikke tale om en offerløs forbrydelse der er tale om et offer som får krænket

moderne demokratisk samfund som det danske at alle kan komme til orde at alle har retten til at blive hørt og at alle holdninger så vidt muligt afspejles i den offentlige debat

jeg at vi i socialdemokratiet altid fokus på at styrke ytringsfriheden i vores samfund

vi faktisk har håndhævet i mere end hundrede år

er en menneskeret det beslutningsforslag vi behandler i dag har ifølge forslagsstilleren til hensigt at styrke netop ytrings og tankefriheden

hensigtserklæring stemmer dog ikke helt overens med det man så konkret kan læse i selve beslutningsforslaget det foreslås blandt andet at lempe racismeparagraffen blasfemiparagraffen og injurieparagraffen og som det fremstår får det nemt den konsekvens at borgerne fratages

det betyder så at frihed for den ene pludselig bliver mangel på frihed for den anden ytringsfriheden bør dog altid gå hånd i hånd med en respekt og tolerance over for andre mennesker

bestemmelser tjener alle det formål at den enkelte borgers rettigheder ikke systematisk krænkes

vi kan sikre at alle mennesker i det danske samfund har de samme rettigheder og vi kan leve i et godt og velfungerende fællesskab med hinanden

afgørende at man i et demokratisk samfund ikke afkobler ansvar og handlinger på den måde

modsætning til liberalisterne mener vi ikke kun at frihed er for den stærke som de tre bestemmelser er formuleret i dag afspejler

i praksis har vi vide rammer for de udtalelser man kan fremsætte i den offentlige debat det er derfor kun i særlig grove og krænkende tilfælde at bestemmelserne benyttes og hvorvidt det sker er

mellem hensynet til ytringsfrihed og hensynet til bekæmpelse af grove og krænkende udtalelser vi finder det derfor heller ikke nødvendigt at ændre på de aktuelle bestemmelser medmindre noget nyt og sagligt pludselig skulle

borgernes rettigheder til beskyttelse mod blandt andet flertalstyranni

er de tre bestemmelser værd at værne om ud over det

sidste element i deres beslutningsforslag

at man skal ændre straffelovens bestemmelser om at enhver

for støtte til terrororganisationer er strafbar heller ikke det forslag kan socialdemokraterne støtte

ikke nogen begrænsninger på ytringsfriheden her så straffelovens § en hundrede og fjorten e er nødvendig for at vi kan beskytte vores demokrati i fremtiden det er en garant for at vi

frit samfund og det vil vi ikke sætte overstyr

med respekt og tolerance

noget nogle formørkede stater noget længere sydpå

af de

fundamentale menneskerettighed

personlige politiske værdier eller partipolitiske værdier

ytringsfrihed og respekt og tolerance er hinandens modsætninger tværtimod

jeg forstår så til gengæld ikke ordføreren fra liberal alliances sammenligning

dermed måtte tilhøre en gruppe af mørkemænd der kunne finde på netop at ytre sig anderledes

jeg tydeligt gjorde rede for at de her ting er nødvendige for at have lige præcis det samfund som vi har i dag

at ytringsfrihed er en menneskeret så

vi kan blive uenige om sagen er

begrænser den enkeltes ytringsfrihed fordi

har en anden holdning som de også skal have lov til at udtrykke

at der er folk på den anden side af muren altså christiansborgs tykke mure der skal kunne

at krænke os eller anvende racistiske

forrige kommentar herre simon emil ammitzbøll

mange mennesker der på trods af manglende faglig uddannelse er i stand til

at gøre det samme med

det er jo ikke sådan at fordi vi sender noget til

jeg havde ret i noget af det jeg sagde i min ordførertale om at

er en risiko for at racismeparagraffen gør mere skade end gavn ville det da være rart at få belyst vil socialdemokraterne være med på en

den udtalelse som skulle falde ind under bestemmelsens anvendelsesområde

er truende nedværdigende eller forhånende med hensyn til at afgøre hvorledes

det ligesom kommer til udtryk er det jo op til domstolene

en retspraksis som trods alt er lidt større

for eksempel blasfemiparagraffen

én afgørelse afsagt i nitten otte og tredive

den førstnævnte bestemmelse altså

benyttet vil man gerne spørge straffelovrådet om man kan

vil man ikke spørge straffelovrådet om den har større skadevirkninger end positive virkninger den lovgivning vi laver herinde skal vel bidrage til at de ting vi ønsker gennemført

konsekvenser ved det vi gør overstiger de positive konsekvenser må

at der er nogen grund til at det skal undersøges faktisk er det sådan at vi støtter op om

sagde at straffelovens § en hundrede og fjorten e ikke er indskrænkende for ytringsfriheden nu må ordføreren rette mig hvis jeg tager fejl men er det

at dømme en tv station for at lave for ensidig nyhedsdækning er blevet brugt mod en boghandler som ikke har skrevet tekster men som har trykt dem og

hvis man fremmer terrororganisationers virksomhed med sine ytringer

vil det også være omfattet af den bestemmelse så kan ordføreren ikke medgive mig at

i terrorlovgivningen selvfølgelig har en effekt på vores ytringsfrihed for eksempel når den begrænser nyhedsdækningen til

to tusind og otte tror jeg hvis jeg husker korrekt

forslagsstillerne og liberal alliance

nogle af de udtalelser der er kommet fra de tidligere ordførere også fra ministeren at man synes at man skal afvente straffelovrådet jeg må indrømme at der synes jeg at venstres ordfører har en pointe når han siger at det er lidt mærkeligt at man skal bede straffelovrådet om at se på en paragraf

racismeparagraffen som dog er blevet brugt

vi har tidligere ønsket racismeparagraffen helt fjernet og det gør vi for så vidt stadig væk

og fn konvention derfor synes jeg egentlig at forslaget er ganske glimrende

jo netop forsøger at tage hensyn til

det undrede mig lidt at justitsministeren var inde på at sige at

måske ikke er ordentligt formuleret i forhold til rammeafgørelsen men det kunne man jo så se på jeg synes faktisk at det ville være ganske glimrende det ville for mig og dansk folkeparti at se

selve injurieparagraffen og der har vi altså godt nok lidt betænkeligheder vi synes egentlig at injurieparagraffen

ikke indstillet på at ændre ting

i injurieparagraffen den har

en god balance i danmark det er vores indtryk den sidste ændring der foreslås

sige at der synes jeg det overordnede princip er rigtigt jeg synes det er et elendigt eksempel man har brugt omkring

en sag fordi dommen er anket men men hvis

sendetilladelse og så videre men jeg må sige at princippet i forslaget støtter jeg det kan ikke være rigtigt at vi sidder og taler om ytringsfrihed og så egentlig prøver på at begrænse

tv stationers og radiostationers måde

håndtere nyhedsformidling på

lige objektive vil jeg bare sige men

derfor synes jeg at princippet er rigtigt jeg vil også godt sige at jeg synes at

jo er en jeg ved ikke om man kan kalde det en sjov debat men det er i hvert fald en interessant debat at have

er mange der nævner det her med at at man ikke skal tale grimt til hinanden det tror jeg egentlig vi alle sammen kan blive enige om vi er også alle sammen imod racistiske udtalelser for så vidt men jeg tror bare at vi har en forskellig opfattelse af hvad det er der vil også være ting som vil være ærekrænkende for forslagsstilleren

sager som kan komme for en domstol hvor der er en dommer der så skal sidde og dømme om tingene

derfor synes jeg egentlig at de overordnede principper er rigtige

for venstre var lidt inde på det at man kunne ændre racismeparagraffen men så skulle det gøres på et sagligt og oplyst grundlag

vi kan ændre det så den bliver

muligt i forhold til de

i ordførerrækken er herre jeppe mikkelsen

ytringshavet kunne man fristes til at kalde dette forslag som de tidligere ordførere har været inde på

racismeparagraffen blasfemiparagraffen injurieparagraffen og straffelovens §

jeg vil gerne slå fast at det radikale venstre er meget indstillet på at kæmpe for ytringsfriheden vi synes dog ikke at de nævnte paragraffer i nævneværdig grad strider imod dette

for at tolke dem snævert

præcis ytringsfriheden

vores internationale forpligtelser jeg er enig og mener at vi skal træde meget varsomt på dette punkt jeg vil dog nævne at jeg glæder mig til at følge debatten vedrørende blasfemiparagraffen udtalelserne fra institut

usik når vi her fra tingets side blander os i domstolenes arbejde der er endnu ikke faldet dom i den verserende retssag om roj tv jeg tror

hvordan og hvorledes den verserende retssag ender ender jeg takker for debatten og må afsluttende runde af med at slå fast at vi fra radikal side ikke kan støtte forslaget

når det kommer på tale at den er under pres

stille sig op og holde en festtale om ytringsfrihed

det er jo ikke herre jeppe mikkelsen og partifæller der kommer i klemme på grund af de indskrænkninger der er i ytringsfriheden

det nemt nok for det radikale venstre at sige at

ikke bare dem man er enig med og dem der

gjort flere gange og

institut for menneskerettigheders udtalelse der gør at man nu synes det er interessant at se på

respekteret institut som institut for menneskerettigheder

radikale venstre jeg vil godt understrege at vi

været brugt siden nitten otte og tredive lige

at man lytter meget til fagkundskaben det som institut for menneskerettigheder har sagt er at religioner ikke

bare have ordføreren til at forklare fagkundskaben i det

menneskerettigheder så for at følge op på det

jeg fortælle som fru pia adelsteen er inde på at

forslag som dansk folkeparti gentagne gange har haft i salen her jeg har ikke selv været valgt på daværende tidspunkt

jeg husker et slogan fra valgkampen der hed noget

man måske også forestille sig at man havde et slogan der hed vi lytter også til jurister altså når man gerne vil sende blasfemiparagraffen

sende racismeparagraffen til straffelovrådet hvis det nu er rigtigt som jeg og mange andre

at der i hvert fald er en risiko for at racismeparagraffen i dens nuværende udformning gør mere skade end gavn jeg går ud fra at vi har en fælles

skader sagen mere end vi gavner den med racismeparagraffen

vurdering af det spørgsmål også vil radikale venstre være

jan e jørgensen har lyttet til radikale venstres kampagner

afvisende over for at man kan smide det forbi

og arbejder med temmelig mange forskellige spørgsmål

men men hvis der skulle komme et ledigt tidspunkt og så videre og

også for sf rigtig vigtigt

jeg synes også samtidig når det er sagt at man ikke skal glemme at der er en vigtig balance imellem ytringsfrihed og så det at holde hånden under debatten vi skal ikke acceptere hvad som helst men vi skal

lige præcis de indskrænkninger som er nødvendige og den balance synes jeg er repræsenteret i dag når det kommer til

den forbyder en at have hadefulde holdninger til homoseksuelle eller udlændinge det er jo ikke fordi

forbyder folk at diskutere for eksempel et integrationsproblem der er bare nogle grænser for hvilken måde man kan gøre det på og det synes jeg

set er fornuftigt nok praksis viser jo også at man er

jeg har svært ved at se behovet for det liberal alliance foreslår og jeg har svært ved at se at det skal kunne forhindre folk i at bruge deres ytringsfrihed jeg synes slet ikke at der ser ud til at være et problem jeg synes faktisk

domspraksis viser at man er meget pragmatisk på det her område og at også

ændrer sig over tid

er det som udgangspunkt sfs holdning at

herre simon emil ammitzbøll var også til stede da retsudvalget havde en høring om lige præcis blasfemiparagraffen

der havde vi to professorer inde og den ene professor sagde at der absolut

øvrigt også en gammel svend som ikke har været anvendt i rigtig rigtig mange år mens den anden professor sagde at der

et hjørne som vi overser nemlig at man

man kan afbrænde en bibel eller en koran og så vil det ikke være omfattet og lige præcis af den årsag

besluttede vi at det skulle lægges over til straffelovrådet at vurdere hvad

det arbejde er jo godt i gang straffelovrådet ser på det her og det er vi tilfredse med i sf og vi vil

udviser den nødvendige balance mellem ytringsfrihed og hvad man kan sige om andre

talsmanden for muslimernes fællesråd

karen jespersen kom med nogle ret bastante udtalelser om om den her talsmand som havde svært ved at rejse sagen fordi der er privat påtale på det her område og det er ret svært

man godt kunne se nærmere på hvordan sikrer vi at der også er en lige adgang til at føre sager på lige præcis det her område i forbindelse

relativt fornuftig balance vi ved endnu ikke der har været snakket en del om roj tv i dag

hvad udfaldet af sagen er og det kan da godt være at udfaldet af den sag måske giver anledning til at vi efterser lovgivningen men ellers går

om man fremmer kriminelle handlinger altså fremmer støtten til terrororganisationer og det mener vi

vi må afvise forslaget vi synes faktisk at vi kan være tilfredse med de de ting der er i lovgivningen og de

det er ikke vor stats

eller at fratage dem retten til at

meninger selv de tåbeligste anskuelser selv de mest skadelige opfattelser

sf har den helt klare holdning at

efter anden verdenskrig hvor man kan sige at verbale angreb efterhånden blev det der ligesom legitimerede de

fysiske overgreb mod jøderne og derfor synes jeg at

skal tænke meget over hvordan

sig og hvad den faktisk kan føre til på lang sigt jeg mener ikke at det

at vi kan tage en debat om integration for eksempel og integrationsproblemer men at der må være en bund for hvordan vi kan

ikke noget som helst med demokrati kontra diktatur at gøre tværtimod

straffelovrådet og det er vi tilfredse med jeg synes ikke man skal være fuldstændig skråsikker i sin holdning

blasfemiparagraffen og den ene siger at det her

nogen konsekvenser og den anden siger at det har nogle konsekvenser jamen så vil jeg da godt have undersøgt

om der skulle noget andet i stedet for blasfemiparagraffen jeg er fuldstændig enig i at det er så forældet

religiøse følelse er ikke noget for mange mennesker i dag og ikke mere beskyttelsesværdig end så mange andre følelser i samfundet men jeg synes stadig væk det er en god idé at få det undersøgt og det kommer nu til at ske vi får straffelovrådets vurdering og derefter vil vi så

poul dam fortsatte med at sige det er udtryk for en primitiv moralistisk tankegang at man kan bekæmpe det som bør bekæmpes ved at kriminalisere det

endvidere fremførte han at friheden er absolut og at der ikke var noget argument der kunne begrunde nogen begrænsning af friheden samt at selv de mest usympatiske og forbryderiske meninger

altså det viser jo

at der også i sf i hvert fald tidligere har været en vis skepsis

at gøre dem til men vil man i lighed med at man har bedt straffelovrådet om at

så måske også bede dem om at kigge på racismeparagraffen for i venstre mener vi at de to ting

overlapper hinanden og at der kunne være behov for at tage en

følelse der bliver beskyttet og den synes vi ikke er mere beskyttelsesværdig end så mange andre følelser er oven i købet tale om en paragraf som ikke har været brugt i rigtig rigtig mange år så man kunne godt finde nogle argumenter

for behovet for en modernisering her og netop af den årsag er den sendt til straffelovrådet i forhold til racismeparagraffen ser

ikke at der er behov for at vi får set nærmere på det jeg mener

er en balance så man stadig væk kan ytre sig det forhindrer ikke folk i

racistiske holdninger og det forhindrer ikke folk i

synes at homoseksuelle er

for hvordan man kan udtale sig når det er fremsat i en større kreds af mennesker når det er fremsat i offentligheden og dermed kan man sagtens tale om for eksempel integrationsproblemer som jeg tidligere har hævdet jeg ser faktisk ikke at der er et problem for at give

frifundet først ved byretten og siden ved landsretten for at komme med nogle dybt krænkende udtalelser om

og beskyldt homoseksuelle for at

ikke desto mindre blev frifundet og hyldet af sine

hvorfor er man så meget imod fra regeringspartiernes side at vi går ind og undersøger det her får noget sagkundskab

det er at der tit kan være forskellige forhold

som ordføreren nævner og derfor vil jeg også

undlade at gå ind i i den men bare konstatere at domstolene jo

efter lovgivningen og at det er et område hvor man er varsom jeg har ikke nogen intention om

der er også et vægtigt argument og det er

at danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser jeg ved godt at det det under den tidligere regering måske ikke oplevedes som så vigtigt at leve op til internationale forpligtelser på alle områder men vi er faktisk rigtig optaget af det

har det her forslag nogle rigtig gode intentioner intentionen om at styrke ytringsfriheden er noget som enhedslisten stærkt kan bakke op om

der også flere elementer i beslutningsforslaget som vi synes er rigtig positive for det første gælder det næsten selvfølgeligt straffelovens § en hundrede og fjorten e som har en ekstremt uheldig effekt på vores ytringsfrihed

tv tv stationen blev dømt for overtrædelse af bestemmelsen med den begrundelse at nyhedsdækningen var for

må man sige er noget af

blev dømt for at distribuere materiale som han ikke selv havde skrevet men som han altså havde været med til at trykke

truet til at fjerne en appel fra det der blev kaldt foreningen oprør

her er vi altså meget enige med liberal alliance

af henholdsvis injurielovgivningen blasfemiparagraffen og racismeparagraffen man fristes til at sige at

liberal alliance har glemt majestætsfornærmelse men det kan

har været tilhænger af en afskaffelse af blasfemiparagraffen

straffelovrådet det er rigtig vigtigt at når man først har taget politisk beslutning om

efterfølgende også lige får den juridiske vurdering

huller i straffelovgivningen hvis den her bestemmelse

ytringsfriheden med det formål at beskytte guder

injurieparagraffen har til til formål at beskytte mennesker og ikke guder mod ringeagtsytringer og usande sigtelser jeg

vi vil gerne være med til at diskutere det nærmere før vi lægger os mere konkret fast på det samtidig vil

netop problematiserer at adgang til sagsanlæg i forbindelse med injuriespørgsmål måske

er brug for en bestemmelse men man kunne måske se på at ændre den der hvor vi ikke kan støtte dette beslutningsforslag er en indskrænkning af racismeparagraffen i det omfang som liberal alliance foreslår

ikke var sådan at minoriteter og

mindretal blev nedgjort på grund af religion og hudfarve

der ikke var en hetz eller risiko for en hetz

racismeparagraffen som som en yderste stopklods

mindst set nødvendigt i de sidste mange år hvor

i den måde som vi socialt og politisk omtaler minoriteter for eksempel

anden etnicitet på dæmonisering er ikke i sig selv et problem det vil jeg medgive liberal alliance

dæmonisering er et problem fordi det kan føre til handlinger altså racistiske handlinger både de mindre alvorlige hvor ali ikke kan komme ind på diskoteket sammen med sin ven allan fordi han har en anden hudfarve

rykker vi også grænserne for hvad det er acceptabelt

gøre derfor mener vi at det er vigtigt at man har racismeparagraffen som en yderste

og rammende tale og fandt balancen og derfor skal jeg ikke gentage alt hvad han ytrede om

er vigtigt at der er nogle rammer vi gør det inden for men tilføje at det der for os konservative

tone i debatten selvfølgelig skal vi have ytringsfrihed det kæmper vi jo alle for vi har det stående i vores grundlov og vi er glade og stolte over at vi har ytringsfrihed i danmark det er der rigtig mange lande

så det er utrolig vigtigt at vi holder fast i ytringsfriheden og værner om vores ytringsfrihed men når vi ytrer os

skal det være respektabelt og det skal være ordentligt og det kan jo godt

i debatten man kan lige så godt tale ordentligt om tingene og det hindrer ikke at man kan have en holdning til tingene det ændrer heller ikke på at man kan have en anden holdning end andre har for det er jo ikke det vi taler om med de paragraffer der i dag er til

spilleregler for hvordan vi ytrer os

ikke komme med bandeord og eder og vi må ikke tilkalde højere magter der er mange ting man i virkeligheden skal passe på

mig bekendt har det ikke på noget som helst tidspunkt hindret nogen i at have en holdning eller give udtryk for sin holdning men der er forskel på hvordan man udtrykker sin holdning der er forskel på hvordan man bruger sin ytringsfrihed

præcis det de her paragraffer og bestemmelser er med til

vi kan diskutere så det fløjter og vi kan være rygende uenige

er at vi kan det der det er lige ved at jeg vil sige at det måske ikke engang var nødvendigt at vi havde de her bestemmelser fordi

tale ordentligt til hinanden også når vi er uenige

uden at vi behøver at komme i karambolage

talerstol og nogle gange haft lyst til at sige noget men tænkt nåh nej den måde at formulere sig på er i strid med forretningsordenen jeg må hellere finde en anden måde at gøre det på

det gør jo i virkeligheden at vi får en ordentlig debat i stedet for

sidder jeg også og tænker

ytre men som man ikke må hvad er det for et behov der

et enormt behov altså er det sådan

den danske befolkning generelt synes at man er fuldstændig afskåret fra at have en holdning

har vi alle sammen den opfattelse at vi har absolut ytringsfrihed her i landet

er det sådan at vi fra konservativ side ikke

som en talen for at indskrænke yderligere altså

de her paragraffer så er der tale om en holdningsændring

i øvrigt til herre jan e jørgensens tale som jeg synes var fuldstændig rigtig den ramte hovedet

det var faktisk det som jeg havde tænkt mig at jeg ville sige så i stedet for at gentage præcis det samme

og sagde at jeg var helt enig i det der blev sagt fra venstres side og så ønskede

at føje nogle flere facetter

jeg understregede også at ytringsfriheden betyder rigtig rigtig meget for os

indbegrebet af et demokrati

vi er meget fri i vores omgangstone men der er stadig væk lige nogle

er der begrænsninger ikke i forhold til hvad man må mene og have af holdninger

det gør faktisk at vi har en ordentlig debat og det

har været mest farverig i i sine valg

som jeg synes er på kanten derfor skal man overveje om der er grundlag for nogle ændringer

at når herre tom behnke roser herre jan e jørgensen så meget

at også racismeparagraffen

på racismeparagraffen og rækkevidden af den og ikke mindst

fører til det det har det så gjort nogle gange

den bestemmelse synes jeg i høj grad at det var noget som straffelovrådet kunne se på i langt langt højere grad end blasfemiparagraffen

bestemmelse vi har i forhold til

det for sproghygiejne men i hvert fald i vi har en ordentlig tone i debatten så jeg er absolut indstillet på

at vi kunne kigge på racismeparagraffens rækkevidde og hvad det er den bliver brugt til det vil jeg gerne

jeg er helt enig med min partiformand det

ingen tvivl om men det jeg giver udtryk for lige nu og her er

beslutningsforslaget som det foreligger kan vi ikke støtte for

forslag om at straffelovrådet skal se på racismeparagraffen

skal vi træde meget varsomt ikke mindst fordi vi også er bundet af internationale konventioner

skal slutte der har været et helt holdningsmæssigt kludetæppe

på hvilken måde vi kan udvide ytringsfriheden i danmark vi kan jo starte med det nemme justitsministeren og socialdemokraterne alt er godt intet skal ske det var det så kan vi gå videre over til sf som dog glædede sig i spænding til at høre hvad straffelovrådet kommer frem til omkring blasfemiparagraffen det er dog et museskridt længere

og så har vi altså regeringen placeret som regeringer desværre tit er

fuldstændig passiviseret til gengæld synes jeg at der kom interessante betragtninger fra de øvrige partier venstre åbner nu op for at man

racismeparagraffen og injurielovgivningen

er vi selvfølgelig glade for mere interessant var det måske i virkeligheden med dansk folkeparti og enhedslisten det er spændende koalitioner vi arbejder med i dag dansk folkeparti som jo i virkeligheden startede med at sige

det med straffelovens § en hundrede og fjorten e det tror jeg godt jeg må tillade

korrekte og pæne sprog som forretningsordenen sikrer ifølge den konservative ordfører endelig til enhedslisten jeg var også meget begejstret for talen fra fru pernille skipper der var det så racismeparagraffen man ikke

rigtig glad for jeg håber at vi i retsudvalget

nærmere på det her og prøve at se om vi

grave et spadestik dybere og se om vi kan få sat gang

er jo en af de mest centrale frihedsrettigheder overhovedet det

vi lever i et demokratisk samfund og

der gør at vi har mulighed for at tale magten midt imod både når den røde blok har magten og når den blå blok har magten eller hvis man synes at alle otte partier har jord i hovedet det er det fantastiske man kan tale magten midt imod

være nogen hemmelighed at liberal alliance ultimativt synes at der slet

være nogen racismeparagraf men vi lytter os jo frem til at se om man ikke kunne prøve at finde et sted hvor man kunne lave en balance og noget der kunne skaffe flertal

det er jo sovjetunionen der i fn sammen med de kommunistiske vasalstater og den tredje verdens nye diktaturer arbejdede for at få racismeparagraffen i den udgave den senest er kommet i og

man implementerede i danmark i nitten en og halvfjerds det var også derfor at

holdt tale om at det var en dårlig idé og at der skulle være mulighed for at sige de mest uhyrlige synspunkter

med racismeparagraffen at den kvikke og den kloge og den velformulerede og åndsfriske

formulere sig uden om racismeparagraffen og sige lige præcis det man har lyst til mens den der ikke er så velformuleret den der ikke er så kvik den der måske ikke længere fuldstændig er ved sine åndsevners fulde fem risikerer at komme i karambolage med racismeparagraffen der er faktisk en social skævhed

så det undrer mig at de partier der generelt plejer at skulle forsvare de svageste

være med til at hjælpe de svageste i denne sag

altså fns menneskerettighedskomité har her i to tusind og elleve opfordret til

europarådet har opfordret landene til at

hverken europarådet eller fn nok fordi de sande juridiske eksperter på internationale konventioners forhold

jeg synes at det er skammeligt at man ikke bare med et pennestrøg slette den

falske spil tror at vi har en virkningsfuld blasfemiparagraf

og dermed spilder gode danske politibetjentes arbejdstid som de kunne bruge på noget mere fornuftigt

også et ressourcemæssigt spørgsmål

ud over det principielle så er der ændringen af straffelovens

to hundrede og syv og tres injurieparagraffen der

enhedslisten jeg håber også at vi kan massere

så det udelukkende

kan vurderes sagt på en anden måde man må ikke sige og nu må jeg hellere holde mig inden for diverse former for begrænsninger

er én idiot der lægger sag an mod en anden idiot fordi man lader det gå sig alt for nær og tror at et spørgsmål for domstolene det er det ikke det er et spørgsmål mand og mand imellem

jeg skal gå ind i alle konstellationerne

endelig er der spørgsmålet om straffelovens

hundrede og fjorten e

vi godt kunne tænke os en ændring der gør at man ikke alene på grund af

vinkling redigering og klipning som det hedder i byretsdommen over

blive dømt efter denne paragraf så får vi at vide af justitsministeren og af herre jeppe mikkelsen

blande sig i igangværende sager det sagde de to herrer jo også sidst det her var oppe

minde om at justitsministerens partifælle den socialdemokratiske retsordfører herre ole hækkerup jo lige præcis var en af dem der var ude efter dommen og mene

også blande sig med at ville løsne op

vel være lige for lige

så har vi også særlig stramme regler for ytringsfriheden herinde i salen siger herre tom behnke

har vi nærmest i vores eget minikosmos nogle særlige indskrænkninger i ytringsfriheden for os jeg tror nu at praksis vil vise at der lige præcis på denne talerstol er en udstrakt ytringsfrihed om noget sted i dette land

sagt kort hvis det stadig er muligt

liberal alliance tager afstand fra racisme liberal alliance synes at der er utrolig mange tåbelige udsagn i den offentlige debat både i de gamle klassiske medier på de sociale medier og andre steder men hvis man mener noget med ytringsfriheden handler det jo om

vi er uenige med til at sige det vi

hvis man kun må sige det der er

tone der er respektfuldt der er tolerant

så ender det jo med at vi alligevel vil bestemme

i hvad folk må sige tror jeg ikke på

hvad de tænker i deres hoveder og hvad de siger til familie venner og bekendte jeg håber at debatten har medført

fremadrettet arbejde i retsudvalget hvor vi alligevel kan tage nogle museskridt

jeg efter ti minutters bredt forsvar for ytringsfriheden alligevel slutte

udsættes til torsdag den tiende maj

først er det ordføreren for forespørgerne herre kim christiansen

om adfærd i trafikken med særlig fokus på vanvidsbilisme så mener vi faktisk at det også drejer sig om den generelle adfærd ned igennem hele fødekæden kan man sige lige fra lastbiloverhalinger

sker på uforsvarlig vis til bilister der ikke kan finde ud af

trafikant nemlig fodgængeren så der er et adfærdsmønster som jeg synes er interessant

justitsministerens betragtninger om men det er klart at der hvor de store skader sker der hvor dødsfaldene sker de alvorlige ulykker

af narko eller spiritus og

en rigtig god debat vi har lidt hængepartier som jeg gerne

det er blevet lidt sent på dagen

hvad ministeren har tænkt sig at gøre på det her område fremadrettet

jeg som justitsminister kan oplyse om danskernes adfærd i trafikken

ønsker oplyst hvilke initiativer regeringen

heldigvis er det sådan

i antallet af personer der bliver dræbt eller kvæstet i trafikken

disse tal i to tusind og ti oplevede vi et historisk lavt antal trafikdræbte nemlig to hundrede og fem og halvtreds og selv om der på nuværende tidspunkt kun er foreløbige tal for to tusind og elleve

svært at give en helt præcis

forklaring på den positive udvikling for der er naturligvis mange faktorer der spiller ind det tror jeg vi alle sammen ved men de faldende ulykkestal afspejler efter min opfattelse helt overordnet set at de fleste danskere jo heldigvis kører pænt og forsvarligt i trafikken desværre er det dog ikke alle trafikanter der tager deres ansvar alvorligt som

også var inde på og det bringer mig så videre til de såkaldte vanvidsbilister som dansk

ønsker en drøftelse af der findes ikke nogen egentlig definition af vanvidsbilister

eller hensynsløs kørsel den form for adfærd er

selvfølgelig klart uacceptabel

er der som bekendt foretaget en hel række skærpelser på området folketinget vedtog enstemmigt i juni to tusind og ti en række ændringer af færdselsloven og straffeloven ændringerne indebar blandt andet en betydelig strafskærpelse for særlig hensynsløs kørsel der blev også gennemført betydelige

for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse begået i forbindelse med særlig hensynsløs kørsel spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer ud over de strafskærpelser som altså trådte

den første juli

så indebar lovændringen blandt andet også at færdselslovens ordning om obligatorisk konfiskation af køretøjer blev skærpet med virkning fra den første oktober to tusind og ti der blev også indført mulighed for ubetinget frakendelse af førerretten ved ved meget høje hastigheder

to tusind og elleve elleve vedtog et bredt flertal i folketinget en række yderligere ændringer af færdselsloven med henblik på at forbedre færdselssikkerheden lovændringen er netop trådt i kraft her den første januar i år og den indebar blandt andet en generel

på færdselsområdet herudover

indebar lovændringen også en skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer

er fremgået af min korte gennemgang her og som vi også drøftede tidligere i et samråd i

fremgået af min gennemgang af de to lovændringer her ja så er der altså

de seneste par år trådt en række skærpelser i kraft som blandt andet er rettet mod

at de seneste skærpelser

endda kun har været i kraft i et par måneder

de lovændringer der allerede er foretaget

om at iværksætte yderligere sanktionsskærpelser på området dermed ikke sagt at der ikke fortsat er behov for at gøre en særlig indsats for at forbedre færdselssikkerheden vi skal naturligvis til stadighed arbejde for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken

tegner to tusind og elleve sig til at blive et historisk år for dansk trafiksikkerhed med det laveste antal

tredive meget tyder på at den positive udvikling også fortsætter her i to tusind og tolv og det er derfor

det mål om højst to hundrede trafikdræbte som færdselssikkerhedskommissionen opstillede i sin handlingsplan fra to tusind og syv men to hundrede mistede liv om året er stadig væk for mange det kan vi alle sammen blive enige om

skal vi også hele tiden bestræbe os på at få tallet endnu længere ned for som vi

hvis ulykkestallene skal endnu længere ned og det skal de ja så kræver det en fælles indsats

skal vi politikere det vil sige regering og folketing naturligvis sørge for

de retlige rammer er i orden herunder at folk der vælger at se stort på færdselsloven bliver mødt med markante sanktioner

der også sket ganske betydelige sanktionsskærpelser de seneste år efter min opfattelse bør fokus på nuværende tidspunkt

ikke være på yderligere strafskærpelser men mere på hvordan vi undgår at blandt andet unge bliver involveret i

indblandes i ulykker jeg ser i øvrigt

nu er gået i gang med at arbejde på en ny handlingsplan færdselssikkerhedskommissionen har jo til opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer der kan nedbringe antallet af trafikulykker færdselssikkerhedskommissionens nuværende handlingsplan

udløber med udgangen af i år og det er forventningen at den afløses af en ny handlingsplan når den nye handlingsplan foreligger

vil jeg naturligvis læse den med interesse det håber jeg

og så synes jeg at der herefter er grundlag for at tage stilling til hvilke initiativer det måtte give anledning til for

yderligere kan nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken herunder eventuelle initiativer i forhold til de såkaldte vanvidsbilister

som jo egentlig bare kan man sige

lang opremsning af hvad vi har gjort

antal dræbte i trafikken og det

men vi skal jo ikke hvile på laurbærrene derfor er det også korrekt at der kommer en ny handlingsplan fra færdselssikkerhedskommissionen så vi forhåbentlig kan få

dræbte og tilskadekomne i trafikken endnu længere

spørger lidt til om ministeren måske havde nogle ambitioner på det her område

men måske mere for at høre om den nye regering havde nogle

både at skærpe lovgivningen og måske

der var nogle der skulle straffes det kan man jo

et lille bud på jeg kunne i gårsdagens

jo selvfølgelig positivt fordi en øget kontrol er en måde at sikre

der begås færre overtrædelser i trafikken i samme avis stod der så også at ni og tyve procent af alle bilister ikke respekterer

godt nok ud over det

så kørsel i narkopåvirket tilstand og spirituskørsel som kombineret med høj fart igen leder mig hen til begrebet vanvidsbilisme der har vi gjort mange ting

folkepartis foranledning fik vi jo sidestillet

det var et kæmpe løft samtidig har vi også en nultolerance inden for narko så vi er meget meget enige langt hen ad vejen om at der er gjort

men

altså også nogle hængepartier når nu jeg læser i avisen at ni og tyve procent af alle bilister

speederen ude på motorvejen når de ser et skilt om at der er vejarbejde og fartbegrænsning

hvorfor gør man ikke noget ved det vi havde jo et forsøg med

stærekasser altså disse fotomaskiner nogle var der apparater i og nogle var der ikke men det lod man så være med at skilte med så de har sikkert haft en god præventiv virkning

en ganske udmærket evaluering der faktisk siger at de her stærekasser var et godt redskab det trækker ikke politimæssige ressourcer men det gør altså at folk slipper foden fra speederen

så landede den ligesom der og så har vi ikke hørt ret meget mere til de her stærekasser

kunne være interessant at få ministerens svar på

justitsministeriet har man skrottet dem eller

i i stæresæsonen eller

dansk folkeparti kunne være interessant

hvorfor varetægtsfængsler vi ikke de her vanvittige mennesker noget mere i stedet for at løfte en pegefinger og så sige at nu kan i bare gå ud ud og køre

der går lige fire seks måneder inden

bliver behandlet ved retten lad os få noget mere straksfrakendelse af førerbevis

stoppe de her mennesker på og er det særlig groft hvor man har været ude at slå nogle ihjel i trafikken så mener vi altså at

bør varetægtsfængsles så laver man i hvert fald ingen ulykker i den tid man

vi kunne også godt tænke os at strafferammerne blev udnyttet bedre

hensigtserklæringer om at nu skulle domstolene tage sig sammen og

at hejse overliggeren lidt i forhold til at

at en år og fire måneders fængsel

at bruge en bil som mordvåben og slå et andet menneske ihjel måske lige var i underkanten

det gør dog ikke skade på nogen mennesker i hvert fald ikke fysisk det kan

men der er stadig væk alt for mange milde domme inden for det her

har vi jo et hængeparti i forhold til alkolåse nu

også at fru anne baastrup hører efter for hun er en meget varm fortaler for alkolåse

se i pressen men der har vi jo faktisk også et hængeparti

den sjette juni to tusind og ti

hen ikke kunnet finde ud af at få implementeret endnu til trods for at man har det med stor succes i

som vi besluttede vi skulle installere i spritbilisters

biler så de ikke rendte og lavede lavede numre endelig og

formanden har rejst sig vil vi gerne slå på at vi skal have mere oplysning vi skal have sat nogle penge af så vi får nogle oplysningskampagner

færdes derude på betryggende vis

for bilister og så videre

trafikanter i trafikken det er et mål

og sanktioner mod vanvidsbilisme og overtrædelser af færdselsloven generelt med en halvering af trafikdræbte til følge folketinget understreger samtidig at det er vigtigt til stadighed at sikre en effektiv politikontrol

og spirituspåvirkede bilister for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken yderligere der bør være en særlig fokus på såkaldt vanvidsbilisme folketinget noterer sig at færdselssikkerhedskommissionen er i gang med at udarbejde en ny handlingsplan der skal gælde fra to tusind og tretten folketinget opfordrer regeringen til at prioritere forebyggende kampagner over for alle trafikanter det være sig fodgængere cyklister og bilister for at fremme en bedre adfærd og en bedre færdselssikkerhed generelt samtidig med at sanktionerne mod

dansk folkeparti for at have rejst debatten her i dag

at få nedbragt antallet af dræbte og antallet af kvæstede i

sidste ti år haft ganske stor succes med at halvere antallet af dræbte

halveret antallet af kvæstede fra cirka titusind til fem tusind og antallet af dræbte fra knap fem hundrede til de to hundrede og en og tyve som

meget tyder på vi når for to tusind

også har haft nogle endnu lavere tal her de første tre fire måneder uagtet det ikke har været snevejr så selv om det

ikke har været snevejr er tallene stadig væk faldende her i starten af to tusind og tolv de er selvfølgelig ikke verificeret endnu men men det

går meget pænt i retning mod nul

taget de initiativer som justitsministeren har nævnt

jeg vil i hvert fald også anerkende justitsministerens store arbejde da justitsministeren var medlem af færdselssikkerhedskommissionen og

jeg kigger ud over de tilstedeværende

folk der er medlem af færdselssikkerhedskommissionen og der kan jeg jo sige

håndslag på at vi her efter sommerferien tager fat på i færdselssikkerhedskommissionen

til opfølgning på lige netop det arbejde der

i vores undergruppe opfølgningsgruppen

jan johansen har taget godt imod

tegner rigtig lovende hvis vi skal kigge tilbage på de succeser der har været

er sådan lidt barske midler vi har taget i brug

ved hundrede procent hastighedsoverskridelse det er nultolerance på

i forhold til det såkaldte bevisalkometer

direkte få udlæst og udskrevet promillen med det samme der har vi nok et hængeparti

men det er også fælles gods vi skal have

er jo i dag lige netop kan varetægtsfængsle vi udvidede jo strafferammen for spirituskørsel til

og det betyder så kan varetægtsfængsle i spiritussager

med det samme og det ser jeg heldigvis også sker det er ikke så lang tid siden at selv en ung pige på atten til nitten år der havde beruset sig og kørt

der bliver gjort noget i den retning vi har måske brug for lige at se hvor meget der bliver gjort og måske

om det er ensartet i alle politikredse så der er noget opfølgningsarbejde på det her

og jeg ser frem til et rigtig

det her er noget vi alle sammen vil

jeg tror at rapporten blev oversendt til justitsministeriet for

en halv år siden men men jeg vil ikke pege fingre for nuværende fordi det ikke

det har kørt langsommere under den ene regering end under den anden

med over og leder efter efter de her stærekasser der er der er et eller andet sted

to en halv år siden der mangler stadig væk noget bekendtgørelsesarbejde og der må jeg sådan lidt sarkastisk sige at det er mærkeligt at alt det

ikke kan lade sig gøre i danmark jeg ved ikke om der måske ligger en overdrivelse i hvad det er der kan lade sig gøre i sverige altså

at vi måske tror at noget kan lade sig gøre som så ikke kan lade sig gøre

fælles langsommelighed fra den tidligere regerings og

her synes jeg vi skal mødes på midten og så se fremad og få de ting gravet frem frem for at pege fingre ad hinanden

vi behandler i aften og det fortjener virkelig en

også fremadrettet

justitsministeren allerede har nævnt

er der jo en positiv udvikling i antallet af personer der bliver dræbt eller kvæstet i trafikken for det går

det betyder jo at vi samlet set har knækket kurven

bemærke at socialdemokraterne fortsat har fokus på at få

dødsfald finder sted i trafikken og et dødsfald i trafikken er et dødsfald for meget selv om langt de fleste danskere kører forsvarligt i trafikken

er der beklageligvis en mindre gruppe af personer som kan finde på at udnytte de danske landeveje til hasarderet kørsel desværre får det her et meget tragisk udfald også for andre end føreren selv det betyder jo at der er pårørende der bliver berørt af denne

men også for sine omgivelser

medtrafikanter fodgængere cyklister og alle andre man måtte møde i sin færden på de danske veje det er også folk der står og skal udføre et stykke arbejde på de danske veje og vedligeholde disse det er og

bliver et kæmpe ansvar at sætte sig bag rattet på en maskine der på et splitsekund kan ramme flere familier med død og ulykke

desværre fortsat alt for ofte at vi ser uskyldige familier der ødelægges på grund af en fører der groft tilsidesætter hensynet til sine medmennesker i trafikken

en fører af et motorkøretøj ikke forstår det ansvar man har i trafikken eller måske endnu værre ikke tager det her ansvar alvorligt nogle gange sker det

vilje selv om man måske er bekendt med konsekvenserne løber den risiko

mennesker alvorligt hvis de ting findes må samfundet reagere konsekvent en sådan adfærd er uacceptabel socialdemokraterne støtter en fortsat hård kurs for at ændre det adfærdsmønster vi støtter en hård kurs over for de såkaldte vanvidsbilister og derfor

skærpelser rettet mod bilister med hang til hasarderet kørsel påvirket eller ej men endnu har vi altså til gode at se den fulde effekt af alle disse skærpelser som justitsministeren også var inde på og det skyldes ikke mindst at den del af lovændringerne først lige er trådt i kraft

været i kraft i nogle få måneder i vores fortsatte arbejde for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken

er det afgørende at vi handler på et solidt grundlag så vi på bedst mulig vis

forebygget mod og straffet

uacceptabel adfærd i trafikken socialdemokraterne afventer den nye handlingsplan fra færdselssikkerhedskommissionen og vi forventer at kommissionens arbejde vil munde ud i nogle anbefalinger til færdselssikkerhedsmæssige initiativer der kan nedbringe antallet af trafikulykker yderligere socialdemokraterne tror på en forebyggende indsats vi tror på at man både

ved hjælp af kampagner undervisning og ændring af køreuddannelsen

gøre en forskel vi håber også på at færdselssikkerhedskommissionen netop har overvejet de her ting vi forventer at rapporten indeholder forslag i stil med det men vi afventer handlingsplanen og vi glæder os til det og

sammen med de øvrige partier i folketinget vil vi arbejde for at ændre dette uacceptable adfærdsmønster i trafikken

enhedslisten og socialdemokraterne

folketinget understreger samtidig at det er vigtigt til stadighed at arbejde for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken folketinget noterer sig at færdselssikkerhedskommissionen er i gang med at udarbejde en ny handlingsplan der skal gælde fra to tusind og tretten folketinget noterer sig endvidere at regeringen i lyset af færdselssikkerhedskommissionens kommende handlingsplan vil tage stilling til hvilke initiativer

for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken herunder eventuelle initiativer i forhold til

være med til selve kampagnedelen det store spørgsmål er jo så

jeg er meget bevidst om at der kommer en handlingsplan gælde for to tusind og tretten

to tusind og tretten skulle vi jo ikke gerne have

i trafikken var stigende i den periode

og først derefter når vi ligesom har læst det og taget stilling til

den finansiering som i givet fald skal anvendes

man holder skåltaler og er enig i at en dræbt er en for mange det er vi

dybt hver gang vi ser de her ulykker

alene i østjyllands politikreds skulle man det kommende år spare elleve million kroner

eller en øget indsats i forhold til vanvidsbilisme

at politiet faktisk har fået tildelt ressourcer til at

med hensyn til at skulle afsætte økonomiske midler for at

få nedbragt antallet af trafikdræbte

tage de nødvendige initiativer for at kunne få understøttet

rejse denne debat

radikale venstre er imod vanvidsbilisme andet ville nok være lidt besynderligt og vil gerne kvittere for

ministerens tale vi bakker om de nuværende tiltag ligesom jeg også kunne fornemme på herre kim christiansen

vi glæder os rigtig meget over den udvikling vi har haft

i forhold til antallet af dræbte i trafikken når det så er sagt

at hver eneste dræbte i trafikken er en for mange

vil jeg meddele at vi glæder os rigtig meget til samarbejdet

i folketinget arbejder seriøst

opnå en halvering af antallet af trafikdræbte fra to tusind og ti til

mette reissmann netop har fremsat tak for

få halveret antallet af

at vi har en overvejelse om stedet for at gå ned fra

bilister og andre overholdt alle regler så ville vi kunne få antallet af dræbte

halvtreds og hvis vi så skruede det lidt op lavede lidt ekstra kontrol

derved ville vi jo også kunne opnå at antallet af folk der

falde drastisk så vi har mulighederne for det det handler bare om at alle gør det som vi i lovgivningen har fastsat nemlig overholder reglerne lader være med for hurtigt

være med at køre med medicin narko eller andet

er ordentlig indrettet der er en lang række små bitte ting der gør at vi kan komme ned

at herre kim christiansen tager debatten

helt almindelige dagligdags for hurtige køren

den manglende opmærksomhed når man drejer svingulykker hedder det og alle de dér småting der gør at folk dør i trafikken så det er de samlede småting der gør at vi kan undgå

i trafikken og det er børn det er unge

en uendelighed men det er de små skridt de små bitte bitte ting som gør at vi rent faktisk kan forhindre

vi skal opnå så kan vi godt huje og svinge med nogle store faner men det vigtigste er det daglige systematiske arbejde der forhindrer at børn

til skole at fodgængere

slået ihjel fordi der er en uopmærksom

bilist og så videre det er de små ting og så skal vi nok gå efter vanvidsbilisterne også men det er de små ting der dagligt

forhåbentlig om fem seks år

hundrede og syv og tyve muligvis med pil nedad

det er på foranledning af det som

at vi havde det første møde i færdselssikkerhedskommissionen i går

føler jeg en vældig trang til at rose

briefer os og som har udgivet en årsrapport om dødsulykker i to tusind og ti

lige netop går ind og

det er rigtig konstruktivt i den kan man jo blandt andet også læse at

instrument som vi kan arbejde videre med

også de her vanvidsbilister og der skal vi jo passe på når vi lovgiver

rammer alle bredt det er opdagelsesrisikoen

betyder så voldsomt meget for de der konkrete trafikulykker der sker

men også være opmærksomme på at undskyld mig udtrykket uopmærksomhed i trafikken rent faktisk også betyder rigtig rigtig meget så det er et fælles projekt vi har og det ved jeg også at herre kim christiansen er enig med mig i det er et fælles projekt at vi skal have nedbragt antallet af

trafikken og at vi skal have nedbragt antallet af mennesker der på den ene

folk side og tale i mobiltelefon og

når man ser folk drikke kaffe og alt muligt andet hvem husker ikke det gamle indslag med lastbilchaufføren der sad og slog på tromme med benene oppe

med det tredobbelte for folk der taler i håndholdt mobiltelefon og

må klippet i kørekortet være det næste det

at man direkte arrangerer hvad man skal sidde og lave for at være uopmærksom så her har vi også

koncentrerer sig om at køre og ikke

ikke have at børn kommer til skade i trafikken fordi

vi være enige om at det er tragisk hver gang der er nogen der bliver dræbt i trafikken

om at vejene skal være ordentligt indrettet vil jeg må vi se hvis ikke det hele går til kollektiv trafik kan vi selvfølgelig også løse

problemer jeg

nævnte også andet end vanvidsbilisme

her på de københavnske veje

cykelhjelm havde på

høj musik i den debat har vi også haft

fjerner det her uvæsen for det er jo lige så meget her at folk kommer slemt til skade og desværre

vis aldersgruppe af unge

det er de ikke og det der selvfølgelig er vigtigt for os når folkeskolen overlader de unge til ungdomsuddannelserne er

bevidstheden om at det der med at cykle på tværs af trafikken og over for rødt

det er det lange seje træk der skal vi jo så også huske

det hele virker men så kommer der en ny generation af unge

vi hele tiden nødt til at køre nogle moderne effektive kampagner over for lige præcis den ungdomsgruppe

og andet at lave nogle interessante film eller hvad ved jeg og prøve på at være der hvor de unge er således at vi også kan få fat i den målgruppe

det tidspunkt meldte den daværende justitsminister tilbage

ikke være et problem at lave den bekendtgørelse det er dårligt politisk håndværk hvis vi ikke er i stand til at effektuere

den vedtagelse af lovgivningen som førte til at den

en bekendtgørelse at vi skulle have alkolåse for folk

skal overholdes og jeg ved også at den nuværende justitsminister arbejder ihærdigt på

rent faktisk arbejder på at gennemføre det her ganske hurtigt at han vil sidde i mange år

kim christiansen har fremført at det er et hængeparti og

det begynder at ligne smøl men ellers vil jeg

hvem er ikke imod vanvidsbilisme

er defineret som særlig hensynsløs kørsel og det er jo da en udmærket

definition hvem vil ikke gøre noget ved

hvem vil ikke gøre noget ved fartovertrædelser hvem vil ikke gøre noget ved uopmærksomhed det vil vi jo alle sammen og jeg kan også høre at

fælles gods jeg var også til møde i færdselssikkerhedskommissionen i går og det var så første gang jeg optrådte

jeg kunne konstatere at der gøres rigtig mange tiltag og

med med mange løsninger mange gode løsninger og

er en rigtig positiv udvikling

jeg kunne konstatere at der jo arbejdes

og jeg konstaterer også at man snakker lidt om det i forbindelse med vejarbejde man

nogle yderligere tiltag i i retning af at nedsætte

med information om nogle af de sammenhænge der er

har jeg været inde på og jeg forventer naturligvis at

når jeg sammenligner de to forslag til vedtagelse med hinanden

de afviger voldsomt meget fra hinanden og derfor kan man

stille sig selv det spørgsmål

lidt er et slag i luften og et forsøg på ligesom at markere sig på den ene eller den anden led man kunne også

retorisk hvad havde man egentlig forventet regeringen arbejder jo i bund og grund med

man skal holde fast i i er den effekt der er

flere ordførere og det glæder jeg mig over fordi enhedslisten rent faktisk har

beslutningsforslag på dagsordenen

hvor vi netop sætter fokus på

man har bemærket medforslagsstillere på

og de radikale så det holder vi os til i

det er jo egentlig ikke skærpede sanktioner ved vejarbejde der i første omgang tæller det er egentlig bare det at

i det er det der er problemet og det er derfor vi mangler mobile stærekasser ved vejarbejde der

der skal jo arbejdes

en mobil stærekasse ved de vejarbejder

tror jeg at det her stille og roligt døde ud altså

vi siger at nu sætter vi bødestraffen tre gange op men men vi gør ikke mere for at

de mobile stærekasser sat op således at man

plus andre tiltag der kunne gøres af teknisk karakter i forbindelse med

principielle og det praktiske så er der lidt

jeg synes sådan set at det var en ganske udmærket redegørelse som justitsministeren kom med

jo ikke nogen der ønsker at der er folk der skal blive dræbt i trafikken det må vi jo alle sammen beklage når det sker jeg håber dog at man vil være opmærksom på når nu færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan kommer at man ikke bare lader det blive en undskyldning for at starte

kunne begrænse antallet af dræbte i trafikken jeg nævner i al uskyldighed at der jo faktisk er

færre dræbte på de danske motorveje efter

på visse strækninger det kunne jo være at man kunne eksperimentere med variabel hastighed og højere hastighed visse steder for at se om det havde en effekt man kunne også overveje at legalisere ting som i dag er

og som politiets ressourcer dermed kunne blive

med vejarbejde som har været noget oppe i diskussionen at se på hvordan man kan få en mere

effektiv og måske interaktiv skiltning der sørger for at slukke for vejarbejdsskilte når der ikke længere er vejarbejde og måske også har andre hastigheder når det er sådan at der ikke er vejarbejdere på arbejde altså i det hele taget at have fartbegrænsninger der gør at folk har en fornemmelse af at

vil folk også være mere villige til at følge reglerne med dette sagt vil jeg sige

venstre sf og enhedslisten men at vi altså forbeholder os vores frie ret til at forholde os til de enkelte forslag

er vigtigt at vi med jævne mellemrum gør status og diskuterer hvor langt

redegørelse som jo opsummerede at der på det her område allerede er

det skal straffes hårdt og konsekvent selvfølgelig skal

politiet i en række situationer

konfiskation er jo et utrolig effektivt værktøj

når først bilen forsvinder så er der ikke rigtig noget at køre i og det koster jo trods alt noget at skulle

kurser alkohol og trafikkurser

lave lidt opdragelse eller måske lidt genopdragelse af dem som har været ude at køre spritkørsel

jeg har så overvejet om det måske kommer for sent i forløbet

man har et alkoholproblem så kan man lige så godt komme på det her at kursus med det samme

godt komme i gang med det samme så man får styr på de problemer inden man på et

er blevet halveret de sidste ti år under den borgerlige regering med god hjælp fra et bredt flertal i folketinget

en rigtig god konsensus på tværs af folketingets partier om

noget vi tager meget alvorligt og det gør vi jo selvfølgelig ikke mindst fordi det jo vedrører os alle sammen det er fortsat et

problem med vanvidsbilister der er stadig væk for mange der kører fuldstændig vanvittigt i trafikken

dræbte og kvæstede stadig væk det er godt at

er enige om at have nogle gode ambitioner om at få tallene endnu længere ned

men vanvidsbilisme er jo ikke kun et spørgsmål om

meget andet i trafikken nemlig den enorme utryghed

derfor er vanvidsbilisme ikke kun de konkrete uheld men

en enorm utryghed i i trafikken i virkeligheden derfor er det vigtigt at vi fortsat er

at vanvidsbilister skal straffes hårdt og konsekvent men det er også vigtigt at vi fokuserer på forebyggelse

den forebyggende indsats er jo blandt andet de målrettede kampagner fra rådet for sikker trafik som jo er blevet utrolig dygtig til

det er det der skal til det er lidt sværere det er lidt dyrere og det kræver nogle flere ressourcer at gøre det men til gengæld rammer man meget meget specifikt lige præcis dem

det der så mangler på nuværende tidspunkt er jo

at få gennemført noget af det som folketinget har vedtaget blandt andet

stærekasserne altså den automatiske trafikkontrol

både af hensyn til dem der er ved vejarbejdet men også alle

vigtigt at man kører ordentligt og forsvarligt

lægger også gerne et stort pres på ministeren i forhold til at fortsætte bestræbelserne på at realisere det som folketinget har vedtaget og det vi også er enige om at finansiere nemlig at vi får automatisk trafikkontrol derude

politiet kan ikke mandskabsmæssigt selv løfte hele den opgave og derfor er vi nødt til at bruge teknologien ikke mindst fordi vi ved at når

står derude falder gennemsnitsfarten og det betyder at der bliver færre uheld og så bliver der færre dræbte og hårdt kvæstede vi mangler også at få ordningen med alkolås

håber at ministeren vil gøre en indsats for at

de teknologiske muligheder der gør at vi kan få gennemført de her ting

om vi måske i forhold til de særlig fartglade skulle indføre en ordning om fartbegrænser lige så vel som vi lægger alkolås i køretøjer til dem der ikke kan finde ud

være interessant at diskutere om man skulle pålægge nogle at de

en fartbegrænser i deres køretøj det kunne være at det var det

at det der måske også kunne være af rigtig god gavn

at køre bil men de kan ikke vurdere situationerne de kommer i

udmærkede idé der kom fra

man kun må køre bil med stærkt korrigerende briller eller hvad

til at stå på kørekortet at man kun må køre bil med alkolås når man

de personer der overtræder færdselsloven i stedet for at

lavede de brede kampagner der var målrettet til os alle sammen det var det der i starten var nødvendigt men efterhånden som det

der laver skaderne og ulykkerne og kører hasarderet derude

flere og flere der kører pænt og ordentligt så bliver det også nødvendigt at snævre det ind og fokusere indsatsen på lige præcis dem der udgør problemet og det skal vi

gøre i forhold til den forebyggende indsats

lidt sværere for det er lidt sværere at finde dem men

til de to ærede repræsentanter for henholdsvis færdselssikkerhedskommissionen og rådet for sikker trafik som jo

bestemt har været med til at bringe det rette perspektiv ind i debatten det er jo rigtigt som flere har understreget

er det en fælles bred indsats der skal til og derfor synes

at der er nogen grund til at der er nogen der forsøger at tage patent på de initiativer der er iværksat

herre kim christiansen at de her

meget brede flertal nogle af dem i enstemmighed

i det arbejde som blandt andet har fundet sted i

hvem der har ansvaret for hvad det er brede flertal der står bag det hvad har regeringen så tænkt sig at gøre

jeg måske i al respekt for det arbejde der er lavet at

om der er behov for nye initiativer

den rigtige måde at gøre det på det betyder jo som jeg sagde i min tale imidlertid ikke at der ikke er behov for at se på hvad man

som vi har hørt færdselssikkerhedskommissionen er nu i gang og der kan ske en række ting

det er rigtigst at afvente spørgsmålene og især at afvente handlingsplanen fra

jo projekter der ligger fra den tidligere regering men vi tager alle byrder

gælder det faktum at der

meget komplekse systemer og projekter og jeg har det bare sådan

jeg siddet herinde så længe og set så mange projekter

er det det der er indstillingen

også her er der jo en hel række spørgsmål som skal afklares

det seneste i retsudvalget da

og som sagt synes jeg at det er rigtigst at se på hvilken effekt de har jeg tror på at når man vedtager lovgivning i folketinget

kommer med en ny rigtig god handleplan og så kan vi

vi få en ny diskussion om emnet efterfølgende jeg vil

meget vigtigt at vi

vi har fået nedbragt antallet af døde og tilskadekomne i trafikken

fortsætter så at sige skulder ved skulder for at få de her tal

at afsættet skal være det rette sted og det kunne være i færdselssikkerhedskommissionens handleplan regeringen har skrevet en hel del om det

at når vi på torsdag kommer til at stemme om vedtagelse så kommer regeringspartiernes forslag til vedtagelse først til afstemning og der

til vedtagelse hvor man netop anerkender den fælles indsats vi har

og samtidig lige pointere at det altså ikke er fordi

de er jo ret ens vi har bare så meget politisk realisme

det er to gode forslag og da vi gerne vil med på dem begge to men

så vælger vi at stemme for

fra justitsministeren men det skal absolut ikke ses

gået lidt lang tid under den tidligere regering med de her stærekasser og alkolåse det glæder mig egentlig at ministeren

måske en lille smule

må jeg lige sige til ministeren at samtidig med at ministeren

kæmpe garanti for at det kommer til at gå hurtigt

og det vil jeg så bakke op om og

kommer vi efter ministeren det

til sidst understrege at

vidste jo hvor de stod altså man skulle være ualmindelig uintelligent hvis man

således at vi netop kan få dem ud til de vejarbejder som jo flytter sig og er mobile

karsten nonbos logik med at rose

har det bedst med

for i forvejen det kan da godt komme til at konflikte en lille smule med venstres holdninger i andre debatter men det bliver spændende at følge den der nye logik som som venstre

var for tyndt vi vil gerne fortsat sikre at der sker stramninger

for det her felt og det har vi med i vores vedtagelse derfor

sige tak for en god debat tak for ministerens svar vi kom lidt tættere på vi fik ikke nogen nagelfaste garantier og ingen datoer men

at det nu går stærkt med den nye minister og ellers vil vi være nogle der i hvert fald nok skal forstå

herre tom behnke jeg synes måske det var en lille smule

det den her forespørgselsdebat drejede sig om det var jo ikke at vi skulle stå og bekræfte hinanden i at vi havde vedtaget en lov enstemmigt og derfor har et fælles ansvar det ved vi

konstruktive forslag til hvad man fremadrettet kunne gøre

fartbegrænsning og bedre undervisning

men endnu en gang tak for en god debat som altid er vigtig

holde hinanden op på at

er forhandlingen sluttet afstemning om de fremsatte forslag vil vil som nævnt

henviser til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside